udlændinge og integrationsministeren lovforslag nummer

karina adsbøl og per larsen forespørgsel nummer

michael aastrup jensen søren espersen pia olsen dyhr eva flyvholm naser khader rasmus nordqvist peter seier christensen

torsten gejl har søgt om orlov fra den toogtyvende oktober to tusind og nitten og

har alle søgt om orlov fra den tredivete oktober to tusind og nitten og alle medlemmers orlov er jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra a

det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderne indkaldes som midlertidige medlemmer det er

at anden stedfortræder for dansk folkeparti i fyns storkreds carsten kudsk godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den tredivete oktober to tusind og nitten i anledning af jens henrik thulesen dahls orlov det bemærkes at første stedfortræder har meddelt at hun ikke ønsker at indtræde under denne orlov

to tusind og nitten i anledning af marie krarups orlov

balder mørk andersen godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den tredivete oktober

da det ikke er tilfældet

gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets

på et højere niveau hvis det store oppositionsparti havde fremlagt en egentlig økonomisk politik som vi kunne debattere men lad os nu holde os fra det polemiske og gå direkte til det til det saglige socialdemokratiet og regeringens

hedder velfærd først tryghed tillid og en grøn fremtid

budskab vi sætter velfærden først den niogtyvende november to tusind og seksten skrev politiken historien om at klinikchefen på rigshospitalets fødeafdeling overlæge morten hedegaard havde sagt op i protest over forholdene på fødegangen i fjorten år havde klinikchefen på rigshospitalet haft det formentlig mest

kvaliteten eller som morten hedegaard selv sagde

det har været hårdt når man har haft en produktionsvirksomhed og siger

skal gøre det to procent billigere så vil mange forsøge at stramme sig an så de første år kan det lade sig gøre men når ens idekatalog over besparelser er ved at være brugt så bliver det i tiltagende grad uladsiggørligt historien om klinikchefens afgang førte til en national debat om vores

at den tidligere regering lagde kursen om velfærden forblev underfinansieret og derfor begrænsede udfordringerne i den offentlige velfærdssektor sig heller ikke til sygehusene

selvfølgelig giver meget mere debat når fødselslægen på landets

er det jo i virkeligheden præcis lige så foruroligende når lærer og tillidsrepræsentant birgitte nørgaard på nørre snede skole oplever at besparelserne medfører så markante forringelser at hun siger stop eller når annette lukas som er social og sundhedshjælper igennem næsten fem og tyve år i assens kommune gør det samme af de samme

både regionerne og kommunerne og dermed jo den nære velfærd som vi her taler om det største økonomiske løft i ti år og det største økonomiske løft siden finanskrisen

til finanslov først og fremmest vores velfærdssamfund kommer vi i mål med vores ambitioner for velfærdssamfundet det ærlige svar er nej men vi tager det første vigtige skridt vi løfter sundhedsområdet så det bliver muligt at rekruttere mere sundhedspersonale og ansætte tusind flere sygeplejersker vi afsætter

til sociale indsatser vi annullerer omprioriteringsbidraget på uddannelsesinstitutionerne vi løfter kvaliteten på erhvervsuddannelserne

har en sikker finansiering til vores velfærdssamfund og hertil kan man så lægge den forhandlingsreserve på to

har en ambition om at bruge på velfærden det kunne eksempelvis være på minimumsnormeringer på uddannelse på det grønne område eller på kulturen når regeringen vælger at

at de økonomiske tider kommer alle til gavn for

godt velfærdssamfund end der er mennesker for hvem det sådan gør den allerstørste forskel at

lamborghinien eller bugattien bliver sat lidt ned selv om netop det stod højt på den tidligere erhvervsministers ønskeseddel

men som statsministeren også sagde i sin åbningstale slår tilliden revner trygheden favner ikke alle

en undskyldning for at undlade at kigge derhen hvor alt ikke er

ikke at vi skal tale mindre om

eller sågar bombesprængninger bliver hverdag vi vil ikke acceptere at

i danmark findes områder hvor dagsordenen sættes af kriminelle og ikke af myndighederne

at vi styrker politiet regeringen afsætter en

milliard kroner til politiet næste år det er to hundrede million kroner mere

den midlertidige grænsekontrol det betyder at vi kan fastholde indsatsen mod terror og det betyder at vi til næste år kan optage en hundrede og halvtreds flere politistuderende trygheden skal gælde for alle alle steder og i hele landet

opnår vi så det med finansloven det ærlige svar er nej men vi kommer tættere på vi tager det første vigtige skridt

valgets tale var grøn den grønne dagsorden er nu faktisk så stærk at selv det store oppositionsparti som for få år siden i regeringen ville aflyse ideen om en fyrre procentsreduktion af danske drivhusgasser og som også indledte sidste regeringsperiode med at skære kraftigt i energiforskningen nu melder sig klar med opbakning til at reducere udledningen med halvfjerds procent i tredive jeg skal undlade at ironisere mere over venstres kovending for det er jo i virkeligheden sådan at de klimaforandringer som vi skal imødegå er alt for vigtige til skyttegravskrig

for også en prioritet at vi nu som det første her i efteråret opnår en enighed og gerne en bred enighed jo skulle være en smal sag med de mange grønne

den klimalov som skal ophæve vores historisk ambitiøse udledningsmålsætning til lov derefter indledes forhandlingerne om en egentlig handlingsplan der skal sætte konkrete initiativer i søen så vi kan omsætte klimaloven

til reelle udledningsbegrænsninger

betyder jo selvfølgelig ikke at årets finanslov ikke ligeledes spiller en afgørende rolle i forhold til klimaindsatsen det gør den og sammen med arbejdet med de nye grønne regnemodeller viser udspillet at danmark har fået en ny kassemester en grøn kassemester regeringen afsætter med finanslovsforslaget to milliard kroner til en ny grøn retning

grøn udviklingsbistand

her er det ærlige svar måske ikke så overraskende også nej men vi tager det første vigtige skridt politik handler om at

at gennemføre den tidligere regerings skattelettelser ikke fordi

ikke ville være populært men fordi vi mener at velfærden uddannelserne fællesskabet og det grønne er vigtigere end skattelettelser

sænke skatten på den arbejdsgiverbetalte telefon som den tidligere regering foreslog gør regeringen sig til genstand for kritik

under overskriften vækst i generationer har indledt en massiv lobbyindsats for at slippe billigere i arveafgift end de danskere der ikke arver virksomheder ville aktionærerne blive glade hvis vi satte beløbsgrænsen på aktiesparekontoen op og dermed lettede skatten for aktionærer

stærkere danmark bliver stærkere når vi styrker vores velfærdssamfund danmark bliver stærkere når vi styrker danske virksomheder når vi gør danske virksomheder mere konkurrencedygtige

droppe besparelserne på uddannelse vi skaber danske arbejdspladser når vi investerer i det grønne danmark har som et af de ganske få lande i verden skabt lighed og velstand der findes masser af meget rige lande på kloden der findes også

lande med en udpræget grad

kombinere rigdom med en udpræget grad af lighed men der findes danmark

velfærdsmodel vores samfundsmodel det er i al beskedenhed også derfor at socialdemokratiet altid er gået forrest i arbejdet med at

det er derfor at vi med årets finanslovsforslag prioriterer at styrke velfærdssamfundet det er derfor at vi med årets finanslovsforslag sætter

er de benhårde besparelser på uddannelsesområdet som den tidligere regering stod i spidsen for

betydning for vores evne til at være konkurrencedygtige fordi det er så fuldstændig afgørende for danske virksomheder at de har adgang til uddannet arbejdskraft

som jeg tror kommer til at skabe størst vækst i danmark det at vi dropper det omprioriteringsbidrag derudover kunne man selvfølgelig nævne at

vores historisk ambitiøse grønne målsætninger som en mulighed for at komme

arbejdspladser så jeg kan berolige ordføreren med at

danmark på en kurs hvor vi ikke alene udvikler vores velfærdssamfund men også bliver rigere

er det ikke korrekt at dansk erhvervsliv har kritiseret

forslag der gør danmark rigere jeg havde også selv lejligheden til at deltage i dis årsmøde og der må jeg sige

regering lovede

rigtig mange af de virksomheder som jeg taler med og de virksomheder som blander sig i den offentlige debat er positive i forhold til at vi

dem skal vi have færre af og vi skal bruge flere penge til velfærd så kan man jo spørge

set blive rigere hvis vi skal bruge flere penge

det betyder ikke noget at tømrermesteren bliver nødt til at lukke fordi han ikke kan generationsskifte sit firma det betyder ikke noget at store danske virksomheder med flere hundrede ansatte overvejer om de skal

udlandet når de skal lave deres generationsskifte mener ordføreren ikke at hvis man vil have mere velfærd så bliver man også nødt til at gå på to ben så bliver man nødt til at sige hvor

danmark er et skattefinansieret samfund og hvis vi skal

det her med at der er meget vi skal passe på det er jo et citat som er inspireret af et slogan som jeg ved at ordførerens parti har brugt så der er vel al mulig grund til at rose talen

hvis vi skal skabe ordentlige forhold i vores velfærdssamfund

danske virksomheder som ansætter

betale skat så vi kan finansiere vores velfærdssamfund derfor går regeringens finanslovsforslag også på to ben vi kommer til at opleve en vækstfremgang næste år vi kommer til at opleve at der vil

ledighed næste år og vi sikrer jo med finansloven at vi investerer i uddannelse og i det grønne som to eksempler

i fremtiden har råd til at

familieejede virksomheder det man gør her er jo at man

fondsejede virksomheder altså virksomheder som har mulighed for

virksomheder så har vi heller ikke noget velfærdssamfund i fremtiden derfor må jeg bare sige at det her forslag

etpartiregering med en socialdemokratisk formand

som den tidligere regering gennemførte jeg tror det

at sige at

effekt at vi tilbageruller den

sammen fint men slogans som at gøre danmark stærkere gør det jo ikke alene

sikrer den grønne omstilling og sikrer at vores finanslov faktisk gør en positiv forskel i forhold til

vi vil have flere af jo vi vil jo have flere af de grønne eksperter vi vil styrke den grønne forskning med en helt ny

jo få eksperter med større muskler

sikre at de historisk ambitiøse målsætninger vi har udledningen faktisk kan omsættes til virkelighed og derfor er det min meget klare overbevisning at vi

når det så er sagt er regeringen jo en mindretalsregering

ordføreren og undertegnede jo jævnligt ovre ved den nye grønne kassemester og diskuterer hvordan vi kan tage yderligere initiativer som sikrer at vi kommer

lovede at afskaffe uddannelsesloftet og at finansiere

uddannelsesbesparelser det

for at lægge ud med en ærlighed omkring at

vi har bestemt ikke glemt at uddannelsesloftet skal afskaffes vi har heller ikke glemt at taxameteret til humaniora og og de samfundsfaglige uddannelser

på forhandlingsreserven men jeg bliver også nødt til at være ærlig omkring at at vi skal gøre tingene

men jo også i forhold til de vilkår som vi byder

til hvor mange penge vi skal sætte af i næste års finanslov for at komme hurtigst muligt i mål med minimumsnormeringer som vi har

alle de forældre og børn og pædagoger

de her forældre som har sat husk børnene og minimumsnormeringer på dagsordenen jeg fik en kage

i den velfærd som kommer børnene til gode

kommuneaftalen for næste år løfter den kommunale økonomi for det er jo en af vejene til at sikre bedre normeringer hvis vi skal have en bedre omsorg for vores mindste ude i vores daginstitutioner så skal kommunerne have en ordentlig økonomi og i de år hvor kommunerne har været udsat for for årlige besparelser er det selvfølgelig gået ud over børnene det er derfor vi ønsker

vende den udvikling nu og begynde at investere i velfærd begynde at investere i vores børn så er det

bakker op om målsætningen og vi ser frem til at diskutere

hvor mange penge skal der så sættes af

det så indgående i de her år når jeg ikke kan sige helt specifikt hvor mange penge vi kan

relativt stor forhandlingsreserve

forældre som er bekymrede jeg håber på at vi kan finde en god løsning allerede med den første finanslov det vi har forpligtet os til i forståelsespapiret er jo at vi implementerer minimumsnormeringerne frem mod

og vi havde svært ved at få socialdemokratiet til at forpligte sig

det offentlige forbrug som minumum skulle følge det demografiske træk vi står et andet sted i dag nu mener socialdemokratiet også at

nu er spørgsmålet så hvorfor vi ikke skal gå skridtet videre det synes vi i enhedslisten og sige at væksten i det offentlige forbrug skal følge det fulde demografiske træk eller det som også hedder det

hvis man kun holder sig til det demografiske træk sikrer man at at velstandsniveauet eller serviceniveauet forbliver det samme når der kommer flere unge og ældre men hvis vi for eksempel kun

opretholde niveauet fra nitten halvtredserne i takt med at der kom flere unge og ældre men vi havde stadig væk haft et serviceniveau på niveau med nitten

er det demografiske træk jo ikke nok overhovedet vi skal have det velstandssikrede demografiske træk som sikrer at den offentlige sektor følger

i dækker vi

største problemer med den tidligere regering var jo at hver eneste gang der kom

så ville regeringen kun dække de velfærdsudgifter som knyttede sig til den ene det er jo

det stærkeste billede og den stærkeste forklaring på at velfærdsstaten langsomt

alene at dække det demografiske træk vi skal videre end det det er derfor at hvis man kigger på de samlede økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen regionsaftalen

den service som det offentlige kan tilbyde jo gradvis sakke bagud i forhold til resten af samfundet mit eksempel med med sundhedsvæsenet og nitten halvtredserne illustrerer det tydeligt så mit spørgsmål er egentlig skal vi ikke som det nye neutrale udgangspunkt have det velstandssikrede det fulde demografiske træk

at enhedslisten i forhold til offentlige udgifter har større ambitioner end

løfte velfærden mere fordi vi rent faktisk ønsker at løfte kvaliteten

et økonomisk ansvar vi har også et ansvar for at pengene passer

brænde på bålet og at vi ikke overopheder dansk økonomi og derfor skal der findes en balance og den synes

i

at det hastede med at løse klimaudfordringen og derfor undrer

at der ikke er nogen initiativer til at nedbringe

tage imod flere kvoteflygtninge det harmonerer dårligt med en stram udlændingepolitik at man vil tage imod flere flygtninge

skattestigninger og det harmonerer rigtig dårligt at man

kroner om året for at have en firmatelefon det er jo helt almindelige danskere der har en firmatelefon og jeg undrer mig over hvorfor socialdemokraterne nødvendigt for der er det her kæmpe råderum så de her skattelettelser er ikke nødvendige

jeg er enig med herre rasmus jarlov i at det haster i forhold til at møde de klimaforandringer som jo har et potentiale som kan gøre alle vores andre politiske udfordringer fuldstændig overflødige vi skal løse

vi skal også gøre det på en ordentlig måde

til at sikre at de initiativer vi sætter i værk ikke bare bliver sådan en grøn

skader vores konkurrenceevne men at det faktisk bliver gjort på en ordentlig måde det er derfor vi tager tingene i den rækkefølge vi gør

som skal sikre at de grønne programerklæringer og den meget snak

kan få alle folketingets partier med bag og så derefter tager en bred diskussion af hvilke virkemidler vi kan sætte ind for at nå vores ambition jeg tror det er den seriøse måde

set glad for at ordføreren kritiserer

men vi har også den opfattelse at man skal lade være med at indkræve mere i skat end man har brug for vi har

overtaget en økonomi som er i exceptionel topform et råderum på omkring otte og tyve milliard kroner

uden at man behøver at hæve skatterne

nogle skattestigninger som er fuldstændig unødvendige i

at man sænker provenuet frem mod to

indstilling at de skæve skattelettelser som er givet men som ikke

ikke råd til jeg sagde det jo meget klart i min ordførertale politik handler om

prioritere vi synes det er vigtigere at investere i uddannelse vi synes det er vigtigere at der er midler til den grønne omstilling vi synes det er vigtigere at der er pædagoger til vores små i daginstitutionerne

kan udnævne sig selv til det er jo noget man skal gøre sig fortjent til og jeg skal med glæde være med til at sy en grøn kappe til finansministeren når han bliver en grøn kassemester

her lidt over to milliarder som regeringen siger de har fundet

næste par måneder hvordan man opgør det er det nye eller er det gamle penge den parkerer vi det egner sig ikke lige til det her forum

godt tænke mig at høre om socialdemokratiet er med på at vi egentlig reelt rejser nye penge til den store indsats der skal til nu hvor regeringen jo også

og tredive så skal der jo investeres reelle penge i reel omstilling

for at have lagt

alle os andre i forhold til minimumsnormeringer lige så vel synes jeg der er grund til at rose alternativet for virkelig at have sparket den grønne dagsorden helt op forrest i feltet og sikret at alle partier stort set nu bakker op om at

vi skal lave en ordentlig og forsvarlig grøn omstilling det der så er afgørende er

er jo ikke nok med hensigtserklæringer og programerklæringer vi skal gøre det

har gjort noget vi har jo afsat en forhandlingsreserve på to milliard

i et historisk perspektiv er en stor forhandlingsreserve

penge som vi kan disponere over nu i fællesskab de partier som vil være med til at løse opgaven

at lande en finanslov og der må vi jo starte derudover kommer vi jo til diskussionen

kommer til den svære diskussion i foråret når vi skal kigge på handlemuligheder handleplaner i forhold til at nedbringe udledningen men jo også kigge på finansieringen af de her handleplaner og den diskussion glæder jeg mig til at tage med folketingets

og insinuerede at arvinger af virksomhedsejere prøver at slippe

end andre arvinger

kunne ordføreren ikke bekræfte at arvinger

virksomheder er fuldstændig ligestillede med arvinger af lønmodtagere hvis de ønsker

hvad det offentlige forbrug er i det

gode tider bedre for alle altså socialdemokratiets økonomiske

virker i danmark virksomhederne er rygraden i vores samfund det er virksomhederne som

via ansættelser sikrer at vi har skatteindtægter til at finansiere

nævnt i min tale at vi både har en udpræget grad af lighed

så der kommer ikke til at være nogen udskamning af danske virksomheder fra den her talerstol

er det jo meget klart sådan og det har de økonomiske vismænd jo også bekræftet at der er en skævvridning i vores arvebeskatning når man tager arveafgiften og sætter den kraftigt ned for virksomhedsarvinger og lader den være på de oprindelige femten procent for mennesker som arver andre ting det betyder at man begynder

spekulere i hvordan man skal videregive sin arv og det er ikke godt for økonomien

lade være med at stå og insinuere at de prøver på at ville være bedre stillet end andre

jo ikke på det med det offentlige forbrug

mig over at man kan fremlægge en økonomisk plan kort før valget som har

og så

ikke bare være ærlige over for vælgerne inden valget

det rigtigt at vi med finanslovsforslaget sigter efter i det offentlige forbrug på en procent til næste år det er nødvendigt hvis vi skal genoprette den velfærdsstat som har haft det dårligt som en konsekvens af de borgerliges besparelser i forhold til

efter den borgerlige regering indførte en skattelettelse til mennesker som arver virksomheder

unge mennesker hvor socialdemokraterne sagde at de ville meget mere på klimaområdet

blå partier ville nu kommer så den første finanslov hvor man kan se hvor mange penge

sat af til det og af det råderum på over to milliard

elbiler med det er en procent af det råderum man har til rådighed ni og halvfems procent af råderummet bliver brugt på noget andet end klimapolitik hvordan er det i overensstemmelse med det forhold at finansloven hedder velfærd først tryghed tillid og en grøn fremtid

det i overensstemmelse med socialdemokraternes påstande i valgkampen om at socialdemokraterne ville meget mere

ganske mange borgerlige partier som har rykket sig i forhold til udledningsambitionen

vel imod men vi skal selvfølgelig også holde

handlinger når der nu snart skal diskuteres en klimalov

en handleplan så lad os

udskyde diskussionen om hvem der er mest grøn til vi har set hvem der rent faktisk leverer jeg og socialdemokratiet vil gå ind

ro der er funderet i historiske resultater på det grønne område i forhold til elbiler

regering at vi skal have mange flere af dem

jeg synes det er relevant at diskutere finanslovens indhold på klimaområdet nu hvor vi diskuterer finansloven man afsætter tredive million kroner til at forlænge en afgiftsfritagelse for elbilers ladning af el

registreringsafgiften på elbilerne vel vidende at det vil føre til at der er færre der har lyst til at

de millioner som socialdemokratiet i finansloven

den grønne omstilling bliver neutraliseret og gjort til skamme af de millioner som socialdemokratiet opkræver ekstra i registreringsafgift på elbiler

på den udfordring der er i forhold til afgifter på elbiler

fossile biler og elbiler der nogle meget

på vi skal få indrettet et afgiftssystem som er på en sådan måde at vi både sikrer finansiering af velfærdssamfundet og sikrer at vi rent faktisk får omstillet vores bilpark i en grøn retning

kan få nogle ekstra hænder til at

få skabt flere arbejdspladser man må give ordføreren helt ret i at der er meget man ikke når at komme i mål med på det første finanslovsforslag

nu nævnte ordføreren at man havde været krystalklare i alle sine prioriteringer til danskerne forud for valgkampen og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge ordføreren hvad var det største enkeltstående finansieringsbidrag i den økonomiske plan som socialdemokratiet lagde frem midt under valgkampen og hvad skulle det finansieringsbidrag konkret levere i år to tusind og tyve

socialdemokratiske politik det er jo sådan at vi har fremlagt en række klare prioriteringer prioriteringer som handler om at vi ikke mener at der er råd til velfærd hvis vi samtidig gennemfører de skæve skattelettelser som

residerede over da fru sophie løhde var minister når vi ikke gennemfører de skattelettelser gør vi det med åbne øjne

del i skattelettelserne men vi gør det med åbne øjne fordi vi ønsker

finansiere et velfærdssamfund et velfærdssamfund som kan passe godt og som kan passe godt på vores ældre men også et velfærdssamfund hvor vi dropper de uddannelsesbesparelser som var gift for dansk erhvervsliv vi dropper det omprioriteringsbidrag på uddannelser som betød årlige besparelser og som erhvervslivet i den grad var kede af

i den såkaldte økonomiske plan som socialdemokratiet præsenterede for danskerne under valgkampen

at stå ved at man lovede at finde tre milliard kroner på at spare på konsulenter det er lige præcis blevet til nul kroner nul kroner i regeringens finanslovsforslag hvorfor er det at man ikke har fundet en eneste besparelse på konsulentudgifter når man lovede danskerne at man fra den ene dag til den anden kunne finde tre milliard

ønsker at man skal bruge færre penge på konsulenter så vi kan bruge flere penge på velfærd

i finansloven og så bruge pengene før vi havde en god plan for hvordan man kan finde besparelserne det var vist sådan man gjorde med skattevæsenet da sophie løhde

hvordan vi kan finde de her besparelser på en god måde og først derefter

det ene var at man jo vil have en stram indvandringspolitik fra regeringens side samtidig

i finansloven giver tre hundrede million kroner

giver højere ydelser til mennesker som man for nogles vedkommende gerne vil have sendt hjem til hjemlandet

det fordi herre christian rabjerg madsen sagde at der nu er sat rigtig mange penge af til politiet ja

jo også før problemet er at der skal flere penge til og det bliver der ikke sat af i finansloven så kan herre christian rabjerg madsen ikke forklare

at indgå en flerårsaftale der netop sikrer

står vagt om en stram udlændingepolitik som er funderet bredt her i folketinget en stram udlændingepolitik som vi blandt andet kan lave sammen med dansk folkeparti

jo et eksempel på at vi kan lave initiativer sammen som gør danmark tryggere og bedre

at den tidligere regering indførte nogle meget lave ydelser til børnefamilier derfor har vi lavet et midlertidigt tilskud til de fattigste børnefamilier

til gummistøvler og vintertøj nu her hvor vinteren står for døren men jo også et tilskud som skal være midlertidigt indtil vi kan få en egentlig og mere grundig diskussion om hele vores ydelsessystem et ydelsessystem som skal sikre at der ikke kommer flere udlændinge og flygtninge

er meget vigtigt at sikre at politiet kan komme ud til borgerne når de har brug for det dagbladet bt kan jo beskrive

det står til fordi politiet ikke har ressourcer nok jeg kunne godt tænke mig at spørge ordføreren

den bundne opgave det jo ellers er at lave en flerårig aftale for politiets økonomi så vi kan få flere politibetjente ud til borgerne

ressourcer som de havde i år derudover tilfører vi så flere midler to hundrede million kroner

til næste år nu har vi foreløbig sikret at politiet kan bevare slagkraften til næste år og

lidt om tobakspriser der skal hæves

fem kroner næste år og fem kroner igen året efter ud fra et sundhedspolitisk synspunkt

hvis man lytter til eksperter siger de at vi skal have en markant

en effekt så kan

skal begynde at ryge jeg tror ikke at tiltaget kan stå alene men det er et af flere initiativer som kan sikre at færre unge mennesker

at cigaretpriserne skal op de økonomiske eksperter ville sige at hvis vi hæver cigaretpriserne voldsomt

social slagside den rige direktør ville

den mindre velstillede folkepensionist som måske oven i købet har sværere ved at stoppe ville blive meget hårdt ramt på økonomien

den balance som socialdemokratiet ønsker at finde

udtryk for at der er politiske balancer men det er også udtryk for at

ganske ofte også meget

brik af alle de brikker vi har på spillepladen når det kommer til det her spørgsmål

kommer vi ikke uden om at en markant stigning i et hug nu og her er nødvendig for at vi kan se især en effekt blandt unge rygere så at man laver den her lidt

fordi det vil ikke have den effekt vi gerne både socialdemokratiet og radikale og rigtig mange andre partier ønsker så igen det er jo rygning der har en social slagside så alle tiltag der vil virke vil per definition have en social slagside er

betydning for sundheden jeg håber bare også at de radikale anerkender at sætter man prisen højt op

en voldsom social slagside når det er sagt

i beskatningen

den venstreledede regering og nu er det altså en

genindførelse af en forhøjelse det synes jeg

jeg i den forbindelse godt tænke mig

høre hvilke konkrete initiativer i regeringens finanslovsudspil

vil stige og det er positivt jeg tror at noget af det der på den lidt længere bane kommer til at bidrage allermest positivt

at vi nu får droppet de her tåbelige besparelser

uddannelsesområdet det er så afgørende at danske virksomheder har adgang til højtuddannet arbejdskraft

hvis vi investerer i vores velfærdssamfund hvis vi investerer i vores uddannelser så kan vi blive de bedste så kan vi opnå det bedste af alle verdener

at vi fastholder vores konkurrenceevne og at vi samtidig gør det på en måde så vi også sikrer lighed

så tak for det nu når ordføreren siger at det er vigtigt at der ikke skal ske besparelser på uddannelser så forklar

voldsomt angreb på de frie skoler i danmark der skal spare over tre hundrede million kr så det bliver vanskeligere som forældre at vælge frit hvor man ønsker at ens børn skal gå i skole

vanskeligere i mange af vores landdistrikter hvor friskolen er den eneste mulighed

ikkekonkret initiativ det er fuldstændig afgørende for danske virksomheder det er fuldstændig afgørende for vores uddannelsessektor så er det jo rigtigt nok at

har foreslået at man

det gør vi jo fordi vi kan se at der er oparbejdet et meget stort overskud hos privatskolerne

af vores uddannelsessektor og det er ret alvorlige besparelser man afskaffer det ekstraordinære løft af humaniora og samfundsfaglige videregående universitetsuddannelser som vi gav i fællesskab herinde og det vil faktisk isoleret set betyde en større besparelse på de uddannelser

sidste fire år har gjort fordi man målretter besparelserne

overbevist om at når vi har lavet en fælles finanslov lige om lidt så er den besparelse væk fordi vi sammen har forpligtet os til at investere i uddannelse jeg vil bare sige at det er en ret alvorlig besparelse som stadig eksisterer på vores uddannelser

uddannelse mener socialdemokratiet ligesom sf

specifik og sige at det er det massive

det er så også det der er det væsentligste det er det der har undermineret kvaliteten på vores uddannelser i en årrække det betyder jo ikke at ordføreren ikke har ret

vigtigt at vi også får kigget på taxameterløftet til humaniora og samfundsfag for

de uddannelser men der er det jo som jeg også

trylle der er begrænsede midler til rådighed og økonomien skal hænge sammen men jeg hæfter mig dog ved at vi har en række partier som vi i øjeblikket forhandler med som virkelig er fokuserede på

og vi har jo en relativt stor forhandlingspulje så jeg ser

at der er nogle uddannelser der bliver rigtig hårdt ramt med med det udspil som er lagt frem jeg spurgte egentlig til uddannelsesloftet som jeg opfattede som

i finanslovsudspillet når vi ved at der er så mange unge der mistrives og bliver presset af det her uddannelsesloft

stadig væk vores ambition at afskaffe det vi må tage tingene i den rækkefølge vi kan skaffe finansiering til det også det her spørgsmål glæder

sammen med regeringen at diskutere med sf i de kommende og

tid landsholdet har ikke tabt en kamp i tre år og er godt på vej til at kvalificere sig til em næste sommer

alligevel landstræner åge hareide vi voksne siger til vores børn at de skal gå mindre op

instagram og selviscenesættelse men vi bruger alligevel skolefotogate til at vise en masse billeder af os selv

aldrig været lettere at være finansminister men finansministeren lyder nærmest som sin forgænger på posten knud heinesen der som bekendt kunne se afgrunden virkeligheden er dog heldigvis en anden for danmark har vel nærmest aldrig stået stærkere end vi gør i dag dansk økonomi er i absolut topform

rekordhøj aldrig har der været så mange mennesker i arbejde som der er i dag andelen af flygtninge og familiesammenførte i arbejde er fordoblet asyltilstrømningen er på det laveste niveau i ti år og det økonomiske råderum som debatten i dag nok også kommer til at handle om er større end nogen havde turde håbe på det synes jeg i al beskedenhed godt regeringen kunne tillade sig at glæde sig over for hvis finansministeren allerede nu hænger med mulen over en stopfyldt skattekiste ja så er jeg alvorlig bekymret for hvordan finansministeren kommer til at reagere hvis danmark igen skulle blive ramt af en økonomisk krise for modsat andre lande i europa er danmark faktisk et land med gode handlemuligheder i stedet for at spare kan vi nu investere i stedet for at rive ned kan vi nu bygge op og i stedet for at se begrænsninger kan vi nu se nye muligheder så mon i virkeligheden ikke at regeringens pessimisme handler om noget lidt andet om at komme diskussioner om

i forkøbet om at nedjustere de forventninger som man selv har bygget op

sidste år og om at retfærdiggøre at man vil brandbeskatte danskere selv om finansministeren i valgkampen lovede at fem og halvfems procent af danskerne ikke ville blive ramt

venstre vil sikre at de gode tider kommer danskerne til gavn

danskerne forventer at vi taler om visioner og ideer

og her synes jeg desværre at jeg har observeret en noget uheldig tendens i det finanslovsforslag og i regeringens arbejde generelt hvornår er det for eksempel arnes tur der er gået over to hundrede og halvfjerds dage siden

lovede arne at han kunne komme tidligt på pension men arne og de andre venter stadig sandheden er at det aldrig

for arne skal nemlig på efterløn men alle de andre venter stadig væk på konkrete svar

men problemet er jo at der næsten ingen ledige sygeplejersker er hvor skal sygeplejerskerne helt konkret komme fra kravet om minimumsnormeringer var slet ikke så ultimativt som det lød det skal faktisk slet ikke indfries i denne valgperiode må man forstå så hvornår kommer der helt konkret flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer konsulentloftet skulle spare tre milliard kroner om året på konsulenter

på bedre velfærd i stedet det står der så hverken noget om i finansloven

er der nul kroner sat af i finansloven som kan

kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen indtil videre har vi jo set at arbejdsløse indvandrerfamilier får omkring to tusind kroner ekstra skattefrit om måneden så hvor langt skal ydelserne egentlig sættes op ja det skal en såkaldt ydelseskommission kigge nærmere på ja det vælter frem med syltekrukker her på slotsholmen faktisk i en sådan grad at man skulle tro at det var kirsten hüttemeier der er blevet stabschef i statsministeriet

det arbejdende folk de almindelige danskere kommer i mange størrelser

ikke glemme i den her nogle gange lidt teoretiske diskussion på christiansborg jeg tror at industriarbejderne er ret ligeglade med ideologiske betragtninger om skat på generationsskifte i virksomheder iværksætterne er

også ret ligeglade med om personer som aldrig

starte egen virksomhed skulle mene at kapitalismen er blevet syg og kassedamen er nok også ret ligeglad med regeringens kasseeftersyn politik handler om valg og fravalg dem skal man stå ved og jeg synes desværre at regeringen har valgt at være konkret på alle de forkerte steder det betyder nemlig noget for smeden og landmanden om den lokale arbejdsplads lukker eller skal flytte til

fjortentusind landbrugsbedrifter over de kommende ti år det betyder noget for den unge iværksætter at ens virksomhed kan vokse i danmark derfor er det også et forkert valg når regeringen eksempelvis vil forringe aktiesparekontoen i denne finanslov

ny teknologi og ansætte flere medarbejdere inden for landets grænser det betyder også noget for kassedamen at det rent faktisk kan betale sig

forkert valg når regeringen ønsker at bruge tre hundrede million

på at hæve kontanthjælpen og integrationsydelsen det mindsker ikke bare gevinsten ved at tage et job det skader også integrationen og hvad værre er så betyder det at færre børn vil vokse op i familier hvor både mor og går på arbejde og er en del af det arbejdende fællesskab venstre vil en ande vej

vi vil udbygge og konsolidere de ting som har gjort danmark stærkere i de sidste fire år

også gerne benytte lejligheden til at sende en hilsen til det radikale venstre

af dem der har stemt på det radikale venstre som har stemt på partiet i håbet om at det kan være en garant for

og resten af venstrefløjen har besluttet at føre en uansvarlig økonomisk politik der skal gøre det dyrere at være dansker og dyrere at drive virksomhed

bliver rigere der har det radikale venstre et ansvar så til

fru sofie carsten nielsen lyder min opfordring stå fast på den ansvarlige økonomiske politik som er helt afgørende for det samfund som vi har inden længe vil venstre fremlægge

finanspolitiske prioriteter for to tusind og tyve men lad mig her nævne et par af elementerne vi vil indføre et skattestop det skal ikke være dyrere at være dansker eller at drive virksomhed vi vil værne om det frie skolevalg og aflyse regeringens nedskæringer på de frie skoler vi vil sikre at pengene tjenes før de bruges og at det bliver lettere at drive virksomhed i

hjælpe vores danske virksomheder så vi på den måde sikrer at der kan være et rigere danmark med

vi vil også løfte vores velfærd så vi kan sikre en værdig ældrepleje et stærkt sundhedsvæsen i verdensklasse og en god omsorg for vores børn i fremtiden

vi også afsætte flere penge til en reel grøn omstilling end det som regeringen har lagt op til i

venstres formand sagde det meget klart i sin tale ved åbningsdebatten

om at reducere udledningen af halvfjerds procent i to tusind og tredive men politik handler som sagt om valg og

vi også klar til at prioritere en del af det økonomiske råderum der ligger ud over det demografiske træk

grøn omstilling for hvis vores grønne ambitioner ikke skal være grebet ud af den blå luft skal vi også være klar til at sætte handling bag ordene det er venstre vi vil insistere på en ægte grøn omstilling vi vil insistere på at den grønne omstilling går hånd i

sikre fortsat gode arbejdspladser og økonomisk frihed vi vil insistere på konkrete initiativer og finansiering for mål gør det ikke

for sortsyn skatter og syltekrukker vi har i stedet for brug for at udbygge og forstærke det fundament som danmark er

foretagsomhed og fællesskab

venstres rettesnor i forhandlingerne om næste års finanslov hvor vi selvfølgelig møder konstruktive og forhandlingsvillige op hvis vi måtte være så heldige at blive inviteret igen

at vi kommer til at afsætte midler til at styrke dansk erhvervsliv er jo netop det der gør danmark rigere i modsætning til

ikke gør danmark rigere bnp kommer jo ikke

afgiftslettelser til erhvervslivet afskaffelsen af omprioriteringsbidraget på kultur uddannelses og undervisningsområdet når man har afvist alle de

planlægger at fremrykke hele det råderum der ligger ude i årene til næste års

er at regeringen har fremlagt en finanslov historisk sent

christian rabjerg madsen ved udmærket godt at der forestår tre

der skal i finansudvalget i den her uge derudover noterer jeg mig så også at et enigt finansudvalg

kommer med sit forslag så den samme aggression over for provinsen og dansk erhvervsliv altså vil man så også have at generationsskiftet for danske familieejede virksomheder skal være svært

man bor i provinsen vil man sørge for at friskolen som holder gang i det lille lokalsamfund skal have sværere vilkår i fremtiden er det sådan vil se der ligger i venstres forslag eller vil man rette op på de urimeligheder

men når det så er sagt

at man skulle skabe et danmark i balance

at landdistrikterne skal have det sværere at det kommer til at betyde dårligere udviklingsmuligheder og det er den forkerte vej at gå så de mange fine taler der blev holdt

også er her i salen i dag at besparelser på uddannelse det går igen og igen

man ikke have men hvad er det egentlig man gør ved de her privatskoler som er det eneste skoletilbud

der ligger derude der sparer man faktisk fem procent

ikke en to procentsbesparelse der kommer år efter år stille og roligt

skolelukninger derude altså at der er børn som får længere til

udgør et godt supplement til den danske folkeskole

nogle af vores landdistrikter at der vil være frie skoler der kommer under

og for nogles vedkommende så

de bliver nødt til at lukke fordi deres økonomi ikke tillader at de kan have deres drift så så det er netop

reducere udledningen af drivhusgasser med halvfjerds procent i i to tusind og tredive det er et meget ambitiøst mål et samlet dansk erhvervsliv bakker op pensionskasserne

andre partier herunder ordførerens eget

og skal handles nu

jeg har ikke fået øje på dem endnu

del af de forhandlinger jeg så det bare på tv

det ikke mindst var radikale venstre der i det forståelsespapir der blev udkommet af de drøftelser der var med en række partier

huske at kvittere for at det har været en prioritet for det radikale venstre og tillykke med den sejr om

vi er helt villige til og det var også det som jeg nævnte i min tale at bruge af det økonomiske råderum der er til stede det vil man også se når vi præsenterer vores finanspolitiske prioriteter at det skal være om man så må sige et reelt løft af den grønne omstilling sandheden er den som

det er bare at man farver nogle penge grønne og så siger man at nu bruger vi flere penge på den grønne omstilling

finansieringen af de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser fortsætter kan venstre også bakke op om

samme før et valg som efter et valg det vil jeg gerne kvittere for at

jo sort bælte i at mene én ting før et valg og så

men i forhold til det særlige tilskud til

under valgkampen at vi ville drøfte uddannelsesloftet og det kommer man også til at se

jo ligesom lidt svært at debattere noget som man ikke har

sf selv kritiseret regeringen for ikke at komme med nye

alt at navigere jeg må altså også sige at jeg synes det er meget fair at man har mulighed for at have en teknisk gennemgang i finansudvalget inden vi som oppositionsparti skal fremlægge vores politik det kan man godt trække på smilebåndet af men fru lisbeth

ved jo godt at det i den her uge er tre ministre der skal

synes jeg bare at sf skal glæde sig over at venstre nu helt klart siger at den grønne omstilling kræver et reelt økonomisk

er også derfor vi vil bruge af de midler der er i det økonomiske råderum hvordan vi vil bruge det og hvor mange penge og til hvad vil man kunne se når vi præsenterer vores udspil

et finanslovsforslag og nu kan jeg ikke engang få

som regering altså nu gør vi det jo som oppositionsparti det har andre oppositionspartier også gjort tidligere

en fair prioritet folketinget har fået fru lisbeth bech poulsen har selv været med til at underskrive et brev fra finansudvalget om at finansudvalget

på nogen måde er blevet ordentligt betjent af regeringen og før vi har set

kommer vi ikke med vores prioriteter men man kan glæde sig over og det synes jeg uanset om fru

at vi deler den ambition at der skal være flere penge til den grønne omstilling og det er jo det der er anderledes end det som regeringen

ansvarlig økonomisk politik

jeg bare nødt til at spørge er det særlig ansvarligt fra to tusind og femten til to tusind og nitten at have aftalt skatte og afgiftslettelser som vil koste næsten to og tyve milliard kroner hvert eneste år når man samtidig efterlader en regning på tre milliard kr som vi andre skal samle op i finanslovsforhandlingerne for

venstre har et ønske om at der skal tilføres flere midler til den grønne omstilling

spillet ud med en meget skrap forhandlingsreserve på to milliard

den skal hæves men man må da bare konstatere at hvis ikke venstre ligesom var løbet fra regningen sammen

milliard kroner at forhandle om så hvor ansvarligt er det egentlig at tømme kassen og løbe fra regningen og så gå og påstå at man er et økonomisk ansvarligt parti

her uge i finansudvalget hvor finansministeren så stiller op i samråd de tre

folketinget har været opmærksom på skulle finansieres

skat og politi som skal have ny økonomi i

fra bare for at nævne to elementer

jeg ser ned i regeringens finanslov og jeg kan

på politiske initiativer der er nemlig

af til sig selv jeg går ikke ud fra at herre rune lund er så nem i en forhandling at

for resten er en milliard kr som enhedslisten ikke må blande sig i og derudover findes der jo også en lang række skjulte hensættelser som herre rune lund kan kaste

men men sagen er jo at det som den

tidligere regering har gjort er at man har været enormt god til at give permanente skattelettelser som fremadrettet vil koste næsten to og tyve milliard kroner om året men når det kommer til bevillinger til vores skatteforvaltning når det kommer til bevillinger til vores til vores politi så har man kun kunnet mande sig op til at levere midlertidige bevillinger og derfor har det jo været et udtryk for en politisk prioritering at man på den måde efterlader en regning på tre

og mit spørgsmål er bare er det ansvarlig økonomisk politik at give permanente skattelettelser der primært kommer de rigeste til gode

men også sikre at der er nogle der tjener penge i det her samfund derfor synes vi faktisk

er sund fornuft at sikre nogle bedre vilkår for de danske virksomheder det er også derfor at vi i venstre begræder at regeringen ikke har taget et eneste initiativ til at gøre danmark rigere

sådan at pengene bare falder ned fra himlen der er jo nogle der skal tjene de penge der holder det her samfund kørende derfor synes vi faktisk det er meget fornuftigt

tilskynder til at det bliver lettere at have et arbejde og også at man får en økonomisk gevinst ved det bare

danske landstræner var blevet fyret efter ikke at have tabt en kamp i tre år jeg ventede på den naturlige forlængelse som ville være at den borgerlige regering var blevet fyret efter ikke

et punkt hvor vi kunne have gjort det endnu bedre som borgerlig regering

dygtige nok til nemlig at holde lovgivningen simpel

en skattelovgivning som er ekstremt kompliceret

skatteprocent og deres marginalskat derfor kunne

at høre om venstre

os om at forsimple skattesystemet for eksempel ved at afskaffe

trækprocent i stedet for det her system hvor man først bliver trukket i arbejdsmarkedsbidrag og

men jeg er da sådan set enig i at der altid er

være kritisk over for noget af det man har har gjort også som regering og der er ting der kan gøres bedre uanset hvor dygtig man er men det som er vores prioritet nu i det prioriteringspapir vi kommer med som reaktion på

at vikle os ud af nogle af de synes vi i venstre forkerte planer som regeringen har det er det vi vil bruge vores kræfter på og bruge vores økonomi til derfor ser jeg ikke for mig at man skal til at

samme progressivitet i skattesystemet som man har i dag så det fortsat var sådan at de bredeste skuldre betalte mest

selvfølgelig er der et arbejde for embedsværket ved at lave et nyt skattesystem men det er som sådan ikke meningen at det her skulle være en øvelse som skulle give skattelettelser og koste en hel masse provenu

man kan være modstander af at have et mere simpelt

så det vil jeg i hvert fald kraftigt fraråde jeg synes tværtimod at man skulle bringe sig selv i den situation at man

systemer i stand til at opkræve de skatter og afgifter som

en regering der satte den grønne omstilling i bakgear og nu støtter venstre så også et halvfjerds procentsreduktionsmål i

og tredive så det er jo et fantastisk ryk

godt tænke mig at spørge hvad betyder det når ordføreren i sin tale snakker om ægte grøn omstilling og konkrete investeringer hvor mange penge er det man ønsker at sætte af og hvad er det for nogle penge man vil finde til at komme i gang nu og her med den ægte

kroner mere på at arbejdsløse indvandrere

er da forkert brugt betyder det så når venstre kommer med sine prioriteter at det

som vi vil bruge på at sætte gang i den grønne omstilling det vil man blive klogere på når man så ser vores forslag men vi mener at der er brug for at komme et reelt stykke længere end det som regeringen nu har præsenteret

mig også at alternativet har ment så det

det er et meget voldsomt indgreb på den tidligere klima og energiminister som også sidder her i folketingssalen i dag at sige at man ikke havde en grøn klimapolitik altså der blev lavet en bred energiaftale som også

som vi diskuterer nu nemlig i forhold til klimaindsatsen

er et trist angreb på min gode kollega lars christian lilleholt og det er jo simpelt hen ikke i orden

der ekstra kommer i er det det der er konkrete investeringer i ægte grøn omstilling og jeg spørger jo fordi vi har fremlagt en række løsninger på hvordan vi får de rigtige penge til grøn omstilling altså ikke går og snakker om hvor lidt er nok men

er venstre villig til at begynde at se på nogle af de løsninger som man blandt andet har brugt i holland

grønne obligationer for at komme i gang med den ægte

jo er udtryk for at vi bliver rigere som samfund

det giver god mening at bruge en del af den velstandsstigning på at lave en grøn omstilling i det her samfund

er der mange forskellige forslag til det radikale venstre nævnte blandt andet udtagning

som kunne være et eksempel

er hvordan vi kan få langt flere investeringer i det grønne område det er også

så er

i to tusind og femten gik venstre til valg på

så det passer grundlæggende ikke

bruge det økonomiske råderum på

ændret holdning til det her eller vil man fortsat bevare verdens andenhøjeste skatter og forøge det

kun holder ord når det handler om at bruge flere af borgernes penge

at give nogle af pengene tilbage til borgerne tilbage i borgernes lommer hvor de hører til

spørge til råderummet mener

ordføreren at råderummet reelt set er borgernes penge eller at det er nogle midler

som borgerne eller virksomhederne betaler til samfundet og som vi forvalter

set relativt simpelt derfor skal man også være påpasselig med hvordan man bruger de penge og man skal også få de penge udnyttet på den bedste og mest effektive måde det tror jeg

arveafgiften for familieejede virksomheder ved generationsskifte fra seks procent til femten procent det er et mærkeligt forslag og den argumentation som følger er også mærkelig for den handler om at arvingerne også skal betale noget men de betaler jo i det omfang de trækker penge ud af deres virksomhed til privat forbrug så betaler de den samme skat som alle andre

virksomheden pludselig skal finde alle de milliarder

vil venstre ligesom liberal alliance

i tilfælde af at vi blå partier igen får flertal efter et kommende folketingsvalg

så stiller jeg et nyt spørgsmål vil venstre være med til helt at afskaffe arveafgiften

hvorfor skal man egentlig betale seks procent i arveafgift hvorfor er det det rigtige tal når femten procent er alt for højt er seks procent så egentlig ikke også for højt burde det ikke være nul

en gamle sofa eller et større beløb af vores

man så så sigte efter at

man har finansieringen til det

men det som jeg synes man i højere grad burde

det bliver man nødt til at kaste et kritisk blik på

er med til at give virksomhederne en helt forkert og oppustet værdi derfor vil jeg hellere kaste mine kræfter ind i det spørgsmål end i

var meget efter socialdemokratiet for ikke at komme

altså man kunne ikke svare på hvad venstres økonomiske politik var i valgkampen og man kan heller ikke svare på i dag når vi har debat om finansloven hvad venstres økonomiske politik er så på den måde

er tingene ens på begge sider af

slags ros men en god debat

jo vanskeligt at få jeg vil frem til

arveafgift for jeg vil bare gerne bede herre troels

de økonomiske vismænd faktisk modsiger alle de argumenter der kommer her i dag

venstre ikke har fremlagt sine prioriteter de skal nok komme om det så betyder at der er flere invitationer fra finansministeren tvivler jeg

man ønsker at lave en rent rød finanslov det må regeringen jo selv beslutte det er trist for danmark det gør det dyrere det skaber desværre ikke en økonomisk

i det vi gik til valg på og der må man jo sige til

at der kan vi ikke genfinde særlig meget

der kommer her om at arveafgiften skulle være skadelig for økonomien

er en rigtig udpegning af hvad der står i finanslovsforslaget

ting vi sagde før valget men nu måtte jeg jo så svare på det og hvis vi så lægger en anden

så sagde den tidligere skatteminister herre karsten lauritzen jo også til folketinget den anden maj to tusind og atten at der

antage væsentlige adfærdseffekter og dermed heller ikke væsentlige effekter på arbejdsudbud og bnp forbundet med en afskaffelse af bo og arveafgiften altså at

hvis man vil citere de økonomiske råd

man skal citere korrekt og det var det spørgsmål som

jo sådan at de gerne vil bruge de midler der er til rådighed på en anden måde det er fordi de synes der er andre elementer der er mere virksomme men det er jo alle sammen elementer som

hvad er facit facit er det

at kunne få kontrasterne manet frem i en finanslovsdebat men der er faktisk en

venstre er den sikre støtte for regeringen

danmark sender mod bruxelles i år derfor jeg bare godt tænke mig at høre hvordan det egentlig forholder sig med venstres forhold til det her eu bidrag hvorfor er det man ikke ønsker at det skal sænkes altså når vi nu er enige om at have en restriktiv tilgang til dansk økonomi og at det er vigtigt at pengene bliver brugt rigtigt

hvorfor har man så ikke den samme tilgang til eu budgettet altså tre og tyve milliard

lidt i kassen og jeg ved at der jo

eu skal fylde mindre tværtimod hvis man hører herre jan e jørgensen og andre sådanne karakterer

er tilhængere af et stærkt europæisk samarbejde det er jo dér hvor der

men dér hvor jeg synes man skulle investere sin kapital er jo så hvor

bevare det niveau i betalingen som er gældende på nuværende tidspunkt

regering ikke kan levere på det men kan blive tvunget til at

til at betale mere i eu bidrag det er også derfor man kan se panikken i ansigtet hos statsministeren i øjeblikket når hun er til

danmark potentielt kommer til at bidrage mere og der mener vi at vi ligger på et fair niveau og det er det vi synes

til bruxelles fordi det nu engang er sådan forhandlingen er faldet ud skal

dér vil venstre sætte foden ned og dér vil regeringen være henvist til

nu tror jeg vi tager en ting ad gangen og jeg er da enig i at

jeg sige at for os er det afgørende at vi er en del af et europæisk samarbejde og derfor

så til at forholde os til det på det tidspunkt det jo ikke et forhandlingsmandat

at nu ville venstre også i gang med den grønne omstilling jeg blev dog ikke helt klog på hvad det var han præcis mente så jeg

læse op hvad det var der blev sagt men der er en stor vanskelig

vigtig opgave i at finde de ægte grønne liberale svar

faktisk er reelle løsninger og ikke bare ser snævert på danmark skruer op for afgifterne og kravene og presser gode

arbejdspladser ud over landets grænser det herre jakob ellemann jensen ikke adresserer

hvad vil venstre konkret gøre

afgift på plastikposer vil

med til at indføre at der faktisk også godt kan komme nogle afgifter på erhvervslivet for at sikre den grønne omstilling det har vi jo

det er bare for at nævne ét eksempel så det at vi tilskynder til nye grønne teknologier kan

men i forhold til de konkrete bud

vil venstre være med til støtte at man sætter afgiften plastikposer op vil venstre være med til rent principielt på nogle områder

vi godt vil regulere med nogle afgifter for at fremme den grønne omstilling er venstre parat

at den grønne omstilling skal tvinges igennem ved hjælp af at man skal sætte skatter og afgifter op

et emne som ligger mig meget nært og som ligger sf meget nært og som ordføreren kom ind på

hvor ordføreren havde misforstået at vi er løbet fra noget vi sagde i valgkampen tværtimod har vi faktisk fået det igennem som vi sagde i valgkampen nemlig at der skal indføres minimumsnormeringer ved lov

man sikrer at der ikke sker et fald i antal uddannede sfs model er så at det skal være en voksen til tre

står i forståelsespapiret men jeg kan jo ikke udelukke at der bliver ført nogle forhandlinger nu som venstre af gode grunde ikke bliver inviteret til og som en til en leverer på det som sf lovede vælgerne det er da kun godt for sf hvis det måtte ske

jo ikke første gang vi har haft den jeg synes man skal have en mere nuanceret diskussion om minimumsnormeringer

at diskutere antallet af pædagoger det handler jo lige så meget om hvordan deres uddannelse og hvordan deres efteruddannelse er

de pædagoger der skal være sammen med

det bliver til kun en taldiskussion men jeg vil også gerne indrømme at selvfølgelig har antallet af pædagoger også en betydning for børnenes trivsel det

det er også derfor det står i forståelsespapiret at man skal lave en uddannelsesplan når man samtidig laver minimumsnormeringer så det kan ordføreren være helt tryg ved

voksne nok selv de bedst uddannede pædagoger kan ikke lave pædagogik hvis ikke der er hænder nok

derfor der er brug for sådan en minimumsnormering

i folkeskolen som jo er at sikre at der er voksne nok hvis ordførerens parti ikke bakker op om det tilsvarende i daginstitutionerne hvor børnene er yngre

det forslag der så bliver diskuteret det er ikke et forslag jeg kender

og vi kan nå herre henning hyllested inden tiden er udløbet vi giver så ordet til

med en artikel som

hundrede rigeste personer i danmark tilsammen ejer en formue på over fire hundrede og otte og halvtreds milliard

ejerne af de familieejede virksomheder som virkelig topper den liste og nu

videreførelse af velfærdsløfter fra valgkampen

give en skattelettelse til de allerrigeste danskere

meget fint pædagogisk gennemgået

hvordan og hvorledes hele

skal det være sådan at den lokale tømrer får svært ved at afhænde sin virksomhed skal det være sådan at

små og mellemstore virksomheder i bund og grund ikke har mulighed for at

generationsskifte og det der kan undre mig lidt er jo

sin store kritiske sans ind på at det er et problem at der er nogle der skaber velstand her i samfundet jeg glæder mig faktisk over at der er nogle der er med til at tjene penge dem der står på den liste uden at jeg kan den hverken forfra eller bagfra er jo alle sammen virksomheder der skaber rigtig rigtig mange arbejdspladser her i danmark og dermed også er med til at sikre at vi har

for venstre er det altså af moralske hensyn vigtigere at sende en milliard kroner af sted til

vi har jo tilbragt mange timer sammen i en anden kapacitet

man kan tage skade af at blive valgt til folketinget

at virksomhederne ikke skal have gode vilkår

er glad eller ked af

måske især herre troels lund poulsen fordi han jo som minister havde en stor andel i beskæringen af lag midlerne den skændige beskæring af lag midlerne fra

halvfems million kroner til godt og vel tres million er et meget meget lille beløb for at finansiere

en voldsomt stor en milliardstor landbrugspakke

og det er derfor jeg spørger om herre troels lund poulsen så er glad

af herre troels lund poulsen da han var minister

finansiere den store landbrugspakke så derfor spørgsmålet er herre troels lund poulsen glad eller

i de danske landdistrikter og som

jeg skal gerne sige at det at man nu tilbagefører niveauet

en udmærket prioritet

på lag midlerne nu fik herre herre ole birk olesen jo et meget meget

andre for enhedslisten så derfor kan man sige at den diskussion har vi haft én gang så venstre kommer ikke til

vi ny socialdemokratisk regering og en masse løfter til vælgerne det har været optakten til finanslov for to tusind og tyve og nu står vi med forslaget her i dag det kom ikke lige efter valget som vi alle ved var den femte juni i år og

vi havde folketingets åbning den anden oktober nej det kom faktisk først

nitten dage efter folketingsvalget var afsluttet

så der har faktisk været god tid til at

kunne komme med et bud på hvordan budgettet for danmark skal se ud i fremtiden finansloven er jo den gode mulighed for at føre sin politik ud i den virkelige verden

et angreb på dansk erhvervsliv og

og sidst men ikke mindst

handle om dyrevelfærd det er jo sjovt at stå og grine når elefanter får et godt liv i rette rammer men når man kigger på finansloven

indsatsen omkring dyrevelfærd

til ikkevestlig indvandring men ikke én krone til de ældre eller én krone til dyrevelfærd

som løber fra dens aftaler og som måske også varmer lidt op til at løbe fra løftet til danskerne om at skaffe dem en tidlig tilbagetrækning

danskere i danmark det glæder vi os over i dansk folkeparti der skal en ny milliard til

at et af støttepartierne socialistisk folkeparti med pia olsen dyhr i spidsen

det er faktisk kun få måneder siden sagde til danmarks radio det er et forhandlingskrav som vi selvfølgelig går til mette frederiksen med hvis hun vinder valget og det håber jeg

der skal en milliard

er bredbåndspuljen aflyst it opkobling i landdistrikterne er åbenbart ikke noget man ønsker skal videreføres det er altså et dødsstød til provinsen hvis det ikke er muligt at arbejde

det er nærmest pinligt at en ny regering som noget af det første

sådan et angreb på netop provinsen

er noget der optager regeringen eller gør det regeringen ønsker at der skæres fem procent af tilskuddet til privat og friskoler og det er på en gang

skoler særlig i provinsen som får det svært

mange steder desværre er opstået i trods

at man stadig væk har en brugsforening er med til

at der stadig væk er et sammenhold i landdistrikterne det er de skoler man nu går til angreb på vi forstår det ikke i dansk folkeparti og håber at det bliver lavet om de allersvageste medborgere

får desværre også en tur med finanslovsforslaget det bliver langt sværere i fremtiden for disse borgere at finde mulighed for beskæftigelse socialdemokraterne ønsker at arbejdsgivere som tager et socialt ansvar bliver straffet det forstår vi ikke vi synes jo at de her arbejdsgivere som tager et socialt medansvar

et skulderklap med på vejen og ikke straffes

arbejdsgiveren i fremtiden hvis det står til regeringen

fem og tyve procent større end i dag

de har udfordringer i livet det kan ikke være rigtigt at en socialdemokratisk regering på den måde vil afskære en så stor gruppe af borgere

at komme ind på arbejdsmarkedet og det vel at mærke på en rigtig virksomhed

er jo rigtige virksomheder det er rigtige mennesker

så sandelig også at regeringen lytter til dem

det skal også være langt dyrere og

det betyder at en virksomhed får sværere ved at overleve i forbindelse med

ejeren går på pension

har skaffet nogle ansatte og som skaber noget betaler sin skat hver dag og

til eksempelvis en søn

dyrevelfærd for at komme tilbage til det er noget som kan få hele den her sal til at falde om af grin når staten frikøber fire elefanter

et bedre liv så griner man af det

men når man så ser på finansloven

omkring tre hundrede million kroner til ikkevestlige indvandrere det gjorde man inden finansloven var færdig

var man også meget hurtigt ude med efter regeringsdannelsen danmark skal igen modtage kvoteflygtninge

den stramme udlændingepolitik

ja man ville give indvandrerfamilierne flere penge og det kostede tre hundrede million

til ikkevestlig indvandring

er en kæmpestor udfordring når man ser

noget som en pulje til ensomme ældre på under fem og tredive million kroner om året den har man ikke videreført

otte hundrede million kroner til ikkevestlig indvandring vi håber virkelig

finansloven kommer til at se markant markant anderledes ud når vi kommer til at se den igen

til rådighed vi kommer gerne hvis der bliver brug for det men vi kan ikke se at den her finanslov skulle være et bud på

også huske på at det er en etpartiregering så det forslag vi

er jo ikke et kompromis det forslag vi ser her er ene og alene et bud på hvordan socialdemokratiet ønsker at danmark skal se ud vi har haft et godt samarbejde med

men vi kan ikke kende det socialdemokrati

et samarbejde med før valget det socialdemokrati kan vi

i det finanslovsforslag som er her derfor stiller vi selvfølgelig vores mandater til rådighed for

år glædet mig over at dansk folkeparti har haft en politik hvor man vil have det offentlige forbrug til at vokse i takt med den demografiske udvikling altså kommer flere ældre og flere børn der skal

se tilbage på den tidligere regering hvor man netop ikke fulgte det princip

stiger mere end den demografiske udvikling egentlig tilsiger så mit spørgsmål til herre

folkeparti helst vil tilbage til den gamle regering

ikke kunne følge den demografiske udvikling eller om man rent faktisk godt kan se nogle gode forhandlingsmuligheder sammen

at det øger det offentlige forbrug det synes vi ikke er positivt

er positivt at vi bare bruger flere penge vi synes det er positivt at

også derfor at vi er glade for at sf forhåbentlig får igennem

der er behov for et løft af det offentlige

bare at bruge pengene er ikke interessant

der må man sige at når man ser på det forslag

til danskerne i modsætning til dengang

regering underfinansierede velfærden i kommuner og regioner

få et klart svar på det her korte spørgsmål jeg stiller nu vil herre rené christensen og dansk folkeparti helst sørge for at velfærden kan stige i regioner og kommuner sammen med en socialdemokratisk regering eller vil man tilbage til det spor med venstre i spidsen hvor man underfinansierer velfærden til de ældre og børnefamilierne

ikke en aftale som giver et løft det er en aftale som giver status quo og hvis man kigger ud ser får vi jo flere demente og plejekrævende ældre

der er store udfordringer i folkeskolen der er altså et krav derude hos kommunerne

kanaliseret et andet sted hen eksempelvis til ældreområdet

være med på at tage konkrete initiativer nu

ikke tager initiativer der nedbringer

til forhandlingerne for at nedbringe

vi mener faktisk også at der er ting som vi kan arbejde med

fremadrettet og også på den korte bane i forhold til klima og miljø og for den sags skyld også natur

i forhold til hvad naturen kan gøre af sig selv

i forhold til at plante skov og andet det er håndtag som vi kan

besluttede at at det skulle

være med til at rive uddannelsesloftet ned

der må man sige at uddannelsessystemet er for dyrt til det bare at rive ned

at bygge noget andet op der har været nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til folk som har noget god faglighed inden for sundhedsvæsenet og vil læse til læge og så videre vi kender dem alle sammen hvor man står tilbage og tænker

var sådan det blev udmøntet men det gjorde det så vi vil gerne være med til en justering men vi vil ikke

når vi for første gang i mange år

et løft som vi kan se

i økonomiaftalen med regionerne og med kommunerne

som vi taler om altså at vores offentlige sektor helst

så voldsomt det det synes jeg er utroligt

vil det ikke se ud som det gør her for man finansierer nogle mellemliggende ting blandt andet et politiforlig

hvor man lægger nogle penge ind og det øger selvfølgelig det offentlige forbrug men det er

hvis man håber på at det kan være en

øger udgifterne til ikkevestlig indvandring

at aftalen med kommunerne og regionerne var en fornuftig og god aftale

tidligere jeg mener det var i valgkampen at det støttede man op om hvis man stadig

vil jeg også gerne høre om df selv kommer med

hvilken form for finansiering altså hvilke beløb

at der kan være i en daginstitution det man kan frygte er at hvis man laver

sådan at når staten har fastsat

bliver det en overligger det bliver jo ikke en underligger

det er det her der minimum skal være det er det der kommer

for en model man ender ud med men vi ønsker

det vitterlig at dansk folkeparti jo har været støtteparti for en blå regering som fra to tusind og femten

nitten har aftalt skatte og afgiftslettelser som vil koste næsten to og tyve milliard kroner hvert eneste år samtidig med at der bliver efterladt en regning

for to tusind og tyve på cirka tre milliard

der er ikke nok til både velfærden og den grønne omstilling og der er slet ikke nok til at

op på de forringelser og de evindelige nedskæringer der har været på vores velfærd de seneste mange år og som dansk folkeparti jo også har stået bag gennem økonomiaftaler og finanslove

har kæmpet for siden to tusind og elleve og også til en akutmilliard til psykiatrien som

et af enhedslistens hovedkrav til finanslovsaftalen hvis det var sådan at kassen ikke var blevet tømt og brugt på skattelettelser der primært er kommet de rigeste til gode i stedet for at

ansatte i den offentlige sektor vi skal jo producere noget

og så skal vi beskatte det produkt der kommer ud af det

der rigtig mange af de her skattelettelser vi har lavet der har været nødvendige for at vi kan have et velfærdssamfund det er nødvendigt for os at det kan betale sig at gå på arbejde jeg er glad for at en dansker som går på arbejde hver dag og har en lille løn har fået lidt mere ud af det fordi vi har været støtteparti

betaler skat så vi får nogle penge til at vi kan have daginstitutioner og det er der kæden falder af

enhedslisten enhedslisten tror jo at man kan skubbe alt erhvervsliv ud og så få flere penge til velfærd udfordringen er bare at det betyder det modsatte hvis vi skubber

som er forudsætningen for at danmark er et af de mest konkurrencedygtige lande i hele verden når man på den måde udsulter velfærden og skærer ned på vores velfærdssamfund for at bruge pengene på skattelettelser

og afgiftslettelser som primært kommer de rigeste til gode så

man da væksten i samfundet og så skader man vores konkurrencedygtighed

var blandt andet topskattelettelser og det var selskabsskattelettelser

på de beslutninger som blev truffet under den

kunne jeg godt tænke mig at høre hvor hvor dansk folkeparti står i forhold til udvidelse af infrastrukturen i danmark

til et beløb der svarer til nogenlunde tyve milliard

ikke halvfems mandater for mere men pengene er i hvert fald til stede og vi ser frem til at den nye transportminister indkalder til forhandlinger og der vil vi holde fast i den plan som vi også

hvor vi også syntes vi havde fået fordelt det rigtig godt

motorvejsstrækninger og andet som har været mere end tredive år på tegnebrættet og der håber vi da når nu finansieringen er til stede at vi også kan føre det ud i livet

når man støtter et halvfjerds procentsreduktionsmål i

godt tænke mig at høre noget mere om hvad det er for nogle investeringer dansk folkeparti mener der skal foretages nu og her for at vi kan leve op til det reduktionsmål

der mange steder er nogle infrastrukturudfordringer det

der er nogle steder hvor vi faktisk kan få mere for vores penge om der er nogle

at bruge de her lavbundsjorde til at producere fødevarer

så skal vi måske ikke give så meget kompensation

landmændene og så kan vi bruge pengene et andet sted eventuelt til skovrejsning eller andet det er nogle af de her

lavthængende frugter man kunne tage fat i nu

omstruktureret vores samfund altså vi skal have meget mere

vi er jo godt i gang med vores jernbaner og andet men det tager jo bare tid at få omstruktureret samfundet

blive mere elektrificeret og der har vi jo også en infrastruktur som slet ikke kan følge med den efterspørgsel der er både i forhold til husholdningerne

rejse til det her formål netop for at investere i

ikke sidde og vente på det her når vi har et halvfjerds procentsreduktionsmål vi er enige om hvad vil man så tage af konkrete

den grønne omstilling handler også om at bruge mindre energi og hvis vi med det her kan komme ud og få fat i så mange boliger en halv million boliger

energirigtige så kan vi flytte os rigtig meget

vi gerne fjerne topskatten vi forstår at

gerne fjerne registreringsafgiften

det vil dansk folkeparti ikke være med til at finde de hundrede million

præsentere sig selv som et borgerligt parti hvornår begynder man så at sætte handling bag

at beholde verdens andethøjeste skattetryk og fodre en af verdens største offentlige

fordi man vil sænke topskatten det er et noget fortegnet

det vi har gjort hvor vi har sænket skatten i bunden og hvor vi har kigget på hvordan man kan give et jobfradrag og andet det er borgerlig

at den største udfordring i danmark

det er ikke den største udfordring

velfærd personlig velfærd

tur i legoland eller hvad de nu synes eller købe en god bil det er grundlæggende kernevelfærd og det er ikke kun når det er det offentlige der skal bruge penge

hvor vi skulle diskutere om vi skulle putte penge i borgerne

vi havde råd til det selvfølgelig har danmark råd til at have et godt sundhedsvæsen og ja det koster nogle penge og

mellem vores partier og jeg synes også der er grund til at

undgå nye nedsættelser af topskatten og andre ting som vi ville undgå og nu vil vi jo så gerne styrke for eksempel kommunernes økonomi gavne velfærden

lavet en kommuneaftale som bare næste år styrker kommunernes økonomi med mere end det skete i fire år tilsammen

gerne igen høre sådan en vurdering fra dansk folkepartis side bryder man sig egentlig bedst om den velfærdspolitik hvor man altså gavner kommunernes mulighed

man bedre om det før hvor der i nogle år var decideret minus men altså en underfinansiering af kommunernes behov er det ikke bedre nu

er jo at hvis vi ser hvad der sker derude kommunerne er lige nu ved at lægge budgetter så kan man se

børneområdet og ældreområdet er de vigtigste områder når vi kigger på

det faktisk gavner en kommunal økonomi muligheden for derude at drive bedre skoler og daginstitutioner og ældrepleje

når vi slår ind på den kurs som den her regering gør

stille i forhold til regionerne regionernes egen forhandler venstrekvinden

det er den bedste regionsaftale

en bedre økonomi for regionerne for eksempel for de ældre i sundhedsvæsenet end med den kurs der var før

ikke i forhold til det andet det der så bare kan undre er jo når man

nu vil vi gerne løfte skoleområdet vi vil gerne løfte det kommunale danmark hvorfor i alverden sidder man så med den anden hånd

de små privat og friskoler der er ude i landdistrikterne

et omprioriteringsbidrag det er fem pct man tager fra den ene dag til den anden det er jo et dødsstød til de her skoler som betyder rigtig meget i det lokalområde hvor de er vi forstår ikke hvorfor man med den ene

i folketingsvalgkampen var var dansk folkepartis gruppeformand

peter skaarup ude at sige at det havde været lidt af en øjenåbner at se de dokumentarer der viste hvor få voksne der er til børnene i de danske daginstitutioner og så sagde herre peter skaarup faktisk at nu var df indstillet på at tage

kom ikke ind på hvilken model det skulle være eller hvor mange penge der skulle sættes af

er lidt nysgerrig på først tror jeg bare jeg vil spørge har

derfor er vi bange for at man får lavet en

lever op til det som staten har vedtaget som minimum så det kan være rigtig godt

set enige med sf i at der findes daginstitutioner hvor normeringerne er for ringe

nogle løsninger på og det er også vores ansvar selv om vi sidder inde i folketingssalen og ikke

gerne være med på og det som jeg egentlig er ude efter er bare at finde ud af hvad det egentlig er dansk folkepartis politik er

minimumsnormeringer hvad er det så der skal til

jeg vil elske så er det at være i en overbudskrig om hvordan minimumsnormeringerne skal se

det ikke er nyt for os

skulle gå til ældreområdet så vi har været der før vi sagde det bare

stille spørgsmål heroppefra men det bliver interessant når sf kommer herop på talerstolen og så siger

så der er ting man bruger herunder børneydelsen så nu spørger jeg bare dansk

ikke bekræfte at børneydelsen ikke tæller med i de en

ind her hvad de her yderligere ydelser giver af tilstrømning det var jo sådan

fik vi lavet et utal af stramninger i udlændingelovgivningen og det gjorde

vi frygter nu at man sådan stille og roligt kommer med de her lempelser og det gør jo at det bliver mere attraktivt at komme til danmark

så stiger udgifterne altså markant og det gør de også ude i kommunerne

forslag der faktisk har et højere offentligt forbrug altså en

lagde stemmer til før valget nemlig en markant lavere

vi ønsker at bruge det på det vi synes er vigtigt og vi synes bla at

ældrepleje er vigtigt der er behov for mere for vi får flere plejekrævende ældre vi synes folkeskolen er vigtig vi har faktisk en af verdens bedste folkeskoler også en af de dyreste

den skatteaftale var enhedslisten ikke en del af og så vidt jeg husker var vi

set en del mere pikerede over den aftale end

der blev lavet nogle økonomiaftaler med kommunerne

vi tager regionsaftalen

og de stigende udgifter til medicin og der blev afsat en en

år hvor der i aftalen sidste år som dansk folkeparti

over den her aftale så vil

pårørende og ansatte der er blevet skuffede over de en

implementering af den aftale så er det på plads i forhold til det andet skal

ikke en bedre demenshandlingsplan ud af at der er lavet en aftale med kommunerne man får ikke mere igennem ude på sygehusene

man også fik igennem i går så det er en udmærket aftale men det er ikke sådan en aftale hvor man oplever at

har men kan ordføreren ikke bekræfte at der trods alt med den aftale der er lavet i år er afsat væsentlig flere penge

til sundhedsvæsenet altså til de ansatte

til patienterne ikke i forhold til at niveauet bliver løftet

at vi trods alt holder status quo i modsætning

til de aftaler der er blevet indgået de foregående år for eksempel sidste år hvor der kun blev afsat en milliard

og kl der har den her diskussion og det er jo sådan

har indgået aftalen så stemmer flertallet for det her i folketingssalen sådan er det det er en aftale man har været en del af som sådan

det aftalesystem vi har hvor kl aftaler med den siddende regering

ja vi glæder os da over at

målrettet penge blandt andet til at man kan få en bedre folkeskole der er målrettet penge til

bedre ældrepleje og der er målrettet penge til at man kan få et bedre sundhedsvæsen

forfærdeligt men hvorfor i alverden står vi så ikke nede ved grænsen og stopper

pillet ud af bilerne hvorfor i alverden gør vi det ikke sværere for østeuropæiske bander som tager til danmark og laver kriminalitet derfor har vi også

udrejsekontrol der er ingen tvivl om at de her penge er givet rigtig rigtig godt ud og

bare sige at tryghed er grænsekontrol og vi er rigtig glade for

se på indrejsetallene der har ikke været ret mange

søgt asyl i danmark blandt andet fordi vi har haft grænsekontrol jeg må også sige at

hen ikke er korrekt når man siger at det danske politikorps står ved grænsen

mod bunden af vores samfund

at skattefritagelsen af arbejdsgiverbetalt telefoni

rent geografisk i hørsholm har fyrre procent af lønmodtagerne fri telefoni og

på lolland er det otte procent det er dermed en skattelettelse der

gavner mere i toppen end den gavner

det her gode hvorfor i alverden skal det kun være de højtlønnede der har mulighed for at få en telefon som en del af

hvis der nu ikke er skat på

det her blive en ganske almindelig del som man vil få så vil det også være sådan

at tømrersvenden som nu i dag bruger sin egen telefon til at ringe frem og tilbage nok vil få stillet en telefon til rådighed det hænger jo ikke sammen i dag med den beskatning der er på telefoner den er også alt for dyr i forhold til hvad en telefon koster

i dag står til rådighed selv om man har en arbejdstid på

helt fair at det foregår på en firmatelefon men det er så det man vil stoppe så det kun skal være de fem og firs procent rigeste som har mulighed for at få det

har de små indkomster er det alt for dyrt at få udleveret en mobiltelefon fra

derfor vil man så fra ordførerens side fastholde at dem der har de højeste lønninger skal

få fri telefon det synes vi skal laves om og derfor skal

er enig i alt der er foreslået som stigninger i det offentlige forbrug der tilsammen bliver til en

når man nu sammenligner med de sidste fire års finanslove der har haft et væsentlig lavere

langt mindre investeringer i velfærd

balancerer det hele op imod hinanden

ført de sidste fire år med besparelser i velfærden eller den økonomiske politik som den nye regering lægger op til hvor der kan investeres i

at komme ind i sådan en folketingsrytme med at man kigger på procenttal og siger

om hvad det kan komme til at koste i fremtiden hvis vi bliver et mere interessant land at komme til som flygtningindvandrer

bruger pengene på noget som vi ikke

sådan set ikke glade for at det offentlige forbrug er steget så det er indholdet er interessant

et ord der er ikke én krone til de ældre der er ikke én krone til folkeskolen

lagt frem af socialdemokratiet

lavede man en fin og okay aftale i

som vi diskuterer her er bestemt ikke i orden i

vi var os tre alene i london på

det kan varmt anbefales det var fantastisk

falde i søvn man kigger på dem man håber at

kan de gøre det med en grundlæggende vished om at vi

til folketinget hele tiden arbejder for at der bliver gjort noget ved de virkelige udfordringer og dem ser vi da forskelligt på

skal mærke

uanset hvilken baggrund de har

i en ny retning et håb om at politik atter kan gøre en forskel

muligheder som så mange tørster efter et andet fokus

ikke nok til at råde bod på årtiers fald i den her tillid

med de store problemer og

er det som den her finanslov også handler om for

regeringsperiode mindre

være så meget desto mere ambitiøse for borgerne kan ikke spises af med taktik og polemik og derfor glæder vi os

at levere den forandring

er blevet udsultet længe nok

integrationen skal i fokus igen kulturen skal have en håndsrækning

og derfor skal forandringen sættes i gang

finanslov vi

til at sikre en ansvarlig økonomi

kvalificerede medarbejdere de har brug for

det er

klimaforandringerne poler der smelter temperaturer der slår rekorder

mere natur og bedre liv for mennesker

vi kan gøre det sammen endda sammen her i folketinget

fokus på det vigtigste næste generation

med udsultede uddannelser med mindre forskning

vi vil geninvestere

ungdomsuddannelser i hele landet

for et rigt kulturliv og for muligheder i hele danmark

internationalt når de har brug for det

blandt andet ved at droppe seniorjobordningen som trækker seniorer ud af det almindelige arbejdsmarked ved at give folkepensionister fuld modregning så

større forskningsfradrag så vi får mange flere nye ideer

har udtalt at den her finanslov skal være den grønneste i danmarkshistorien og derfor tænker jeg om

sofie carsten nielsen kunne give sine bemærkninger til om det så også efter det radikale venstres

generationsskiftebeskatning og hele den diskussion der har været og jeg ved også at

de radikales synspunkt i forhold til

de bekymringer som en lang række virksomheder og

procentsatsen om hvordan man fastsætter en virksomheds

skal være gennemskueligt der skal være

til at finde en ordentlig model og jeg håber virkelig

det for så vil vi også kunne skabe kontinuitet og noget virksomhederne

koblingsprocenten på

være at en del af de her privat og friskoler som ligger i landdistrikterne vil få nogle økonomiske udfordringer så mit spørgsmål er hvordan forholder

går meget ind for den skolemodel vi vil gerne være med til at se på om

men vi har overhovedet ingen planer at lægge stemmer til at sænke

de radikale hvor skal det udrejsecenter så være henne vi står

på tålt ophold skal være et eller andet sted i dag render de jo frit rundt i danmark og det går jeg heller ikke ud fra at de radikale ønsker

kunne være på sjælsmark når nu børnene og familierne kommer ud

klimahandling nu vi er også optaget af at det sker med

en social balance i behold og derfor

kompensere for nogle elafgifter som jo siden er blevet at sænke

ende med at give regningen for den her grønne omstilling til dem der har mindst mindst i samfundet i stedet for at

dem vi jo faktisk ved har det største

fuldt ud så

slags forskellige ordninger vores bud er at sænke elafgiften endnu mere

det er jo ikke kun klimaet der er i krise det er også vores natur og jeg kan jo se at

at man prioriterer at lave en naturnationalpark den i gribskov som man foreslår det var et forslag som enhedslisten

tusind og femten som der ikke var opbakning til så det støtter vi fuldt op om men mener radikale virkelig

tanke på ordene at det jo haster at det er nok med en naturnationalpark om året skal vi ikke gå meget hurtigere frem for

vi arbejder også gerne endnu hurtigere det er så vores bud på

i løbet af ti år det er alligevel

velkomne vi vil gerne arbejde sammen med enhedslisten om at

lytte

også en del af naturen

men noget af det som vi sjældent ser eller

giver meget god mening nogle grønne afgifter som vi måske også godt kunne støtte men det der bekymrer mig lidt er at

så er der nogle skattelettelser blandt andet et beskæftigelsesfradrag

at skatterne skal stige i danmark man foreslår flere skattestigninger end man foreslår skattelettelser og så er mit spørgsmål hvornår er radikale blevet et parti som kæmper for at

skatten skal være højere i danmark altså højere end det socialdemokratiet har spillet ud med vi anser jo normalt radikale

der skal sikre at der føres en ansvarlig politik i rød blok og at der bliver holdt lidt igen med pengene

flere skatte og afgiftsstigninger end man foreslår

i rød blok mod en uansvarlig økonomisk politik hvis radikale også er et parti der arbejder for at trække socialdemokratiet

der skal være flere skatter end socialdemokratiet selv foreslår

og jeg ser forskelligt på det

på arbejde og det gør og vores finanslovsforslag viser at man

grønne ambitioner og ambitioner for uddannelse og børn

den radikale skatteordfører fru kathrine olldag kaldte det en dag et

en af de ting som radikale ude i kommunerne for eksempel har været med til

man pålægger boligejere at kloakseparere på deres grund det er dyrt det er frygtelig dyrt det kan let koste halvtredstusind kroner for den enkelte boligejer det er noget der især rammer børnefamilier som lige er flyttet ud i deres hus da jeg sad i aarhus byråd fik jeg personligt mails fra familier som havde problemer med

den her regning og der var boligjobordningen en af de redningskranse som de havde for at

råd til at betale den her regning jeg ved godt man letter skatten på arbejde men det er ikke tilnærmelsesvis nok til at kunne dække de her regninger så hvad er radikales svar til de børnefamilier som står

afskaffe det her fradrag nu vi var selv med til at indføre det

en overophedning på arbejdsmarkedet og vi synes at de penge kan bruges langt langt bedre

den her ordning var med til at løfte

til gengæld kan man se frem til en lang række bedre vilkår

på skolen og ungdomsuddannelserne når de engang måske skal videreuddannes eller på en erhvervsuddannelse i det hele taget det

og ikke overdriver men holder sig på et sagligt spor derfor ærgrer det mig at fru sofie carsten nielsen taler om

børnetilskud

som radikale har været med til at aftale skal indføres for at kompensere familier under kontanthjælpsloftet er jo ikke rettet mod fattige familier altså en enlig forælder som lever med et kontanthjælpsloft og som har et barn har penge til rådighed

ethundrede kroner om måneden efter skat det er jo ikke fattigdom så hvorfor er det

at den radikale ordfører fru sofie carsten

fine og nuancerede refleksioner over at det er andet end penge der skal til for at vi får børnefamilier med i fællesskabet børnefamilier

i danmark det er jeg enig med herre ole birk olesens formand i men jeg er ikke enig i at vi ikke har fattigdom i danmark vi har en fattigdomsgrænse

regeringen endnu har villet være med til at definere men den findes

ikke er mangel på penge men mangel på evne til at organisere familielivet på en fornuftig måde og så er spørgsmålet bare hvorfor skal vi ikke tale om det

nu vil jeg stille spørgsmålet helt konkret til fru sofie carsten

til en enlig forælder med et barn

fattigdom ifølge fru sofie carsten nielsen og hvis det ikke er fattigdom hvorfor bliver fru sofie carsten nielsen så ved med at omtalte det som fattigdom

til helt basale ting i danmark som ikke kan deltage

finanslovsudspil noget af

men også på arktis det synes vi jo er rigtig interessant

ingen tvivl om at den opmærksomhed der er kommet på grønland bare de seneste par år jo virkelig har tegnet et billede af at vi er nødt til at styrke indsatsen så det kunne være interessant at få lidt flere ord på

eller bruges i år men faktisk med initiativer vi ønsker at vi

få truffet nogle af de beslutninger nu så man kan se hvad vi har med at gøre nogle

men helt generelt en opprioritering af

det er et udenrigspolitisk system som er blevet udsultet i hvert fald udfordret de seneste par år så at styrke den diplomatiske indsats

også når det gælder arktis ser vi i hvert fald i høj grad

som jo også vil være en mulighed for at bringe forståelse og viden om arktis for det trænger der til ud i verden det er meget meget tiltrængt i en udenrigstjeneste som ikke bare

i danmarks interesse at vi varetager ja

resultatmæssigt vi har jo før

om en seniorpension en seniorpension som skulle sikre en bedre mulighed for at komme

tidligere hvis man er nedslidt

socialdemokraterne til at acceptere den her alderspension men jeg har så forstået at nu har

socialdemokratiske regering valgt at fjerne

om den her seniorpensionsaftale og dermed skal vi selvfølgelig nok finde pengene til

er der ikke en finansiering til det vil de radikale se det som en støtte til en seniorpensionsordning fra den socialdemokratiske

og sf og andre afsat penge til det

af at den indsats blev nedprioriteret tidligere så vi vil

set det konkret

i den tidligere regeringsperiode endelig enige om

at styrke arbejdstilsynet det tog lang tid og jeg har

der skulle presses godt på men der kom jo noget der

økonomiske motor i regeringens finanslovsforslag hvordan ser ordføreren

en tid med brexit afmatning i tyskland donald trump i usa der fører handelskrige over atlanten

på manglen på initiativer der skal gøre danmark rigere der skal styrke beskæftigelsen der skal være den økonomiske motor i danmark hvordan ser ordføreren på manglen på det

i socialdemokraternes forslag men jeg vil henvise til

initiativer et forhøjet investorfradrag eller

har lavet med ordførerens parti

et højere fradrag til

virksomhederne og et fordoblet jobfradrag

ordføreren og ordførerens parti

en indsats for at vi kan få adgang til yderligere arbejdskraft fordi det som jeg sagde næsten er det allerallervigtigste for danske virksomheder nu så vi netop kan undgå at de pludselig står og mangler uanset egentlig om vi går ind i en overophedning eller der

krisetegn som også ordføreren opridsede

udenlandsk men sådan set også dansk arbejdskraft

i regeringens finanslovsforslag nu nævnte ordføreren jo en række ting blandt andet nogle fradragsmuligheder for virksomheder og mindre skat på investering hvilke af de initiativer vil det radikale venstre kræve i forhandlingerne med regeringen kommer med før

bakke op

at der skal være yderligere adgang til arbejdskraft så det regner vi selvfølgelig med

på talerstolen er fru lisbeth bech poulsen

næste fire år

og en fremtidig fri for de voldsomme belastninger som klimaforandringer påfører deres verden

fire partier

måske det

finanslov

i forhandlingerne med fire hovedforslag nemlig minimumsnormeringer klimahandling nu

er afsat penge til som

vi selvfølgelig også ønsker et yderligere løft

men det er jo ikke ligegyldigt

støtteparti et finanslovsforslag vi ønsker

den grønne omstilling ved at finansiere

som skal indføres fra to tusind og en og tyve

uligheden og forbedre klimaet

i folkeskolen og på deres uddannelser

klima hvor temperaturen ikke stiger

som

de besparelser som den tidligere regering indførte

men til at sikre omsorg for dem

efter en finanskrise

med bedre tid til patienterne end vi har

i vores velfærdssamfund og vi har

at opfylde det såkaldte demografiske træk

og det er en gigantisk

minimumsnormeringer er så afgørende for os i den her finanslov

lige får ambitiøs klimahandling nu

op med nye penge

nu med grønt lederskab

der skal nye penge til at udtage nogle af

få nogle borgerlige spørgsmål omkring

de samråd jeg havde fornøjelsen af at

fast at kom der en anden regering så skulle

sfs finansordfører

den her ydelseskommissionen og vi sagde at det var fuldstændig afgørende at det blev skrevet

ind skrottet

givet en økonomisk håndsrækning til de familier som

den tidligere regerings at

klogere på det her i folketingssalen

så at sf har fået

afviklet inden for den her valgperiode

og kvalitet i daginstitutioner handler selvfølgelig også om voksne og det handler også om uddannelsen og hvad det

hernede i salen flere gange

koster over tre milliard kroner om året så er spørgsmålet

i vuggestuer og maks seks børn per voksen

men normeringsdelen tre og seks er den samme som

det vil koste er når den er fuldt indfaset og det vil sige

pædagoger som jeg sagde i min tale har vendt ryggen til deres fag fordi de

ikke synes de kunne stå inde for det tilbage i daginstitutionerne

er halvdelen af prisen i forhold til bupls model

blandt andet er dem der ligger i råderummet i dag eller

næste år har vi sagt at vi starter ud

stigende til en milliard kroner næste år

og få uddannet flere skal der selvfølgelig også findes finansiering for de en

skoler og til uddannelser det

blive beskattet med den samme topskattegrænse som som lønindkomster

den finansieringsdel ønsker man ikke i

ting der ikke står i regeringens forståelsespapir jeg synes at

bygget for få ungdomsboliger i

men i det storkøbenhavnske område og i aarhus mangler man fortsat

at bygge boliger nu hørte jeg at ordføreren fremhævede

ungdomsboligbyggeriet sådan at vi kan få flere kommuner til at prioritere

af boliger det er et luksusproblem

vilje i nogle af de andre byer

reservere til andre former for byggeri

indført den her regel om at fem og tyve procent af

kunne være nogle muligheder i at der var en statslig medfinansiering af grundkapitalen

hvor man reducerer skattefordelene ved forældrekøb og dermed finansierer

kan være en statslig medfinansiering til opførelse af

det her med minimumsnormeringer siger sf selv at det koster omkring en

fuldt indfaset

procent af kommunernes samlede budget

indføre minimumsnormeringer overalt så det vil sige

i kommunernes økonomi til det her langt de fleste kommuner kører med et decentralt effektiviseringskrav på nul

yderligere finansiering så pengene ligger altså ude i kommunerne

grund til at kommunerne mange steder også med sfs billigelse

alene det faktum at kommunerne jo står for en stor del af de velfærdsydelser der er rettet

er skåret ind til benet og faktisk ind til

skal de duttes de skal have betaling

vi ønsker om minimumsnormeringer så skal pengene selvfølgelig

for bygninger og det kan vi tage en lang diskussion om en anden måde man

finde pengene på er ved at kigge på det tidsrum hvor pædagogerne er sammen med

dalende igennem rigtig rigtig mange år og det har det fordi man pålægger dem mere bureaukrati og mere administration hvis vi nu fjernede det og hævede tidsrummet hvor pædagogerne var sammen

man faktisk kunne finde hvad der svarer til de her normeringer også igennem en løsning som ikke ville koste ekstra penge

tror jeg vi kunne finde fælles fodslag nu er

jeg tror alle partier herinde har et ønske om at nedbringe bureaukratiet

vi er nemlig blevet overhalet af slovenien tjekkiet og slovakiet sagde fru lisbeth bech poulsen i sin tale og større indrømmelse af at lighed

nogen venstrefløjspolitiker tidligere for det er jo ikke sådan

lavindkomstgrupperne i slovenien tjekkiet eller slovakiet selv om de i de lande har større lighed end

at sf bliver ved og ved og ved med ikke alene at bekymre sig om at vi får bunden op

at bruge rigtig mange kræfter på at få toppen ned

at det er med til at sikre den såkaldte sammenhængskraft

er den sociale kapital for tilliden kriminalitetsraten og mange andre ting

rangliste og blevet overhalet af nogle lande som jeg tror

på hvis de skulle klare sig selv til et højere niveau med hjælp fra os andre men vi går ikke op i at dem der klarer sig godt

skal pilles ned at de skal trynes

i højere grad ligne en middelklassedansker selv om de har gjort noget ekstraordinært og skabt virksomheder arbejdspladser og så

tilgang til tingene der er jo ingen som helst tvivl om at det er bedre at være blandt de svageste i danmark hvor der er større ulighed end det er at være blandt de svageste i slovakiet tjekkiet

meget velhavende familie og har arvet

til finansieringen en ting er at man lægger en masse skatter og afgifter på erhvervslivet

man lægger skat på noget så får man mindre af det

det er skattefinansieret

så bare rette ind for sådan er det

hvad er det vi skal leve af i fremtiden og så vil vi

på mange måder godt jeg tror vi alle sammen ønsker at gøre noget godt for de små det der måske kan være en lille smule skuffende er at de som jeg kan forstå det på ordførerens tale og de prioriteter hun fremlægger

måske er man så optaget af at gøre noget godt for børnene at de ældre bliver skubbet helt til side

skal mange måneder tilbage før der blev indgået en pagt imellem ordførerens parti og mit parti socialistisk folkeparti og dansk folkeparti om at der skulle en ekstra milliard mere til de ældre og ordførerens

fru pia olsen dyhr var meget eksplicit

bare høre kan vi regne med den milliard til de ældre i finansloven

dansk folkeparti

folkepension om det er ekstra tillæg om det er ældrepleje omsorg og så videre

og det er sådan at på dr

udtalte altså ordførerens formand umiddelbart før folketingsvalget at sf sammen med dansk folkeparti ville kræve en milliard mere til de ældre og vi er klar altså selv om vi måske ikke bliver inviteret til alle de møder som socialistisk folkeparti gør for tiden så vil vi gerne bakke op om det her krav kan vi også regne med socialistisk folkeparti

sidste år eller forrige år udmønter sig i i kroner og øre og skulle det

morten messerschmidt vise sig

at håndsrækning i kommuneaftalen i forhold til hvad der kan udmøntes deri jamen så vil vi gerne give

til initiativer som vil gavne erhvervslivet

fru lisbeth bech poulsen slap lige lovlig nemt om det spørgsmål ved at sige at

når man læser erhvervsorganisationernes ønskeliste står vi vil rigtig gerne beskattes mere og

forslag fra sf som rent faktisk er noget erhvervslivet efterspørger

er nogle rammevilkår og noget forudsigelighed hvis man for eksempel

har den zigzagkurs der har været ført igennem flere år

på det grønne område har ført jeg vil ikke

så giver det også nogle svære betingelser for

at investere i af nye maskiner og det at udvikle nye teknologier kan vi trygt

gå videre ad den her vej eller er det spildte penge så den type rammevilkår er

sf burde kunne tilslutte sig

hjælpe os med at få forsimplet skattesystemet

det her ekstremt komplicerede skattesystem efterhånden hvor der først bliver trukket et arbejdsmarkedsbidrag og så

betale nogle andre skatter bagefter men der er også et beskæftigelsesfradrag og en grøn check og så videre man kan gøre det her meget mere simpelt ved bare at give folk en simpel skatteprocent så vil folk betale det samme som de gør i dag det provenuneutralt men mere simpelt kunne

vil gøre noget ekstra for de små og mellemstore virksomheder for det er jo dem der tit har det lidt sværere for eksempel ved offentlige udbud eller ved barsel eller hvad det nu kan være

bare så sf er klar over at det vi forhandler nu er finansloven for to tusind og tyve

man lige skal have rettet lidt i sit finanslovsudspil så det ikke vedrører indeværende år men selv hvis vi

alle de prioriteringer sf har

kan da godt forstå hvis dansk folkeparti undrer sig lidt over

i partiets prioriteringer

ord om ældre ikke ét beløb til ældre hvordan hænger det

finansieret ude i kommunerne

kommunerne får penge til det via de økonomiaftaler som finansministeren indgår med kommunerne

regering i flere år konsekvent har underfinansieret kommunernes økonomi

en regering som rent faktisk laver en kommuneaftale som sikrer penge til flere ældre til flere børn

at have en kommuneaftale hvor der er nok penge

og det er jo så vel at mærke ud over det demografiske træk som var det der var den politiske aftale mellem sfs formand og dansk folkepartis formand det bliver interessant

når vi graver videre i det til gengæld vil jeg så springe til noget andet vi prøvede at få et svar ud af den socialdemokratiske ordfører omkring besparelser på konsulenter og

nogen bud på sf er lidt mere

spare nogle penge det foreslår vi som finansiering

likviditetsproblemer for de berørte virksomheder

en stor problemstilling at der bliver skabt betydelig usikkerhed om

af de her virksomheder spørgsmålet går så på hvordan sf forholder sig til de store udfordringer som især mindre likvide små og mellemstore virksomheder får som måske ikke kan sælges eller låne penge i banken for at betale for den her skattestigning

i at give virksomhedsarvinger med bo og gaveafgiften en en fordel i forhold til så meget andet

er ordføreren spørger om

i forhold til at det bliver værdiansat anderledes i dag end tidligere

om man skal have likviditet nok har ministeren jo

der anbefaler man ikke at hæve arveafgiften man anbefaler en harmonisering man påpeger så også en lang række udfordringer ved rent faktisk at hæve arveafgiften i forbindelse med en harmonisering

skulle

årrækken over hvilken den skal betales

som har ønsket at gøre brug af den her femten årsregel ikke en eneste

når man er så god til

gas og ikke mindst olie fra den danske undergrund

synes det er en god idé at åbne for nye licenser og dermed

ganske ganske mange milliarder

når man ikke skal bruge ressourcer på at udvinde gas og olie

desværre kan vi jo også bare se at hvis vi for alvor skal sikre en klode til vores børn og

energikilder og have en mere bæredygtig måde

de danske skatteydere man synes åbenbart at det er bedre og mere miljømæssigt korrekt at importere olie og andre fossile brændstoffer

at vi bliver nødt til importere det hvis ikke vi

procent uafhængige af fossile

jo at vi skal importere det fra mellemøsten det skal sejles herop eller

jo selvfølgelig en miljøbelastning

jeg har brug for at ordføreren uddyber noget mere hvorfor sf ikke vil være med til at kigge på en

skulle løse de ting vi ønsker at

konservative folkeparti går rigtig meget

vores skattesystem kompliceret er fradragsmuligheder det er tilskud det er seks og tyve milliard

at producere i en mere grøn retning

hvor vi skulle lave det så forsimplet som jeg lidt hørte det fra herre rasmus jarlovs

det hvis der nu ikke er nogen konsekvenser

sider at vores skattesystem burde være mere

hvis vi kunne løse alle de her ting det er bare sjældent sådan at der er nogen der lige har lyst til at opgive deres eget fradrag for at gøre det mere

mig at få præciseret kan ordføreren og ordførerens parti

acceptere hvis den kommende finanslov ikke indeholder minimumsnormeringer med én voksen

tre børn i vuggestuen og seks børn i børnehaven

gå direkte ud til kommunerne til pædagoger

hinanden uanset hvem der er i regering

mest ambitiøse grønne omstilling til dato den skal for første gang i årtier øge ligheden og den skal styrke

og politikere som satte dagsordenen det var

krav om flere voksne i børnehaverne der fyldte

det nye politiske flertal vi skal omsætte valget til håndgribelige resultater

allerede ved den første finanslov

kommende årti skal vi omstille hele vores samfund af hensyn til klimaet vi skal omstille vores måde at leve på så vi kan se vores børn og børnebørn i øjnene og samtidig

skal vores velfærdssamfund genoprettes og så skal hullerne i det sociale sikkerhedsnet lappes

mange år er de rigeste kun blevet rigere mens fodaftrykket på klimaet

det rokker ved fundamentet i vores velfærdsmodel problemerne er jo ikke kommet af sig selv højrefløjens politiske beslutninger har bragt os til der hvor vi er nu for eksempel har den tidligere regering fra to tusind og femten til

vil koste næsten to og tyve milliard

har det tidligere flertal efterladt en ubetalt regning i

tyve på tre milliard kr som vi andre så må samle op

er efterladt af partier som i øvrigt ofte ynder at omtale sig selv som økonomisk ansvarlige

til dem der i forvejen har mest og så bare skride fra regningen bagefter enhedslistens forslag til finansloven er mere end fuldt finansieret pengene går til at genrejse danmark som et bæredygtigt velfærdssamfund og

banker multinationale selskaber storaktionærer og virksomhedsarvinger om at bidrage lidt mere

være med til at sikre at vi skaber gode job på ordentlige vilkår og

arbejdskraft uanset konjunkturer det er klart at når vi vil ansætte

at resultatet skal afspejle det budskab som befolkningen gav

skal en finanslovsaftale kunne mærkes på vores velfærd og den skal kunne måles i vores

almindelige mennesker og dem der har mindst der skal betale regningen denne gang uligheden

det danske samfund er ekstremt rigt

efter enhver målestok og vores økonomi er blandt de stærkeste i verden udlandsgælden er lav og der er også udsigt til et stort overskud

fordelt end den har været i mange år de seneste år har skiftende politiske flertal gennemført en lang række ulighedsskabende reformer for at øge det teoretiske udbud af arbejdskraft reformer der hver gang handler om at sænke skatten i toppen og stramme skruen over for ledige og syge det skal denne finanslov være med til at rette op på der er rigelig råd til at begynde at genoprette velfærden så man igen kan være tryg

og der er råd til at hæve ambitionsniveauet i den grønne omstilling så vores samfund kommer i harmoni med kloden og naturen denne finanslov skal tage de første skridt mod den store grønne omstilling og efter vedtagelsen af finansloven

skal disse tiltag følges op af en række store aftaler inden for for eksempel energi biodiversitet transport og landbrug men vi skal i gang

ikke har plads til både grøn omstilling og velfærd

grønnere danmark men man må bare helt nøgternt konstatere at der slet ikke er penge nok til begge dele og den første finanslov

altså kunne mærkes på velfærden og måles på klimaregnskabet der skal være penge til minimumsnormeringer

og de forventninger må man bare konstatere lever regeringens finanslovsudspil ikke op til finanslovsforslaget fra regeringen indeholder i sig selv ikke

af vores velfærd der

afsat penge nok til at man kan garantere mod flere forringelser og fyringer

er afsat til at forhandle om kan ikke række til både velfærden og det grønne det er selvfølgelig fundamentalt at det bliver ændret og jeg må bare ærligt sige at der forestår et stort arbejde ved forhandlingsbordet

men vi har heldigvis fra enhedslistens side en masse ideer til hvordan vi kan få skruet op for ambitionerne

finansieringsforslag i forhold til finanslovsforhandlingerne

har vi tre hovedkrav som vi sammen med minimumsnormeringer går til forhandlingerne med

det kommende årti skal omstille hele vores samfund af hensyn til klimaet og det skal ske på en

vi ikke sender regningen for den grønne omstilling til dem der har mindst

skabe en grøn omstilling der samtidig både kan løfte og forbedre hverdagen for mange

vi at vi starter med at investere et milliardbeløb i den kollektive trafik til en tredive procentssænkning af billetpriserne i det kan ikke gøre det alene

den kollektive trafik for det andet skal vores velfærdssamfund genoprettes økonomiaftalen for kommuner og regioner har ikke løst problemerne på trods af at aftalerne

ændre på med finansloven og vi foreslår derfor blandt andet en akutmilliard til psykiatrien som kan gå til flere sengepladser i almen psykiatri til retspsykiatrien og til flere pladser på sikringen

sundhedspersonalet til at tage sig af den enkelte patient

som formoder at der er tale om en blindtarmsbetændelse og henviser dig til indlæggelse

lægen står med mange andre patienter der har lige så meget

du bliver diagnosticeret med blindtarmsbetændelse

anden patient desværre er mere syg end dig så du bliver udskrevet men du får

om der skulle være plads lyder det mærkeligt ja men det er den virkelighed borgere med psykisk sygdom

værdigheden er sparet væk derude i virkeligheden

mennesker i sygdom ender alt for ofte også i fattigdom og vi er ikke færdig med at tale om dem blot fordi der er nedsat en ydelseskommission

og derefter skal man enten kunne varetage sit job og dermed raskmeldes eller også skal man eventuelt visiteres

vores finanslovsudspil indeholder desuden forslag om folkeskolen markant mere skov og natur

landbrugsjord ændrede regler for permanent opholdstilladelse afskaffelse af to procentssparekravet på uddannelse og kultur initiativer til bekæmpelse af social dumping og en række andre vigtige ting

mindst lige så meget frem til de forhandlinger der bør kunne lede os frem til en god aftale i sidste ende og fra enhedslistens side kan jeg i hvert fald sige at vi går konstruktivt

som jo ligger i forlængelse af de forhandlinger vi havde

forståelsespapiret som jo giver en ny retning for danmark og nu er arbejdet at udmønte det

enhedslisten har jo i hvert fald tidligere lagt afgørende vægt på

af et medlem af enhedslisten solidaritetdk

er det sådan set bare et spørgsmål som er relativt banalt

er forsiden på enhedslistens finanslovsudspil hvor der står en finanslov der mindsker

på den måde at vi selvfølgelig ikke kan støtte en politik som

det var meget centralt i de diskussioner vi havde omkring

forståelsespapiret hvor vi jo havde nogle diskussioner som jeg tror der også var flere der måske fulgte med i hvert fald

helt afgørende for os at der skulle ske et opgør med for eksempel de klassiske arbejdsmarkedsudbudsreformer som som der er blevet lavet under flere regeringer og som har betydet at uligheden er steget drastisk og at forskellen på top og bund er steget dramatisk

at at en finanslov med enhedslistens stemmer

ulighed det må jo så gøre det svært

men der er jo en

klokken tre og tyve ni og halvtreds hver aften og lade resultatet af den lommeregnerberegning være afgørende for om vi vælter regeringen næste dag eller ej vi

er det så en succes

også trykke nogle i toppen hvad er egentlig enhedslistens politik gælder det lighed for ligheden skyld eller gælder det lighed fordi der er nogle man gerne vil løfte

finde ud af hvad for en ideologi der ligger bag ved lighedstanken

noget der handler om ulighed det handler om de forskelle

diskussionen om fattigdom som sådan set er noget andet end ulighed

nitten er blevet ført en politik som både har ført til flere fattige og til at uligheden stiger og det er det

og skabe bedre vilkår for dem der har mindst og tjener mindst og så handler det selvfølgelig om at dem som har fået skatterabatter i massevis og det er

skal bidrage med en mere fair andel til fællesskabet

når man sådan taler så meget om ulighed

må man også bare konstatere at der er flere

internationale studier som viser at lande som har en høj grad af lighed faktisk også er mere

hen fordi man formår at udnytte samfundets ressourcer

yderligere finansiering som ordføreren også sagde end den socialdemokraterne har fremlagt et af de steder hvor jeg kan se

samfundet for eksempel

være med til at finansiere noget af den grønne omstilling eller

flere pædagoger i vores daginstitutioner vil enhedslisten

det vil give et et årligt provenu på en

vi også i vores forslag til finanslov

sagt at vi gerne vil bruge en milliard kroner på minimumsnormeringer i

til minimumsnormeringer det er klart at

ikke se nogen gode argumenter for at vente at bruge de penge når der nu tilsyneladende er etableret

en politisk enighed mellem fire partier radikale venstre enhedslisten sf og socialdemokratiet om at bankerne skal bidrage med noget mere jeg kan

ikke se hvorfor man skal gemme de penge jeg synes at bankerne skal skal bidrage noget mere til fællesskabet og de penge kan blive brugt meget fornuftigt på for eksempel minimumsnormeringer eller på

at blive indført den første januar på de humanistiske og

kan enhedslisten se en finanslov hvor uddannelsesloftet ikke er afskaffet eller hvor vi ikke har fået

noget som skal ordnes med den her finanslov det som

det her jo ikke et spørgsmål om ikke at kunne finde pengene man må bare konstatere når man læser finanslovsforslaget fra sf finanslovsforslaget fra det radikale venstre finanslovsforslaget fra enhedslisten

er så stor en fællesmængde af finansieringsforslag at det kun er et spørgsmål om politisk vilje

beskyldte for at have givet nogle uansvarlige skattelettelser

enig i at de skattelettelser vi gav

have været langt større

det er ikke ansvarligt at tage så mange af folks penge som vi gør i danmark

en hundrede milliarder kroner om året og arbejder så hårdt for at der skal være så mange penge i det offentlige

velstand i samfundet er jo ikke at de offentlige budgetter er så store som muligt det er at borgerne er rige og noget af den rigdom kan de selvfølgelig få gennem en velfungerende offentlig sektor men det kan ikke være mål at den skal være så stor som muligt

kæmpestort råderum i øjeblikket otte og tyve milliard kroner der er

råd til et meget meget stort løft faktisk af de offentlige udgifter hvorfor er det nødvendigt at hæve skatterne i den situation så vidt jeg ved har ikke engang enhedslisten forslag

hvad vi ville gøre hvis det var os der kunne

men har finansieret vores forslag krone til krone det skyldes jo at noget af det råderum som der ligger

om de penge der kommer ud af de dynamiske effekter

eksisterer i virkeligheden og så synes vi

økonomisk uansvarligt at indregne dem i råderummet så vi vil hellere finansiere ting krone til krone frem for at bruge af et råderum der er skabt af nogle reformer hvor der er nogle dynamiske effekter som vi sådan set synes at der er en meget svag evidens for men vi synes det er rimeligt

at at bruge noget mere på velfærd og den grønne omstilling og man må bare sige at selv med det råderum der er nu hvor der er sket en genberegning

til at skabe det løft af velfærden som er nødvendigt og det er ikke nok

man skal strenge sig an men har

nogle forslag til ting man kunne gøre for at skabe vækst i samfundet og sørge for at der var

større skattebase som det hedder altså at der blev tjent nogle flere penge rundtomkring i de danske virksomheder og hvis jeg må indskrænke svarmulighederne lidt

lærte jeg ved at høre på sf før så er det ikke en mulighed at svare at man vil gøre

for at tage et arbejde er afgørende for at skabe et godt erhvervsklima og danmark rangerer jo konsekvent

muligheden for at drive forretning at have et godt miljø miljø at at være et innovativt samfund der ligger vi jo i top konstant helt i toppen netop fordi vi har et stærkt velfærdssamfund i forhold til erhvervsinitiativer

til at styrke erhvervslivet som handler om at forbedre forholdene for små virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende og så handler det om at skabe bedre muligheder for

demokratisk ejede virksomheder altså den kooperative sektor som er en relativt stor del af den

vil noget andet end enhedslisten med samfundet

ude i regionerne og også i kommunerne

jo se at der bliver brugt stadig flere penge på konsulenter på projektmagere på central ledelse og administration og på de her områder som i min optik er det jeg vil kalde kolde timer der ikke genererer grundlæggende kernevelfærd

hvad er enhedslistens krav til den her finanslov

også kommer ud at ligge helt derude decentralt hvor der bliver skabt en kernevelfærd for

ikke bare lander nede i bøtten ude

i den offentlige sektor for at frigøre flere midler til den borgernære velfærd det er noget vi har kæmpet for og sagt i mange år det hænger meget sammen med hele vores kritik af new public management som styringsinstrument for den offentlige sektor importeret fra den private sektor

som som har taget alt for mange ressourcer væk fra den borgernære velfærd jeg vil sige

det eneste parti som som ønsker at kigge på hvordan man kan spare administration væk eller gøre ting mere effektivt så man kan frigøre penge til velfærd

det må jeg være ærlig at sige men det er selvfølgelig noget som er supervigtigt

så kan vi jo bruge pengene på noget fornuftigt i stedet for og selvfølgelig

at der er en administration som fungerer vi skal jo ikke spare det offentlige i stykker ligesom vi har set det ske med

kostet os dyrt det skal gøres klogt men

nitten tre og firs eller sådan schlüter begyndte på den her dagsorden kunne man ikke måske lave et system

man rammesatte de her midler direkte ud til for eksempel institutioner direkte ud til skoler uden om kommunerne og deres mulighed for at administrere de her penge for vi ved jo at en del af de

at sende pengene videre til kommunerne hvor der i forvejen i dag er meget fokus på at fjerne bureaukrati for at bruge pengene på velfærd

er en meget meget effektiv måde at bruge velfærdsmidlerne på

kan spares penge på administration for at frigøre flere midler til borgernær velfærd af den simple grund at det er det mest populære sted at spare overhovedet

hylder det danske samfund og den rigdom som skabes i danmark

kapitalistisk system med fri markedsøkonomi og privat ejendomsret altså meget langt fra det system som enhedslisten ønsker men det er det system som skaber al den rigdom som enhedslisten vil bruge af i de årlige finanslovsforhandlinger det her er jo en genopførelse af en forestilling der

at enhedslisten går på talerstolen og siger at vi skal bruge mange flere af de midler som skabes

tænker enhedslisten nogen sinde over paradokset i at man har behov for så mange penge til sin politik samtidig med at man ønsker at føre en hel anden økonomisk politik som vi kender fra for

cuba og venezuela og som jo ikke genererer de penge til at man kan hjælpe de fattige og få mere lighed osv som enhedslisten her i dag ved finanslovsforhandlingerne

der er meget store

bare konstatere at enhedslisten er det eneste parti som har stemt imod samtlige af de indskrænkninger af den personlige frihed og af frihedsrettighederne som er blevet gennemført her de senere år

engang et parti som kalder sig liberalt i sit partinavn kan leve op til de standarder for individets frihedsrettigheder som enhedslisten arbejder ud fra i folketinget så demokratiet er det afgørende udgangspunkt

samfund hvor der er et stærkt fællesskab og hvor kritisk infrastruktur for eksempel er ejet af fællesskabet eller staten derfor er vi også glade for at det

ikke lykkedes at sælge radius til nogle internationale kapitalfonde som kan gemme sig i

solgt til et forbrugerejet selskab jeg tror at hvis herre ole birk olesen kiggede på vores udspil til hvordan vi vil fremme en demokratisk ejet

så ville herre ole birk olesen kunne se at det det samfund vi ønsker

men hvis man nu kunne nå ind til kernen hos herre rune lund hvor han sådan virkelig svarede på spørgsmålet

at den tvangskollektivisering af produktionsmidlerne som enhedslisten ultimativt ønsker at gennemføre vil føre til et fattigere samfund ligesom vi har set det i andre lande hvor man har gjort det samme alle steder i verden til alle tider således at enhedslisten i en kommende finanslovsforhandling hvor enhedslistens drømmesamfund var blevet gennemført

politik alligevel gang på gang på gang står og fremlægger det som om det der der skulle være enhedslistens politik jeg vil jeg vil anbefale herre ole birk olesen rent faktisk at læse hvad det er enhedslistens politik går ud går ud på jeg kan anbefale udspillet

blandt andet viser hvordan man kan fremme

og produktivitet inden for den demokratisk ejede sektor som

som vi har rigtig mange af i danmark og som mangler politisk fokus

ned i ordførerens holdning til emnet klima kontra ulighed vil ordføreren og ordførerens parti kunne støtte initiativer i en finanslov som trækker den rigtige vej i forhold til at redde klimaet men som så til gengæld øger uligheden

ikke øger uligheden og som ikke sender regningen til dem der har mindst

forslag til en klimaplan som vi fremlagde i februar i år kan se

konkrete virkemidler at sikre at vi når en halvfjerds procentsreduktion af klimagasser i

og tredive planen er fuldt finansieret og den er finansieret på en sådan måde at den ikke vender den tunge ende nedad at den ikke skaber mere ulighed og det er

vigtigt både fordi det er vigtigt i sig selv ikke at skabe mere ulighed men

hvis det bliver sådan at den grønne omstilling

grønne omstilling fordi vi vil få så meget modstand

i frankrig med de gule veste og den slags skal vi ikke have herhjemme

herre rune lund der siger at det er principielt forkert hvis uligheden stiger som en konsekvens af kampen mod klimaforandringer og at uligheden ikke må stige skal jeg forstå det sådan at det er vigtigere for herre rune lund og for enhedslisten at uligheden ikke stiger

det var fru maria reumert gjerding

forskellige naturtyper hvordan vi skulle sikre vores enge vores overdrev og så videre og vi blev ved til klokken var omkring

den finanslov der skal til at forhandles så synes jeg jo naturen

jeg undrer mig over at det ikke fylder i sig selv for når man kigger på det finanslovsudkast der er kommet

fra danmarks naturfredningsforening hvor man skrev at naturen var fuldstændig fraværende i det finanslovsudspil der var kommet naturen

fuldstændig fraværende så når det nu er noget der ligger i enhedslisten så meget på sinde hvorfor er det så

opretter naturnationalparker vi vil oprette femtende vi vil omlægge

naturzoner på havet i form af urørt hav

og tyve så det er noget som har ligget vores hjerte meget nær meget længe og det er noget som stadig ligger vores hjerte meget nær og noget vi kæmper

og oplistede hvad der var prioriteterne med blandt andet psykiatri

minimumsnormeringer og der kom naturen ikke ind på en plads der var nævneværdig

man kan tage meget med til bordet jeg har været i politik ikke i mange år men trods alt længe nok til at vide at man altid som politiker

nogle oplagte finansieringskilder til det

hvis man ser på overskuddet på statens regnskab for to tusind og nitten

kan man jo se at det nærmer sig lige omkring de halvtreds milliard kr og de penge kan man

investere i den grønne omstilling det ville være mærkeligt at betale af på gæld i en situation hvor der faktisk er negative renter

nogle investeringer i den grønne omstilling som skal foretages hurtigt

der er penge til rådighed og der er fornuftige måder at bruge de penge på blandt andet

værdig om at man skal genrejse danmark som et bæredygtigt velfærdssamfund

hvis man er en tømrermester på nordfyn har ti ansatte og ejer alle aktierne i sit eget selskab er man så storaktionær hvis man er

ejer alle aktierne selv sammen med sine børn er man så

af virksomheder hvis det er det som spørgeren henviser til jeg vil henvise til at de finansieringsforslag som vi er kommet med i vores finanslovsforslag jo blandt andet indbefatter at vi skal harmonisere beskatningen af kapital og arbejdsindkomst med lønindkomst

renter eller ved at tjene penge på at købe og sælge aktier eller

til hvordan vi lukker det som vi opfatter som som skattehuller og som betyder at store multinationale selskaber år efter år kan slippe af sted med at betale nul eller næsten nul kroner i skat

ekstra om året og det vil have en klar social profil for det vil være de allerrigeste faktisk den rigeste procent

som primært vil komme til at bidrage lidt mere

det er nogle af de finansieringsforslag vi har og det er det der danner baggrunden for for

man foreslår om generationsskifteafgift også rammer

dem der ansætter mange flere lærlinge procentvis sammenlignet med store entreprenørvirksomheder det er dem der tager dem kommunen ringer og spørger om de ikke kan finde et arbejde til

ved at falde ud af arbejdsmarkedet det er dem der tager det ansvar

at hvis man tredobler generationsskifteafgiften så vil det skade

for arvinger til familieejede virksomheder

jo ikke er en beskatning af de familieejede virksomheder

en bo og gaveafgift for arvingerne til familieejede

en meget uproduktiv og forkert måde at bruge samfundets ressourcer på og

jo blandt andet spørge de økonomiske vismænd om hvad de siger om det de har jo netop en holdning

det faktisk i virkeligheden er produktivitetsforringende at man

for de danske familieejede virksomheder at opnå

succesfuldt generationsskifte man lægger op til at tilbagerulle den aftale som dansk folkeparti

at hjælpe de her mange tusind danske virksomheder

unikt at der er så mange familieejede virksomheder

almindeligt generationsskifte hvor man så gør det efter de regler vi har

fonde det er en lidt anden diskussion men det vil vi gerne diskutere med dansk folkeparti hvis dansk

interesserede i at kigge på de meget lempelige skatteforhold for fonde

rabat på bo og gaveafgiften som df jo desværre har været med til at indføre og som vi nu vil rulle tilbage

dermed sænker man produktiviteten i samfundet som helhed

en skatterabat som jo også er en skatterabat som bliver givet til milliardærarvinger til nogle af de store familieejede virksomheder kunne de her penge i

være blevet brugt på en mere fornuftig måde hvis dansk folkeparti

for de næste ti år når så debatten ruller herinde

og det er det er et skisma at de virksomheder

derfor kan fondseje godt være en fornuftig konstruktion det der i vores øjne er problemet med med fondskonstruktionen er de meget lempelige skattevilkår altså hvor man

længere diskussion jeg synes bare det er vigtigt at sige

bo og gaveafgiften og arvingerne til familieejede virksomheder

en produktivitetshæmmende foranstaltning at give den skatterabat det siger de økonomiske vismænd

som blandt andet herre karsten lauritzen sagde dengang han var skatteminister

det giver økonomisk mening det er et moralsk spørgsmål og der må jeg bare sige at mit moralske kompas

en lille smule bekymret i hvert fald når man tilhører en familie der tjener sine egne penge ved at have en familieejet virksomhed sådan er

og hendes familie har igennem mere end hundrede år drevet forretning på dyrehavsbakken og jeg vil da bare gerne høre hvem det så er herre rune lund forestiller sig skal overtage ejerskabet af den

jeg går ud fra at det er det der ligesom lægges op til når enhedslisten taler

overgang til demokratisk ejede selskaber eller hvordan skal vi

viser i virkeligheden hvor lidt opmærksomhed der er på den kooperative sektor i de danske samfund

alle de forsyningsselskaber som leverer el gas og vand til den danske befolkning

virksomheder i vores samfund som enten er medarbejderejede forbrugerejede

er meget meget stor og den får for lidt politisk opmærksomhed og jeg og

at vi får skabt nogle bedre rammevilkår for at mennesker som ønsker at

får nemmere ved det at der bliver bedre rådgivning

der bliver bedre lånemuligheder

som som gør det nemmere at starte den slags virksomhed op hvis man går og har

det er dejligt men jeg kan alligevel høre at det jo ikke kun handler om nye virksomheder hvor man frivilligt ønsker at gå ind i det forhold det kan lige så vel handle om etablerede virksomheder hvor man altså politisk ønsker at drive det frem

at enhedslisten altså ønsker at virksomheder der måtte være fondsbaserede aktiebaserede eller på anden måde noterede

ikke bare den type virksomheder i danmark men faktisk også i andre europæiske lande

bare konstatere at de er er stærke for samfundsøkonomien og derfor har vi som samfund en interesse i at fremme

staten skal gå ind og overtage noget som helst det handler om

medarbejderne i højere grad kan gå ind og og

virksomheder og generationsskifte

hvad det er der sker i en virksomhed når man dræner egenkapitalen for at næste generation kan overtage og

de her cirka trehundredetusind medarbejdere der er ansat i de treogtyvetusind små og mellemstore virksomheder som skal generationsskiftes inden for de næste ti år

dermed hæmmer mulighederne for virksomhedernes udvikling fordi

betale det er ikke noget som virksomheden skal betale det vil sige at man skal betale skat

ligesom man skal betale skat af anden arv hvis man er borger i det danske

samfund og hvis man er skattepligtig her i landet og det er ikke en detalje

spørgsmålet her også i forlængelse af det som de økonomiske vismænd

ud af vinduet på den her uproduktive uproduktive måde altså den her produktivitetshæmmende

de økonomiske vismænd i det her spørgsmål hvis man ikke ønsker

produktiviteten i danmark hvorfor skal vi så bruge en milliard kroner om året på at sænke produktiviteten i danmark

bent greve som er professor ved institut for samfundsvidenskab og erhverv på roskilde universitet siger

sikkert at børnene kan det samme fordi en far er fodboldspiller på højt niveau er

som også vil komme milliardærarvinger til gode en ren skatterabat

at pengene ikke kommer fra virksomheden de kommer fra arvingen det er rigtigt

og de penge er nødt til at blive trukket ud af

for at man kan betale sin arveskat

hvilket betyder at man skal hive næsten dobbelt så mange penge ud af

tredive års tilbagebetalingsret hvis det måtte ende med at blive en del af

jeg bare gerne se den virksomhed som ikke kan overleve på på grund af

er rigtig god og gavnlig og der er ikke nogen virksomheder som vil blive ramt

det ikke nogen byrde for en virksomhed gælder det også for folks privatøkonomi at vi bare pålægge dem kæmpestore regninger

flere millioner kroner tilbage fordi du kan betale dem over tredive år i øvrigt til en rente som ligger over markedsrenten så det er et elendigt lån staten tilbyder regningen skal jo stadig væk betales selv om man har

afbetale den over en længere årrække det bliver regningen jo mindre af og byrden for virksomheden bliver ikke mindre af at man får lov

skatterabat tilbage lige pludselig skal betale det samme i bo og gaveafgift som alle andre danskere

kæmpeproblem selv om vi i dag har en mulighed for at betale tilbage over femten år

og det er bare vigtigt at sige at der er forskel på om det er virksomheden eller om det er arvingen og det er altså arvingen som betaler bo og gaveafgift det er ikke virksomheden og det er ikke bare en detalje det er fakta og det er faktisk temmelig væsentligt i den her diskussion jeg kan godt se at der er masser af borgerlige politikere som prøver at blande det hele sammen i en stor pærevælling men altså det er faktisk ikke

se den her voldsomme skelnen mellem virksomheden og arvingen

mange røde partier har en evne til at tale om at

ni ud af ti danske virksomheder

virksomhed gå i arv til sønnen eller datteren

at

sønnen eller datteren kan videreføre en helt almindelig

eller sandsynligheden for at man tværtimod

er nej det vil ikke skade dansk økonomi tværtimod

skatterabat som blandt det konservative folkeparti

produktivitetshæmmende og det synes jeg er noget som som det konservative folkeparti skal

til altså når de økonomiske vismænd decideret går ud og anbefaler at man ikke skal tilgodese lige præcis den her type virksomheder på bekostning af andre

eftertanke hos det konservative folkeparti giver det ikke anledning til eftertanke at når vi kigger på det her spørgsmål så handler det jo ikke om økonomi

er jo ikke et ikke et økonomisk spørgsmål i

at den tilbagerulning vil skade dansk økonomi tværtimod

karsten lauritzen den tidligere skatteminister

bare hvor ligger det moralske i

nogle som skal betale en lavere boafgift end alle andre danskere bare fordi de

favorable vilkår på bekostning af andre virksomheder hvor er det rimelige i det det forstår jeg

der må man bare sige at hvis vi skal gøre op med den stigende ulighed så er der tre steder vi skal kigge på

højere beskatning af de højeste indkomster 2

rimelig beskatning af arv

bare konstatere at hvis ikke man er interesseret i at kigge på lige præcis de tre områder så kan man snakke nok så meget om at mindske uligheden

ønske regeringen tillykke med at være blevet regering det ville måske nok være at strække sig lidt

men men vi ønsker regeringen held og lykke og vi håber at regeringen bliver en succes for det er vigtigt for danmark at der er en velfungerende regering regeringen har overtaget en dansk økonomi i exceptionel topform alle de vigtige nøgletal er gode vi har en relativt høj vækst vi har stort overskud på betalingsbalancen lav inflation og overskud på statsbudgettet selv om finansministeren ved sin tiltrædelse forsøgte at spinne en historie om at der mangler penge i kassen

sandheden er at vi har efterladt en bugnende statskasse og et meget stort råderum vi opkræver med andre ord flere penge fra

så lad der herfra lyde en undskyldning undskyld skatteydere vi burde slet ikke tage så mange af

nødvendigt alle herinde i folketinget og regeringen bør nemlig huske

dem og vi skal have respekt for deres penge

men det er ikke et mål i sig selv at gøre det tværtimod er skatteopkrævning et onde og vi bør ikke opkræve mere end nødvendigt det er desværre ikke en forståelse som skinner igennem i regeringens finanslovsudspil selv om der er det her kæmpe råderum og altså overskud på

vil regeringen alligevel hæve skatterne

de blot vil tilbagerulle skattelettelser som vi har givet det er forkert regeringen ønsker eksempelvis at hæve beskatningen af familieejede virksomheder så den bliver langt højere end den var da vi kom til i to tusind og femten med et borgerligt flertal altså en klokkeklar skattestigning og for nogle virksomheder bliver det en ekstremt stor regning regeringen kunne sagtens hæve de offentlige udgifter uden at hæve skatterne

er et råderum men regeringen ser det åbenbart desværre som et mål i sig selv at hæve skatterne

interessant for det er udtryk for et socialdemokrati

til hvor socialdemokratiet historisk set har ligget

desværre ikke gør danmark rigere der forventes

det er ifølge finansministeriet og det er endda inden enhedslisten har fået nogle af sine krav igennem tidligere socialdemokratiske regeringer har ellers i de seneste årtier stået bag mange af de reformer som er grunden

at vi i dag har så stærk en økonomi og så høj en beskæftigelse nu slår socialdemokratiet ind

vil være i arbejde

desværre lidt mere om anker jørgensen end om nyrup og lykketoft eller om thorning

og begynde at føre en uansvarlig økonomisk politik

socialdemokraterne om at lade være med at lave reformer som gør os fattigere vi har ikke brug for højere kontanthjælp som socialdemokraterne har foreslået vi har ikke brug for flere flygtninge som socialdemokraterne også

reformer som understøtter velstanden i danmark

i stedet for at hæve beskatningen eksempelvis af familieejede virksomheder vi bør afskaffe beskatningen af firmatelefoner i stedet for at genindføre den vi bør understøtte at det skal kunne betale sig at gøre en indsats i stedet for at hæve kontanthjælpen så det bliver næsten lige så attraktivt som at tage et lavtlønnet job sådan som regeringen nu er i gang

regeringen for de ret mange løftebrud som den allerede har begået ikke kun over for arne men også på blandt andet udlændingeområdet hvor regeringen stik imod sine højtidelige løfter til vælgerne er gået i gang med at lempe udlændingepolitikken med både højere ydelser flere kvoteflygtninge og flere andre tiltag

for vi har nærmest vænnet os til at det er sådan

at hjælpe med den grønne omstilling som vi ved

grønne omstilling sammen med erhvervsfjendtlige partier den kan også gennemføre det sammen med os det tror vi erhvervslivet vil blive glade for hvis det måtte interessere regeringen

dansk turisme og kultur

for dansk erhvervslivs rammevilkår

mangler en plan for investeringer i infrastruktur det kunne vi godt

det håber vi kommer vi hjælper også gerne i

retspolitikken forsvarspolitikken og den økonomiske politik

enhedslisten vetoret vi er klar til også

hvis regeringen ønsker en fortsat stram udlændingepolitik en yderligere styrkelse af forsvaret og politiet

at regeringen inviterer os i stedet for at lave meget smalle aftaler sammen med den yderste venstrefløj

skatteministeren og erhvervsministeren

ikke enige om hvor mange byrder vi skal pålægge erhvervslivet og borgerne

men vi bør være enige om at vi skal have mindre bureaukrati og færre unødvendigt besværlige regler i danmark eksempelvis burde vi forenkle vores håbløst komplicerede skattesystem

og gennemregne deres selvangivelse først opkræves man

opkræves man derefter andre skatter men først efter man er trukket for et beskæftigelsesfradrag og tillagt en grøn check det er blevet meget meget kompliceret og svært

kan gennemføres en simplificering uden at folk skal betale hverken mere eller mindre i skat i

til hvad de betaler i dag der kan bevares den samme progressivitet og man kan bevare det samme provenu

af timer på overflødigt bureaukrati og sidde og holde øje med mange forskellige konti

ondt i hovedet af at forsøge at gennemskue vores selvangivelse i vores øjne

kunne enes om netop fordi det kan gennemføres uden fordelingsmæssige forskydelser vi ser frem

bredt samarbejde om et rigt grønt og retfærdigt danmark hvor vi passer godt på vores land støtter de svage og lader de stærke

det er noget af det man kan afskaffe når man prioriterer som vi gør

fjerner den særlige begunstigelse af dem der

den vil vi så føre tilbage til det procentniveau den var

det mindsker uligheden og det giver altså nogle midler til at styrke uddannelsesområdet der har så dannet sig sådan en debat i dag om at det skulle være meget skadeligt for dansk økonomi og jeg vil bare godt bede herre rasmus jarlov om at bekræfte

afviser at det er korrekt

men økonomisk set er det ikke til skade for dansk økonomi at den kommer tilbage til det niveau hvor den var

for en udjævning af kapitalbeskatningen af forskellige selskabsformer

beskatningen af de familieejede virksomheder man kunne også sænke den

man også have elimineret den ulighed som vismændene peger på og så synes jeg at det er

en lavere sats af et større beløb så hvis den nye regering mener at tilbagerulle

ellers lander vi et meget højere sted hvis man har de høje vurderinger

vil regeringen jo gerne diskutere

den samme sats og at man rykker procenten tilbage til hvor den var nu affejer herre rasmus jarlov så lidt let

vismændene det er nu mig der har ret

et politisk spørgsmål hvor man vil have den skal være det er ikke til skade for økonomien

vi i det mindste anerkende hvad endda den regering herre rasmus jarlov selv var en del af sagde om arveafgiften

det gøre det hele ja bedre synes jeg vil herre

huske om herre jesper petersen var til stede men vi diskuterede det jo i finansudvalget fredag inden efterårsferien hvor vismændene også medgav at der er den udfordring at det ikke bare er sådan at man kan skifte selskabsform fuldstændig frit

af små håndværksvirksomheder eller små kiosker i danmark derfor er det altså ikke sådan

problemstillingen som vismændene påpeger med at det kan tilskynde til at man vælger en bestemt selskabsform forekommer

at være meget teoretisk jeg tror ikke der er nogen virksomheder i hvert fald meget få som har valgt selskabsform på grund

og derfor er jeg optaget af om ikke også

en milliard kroner afsat til udtagning af sårbar landbrugsjord

prioritering men jo også noget

min opfattelse at det er en udfordring for naturen

det ville være bedre for artsdiversitet vandmiljø

hele den periode vi sad i regering at vi fik mere natur

vi faktisk bruger midler på at udtage sårbar landbrugsjord allerede næste år jeg ved jo at det konservative folkeparti

brug for vilde naturreservater er også et af forslagene i i vores finanslovsforslag ville det konservative folkeparti også kunne bakker op om det

hvordan en samlet finanslov ser ud men altså det ligger

tæt på vores miljøpolitik

ikke lige meget men men det er jo i den grad afhængigt af det også erhvervslivets

ikke set om de konservative er kommet med et

vi så ligesom skulle investere i forhold

som har en færdig plan med de konkrete skridt der skal til for at vi kan nå i mål med de klimamålsætninger som vi også bakker op fra vores partis

derfor kan jeg heller ikke svare

komme med de gode ideer så det der er vigtigt er nu at man indhenter alle forslag man kan

nok er lidt op til regeringen med det apparat som den besidder at komme med nogle forslag som vi så kan tage

mange områder hvor vi som politikere jo overhovedet

eksperter men vi kender trods alt en del virkemidler som

danmarks naturfredningsforening om at lave et forslag om udtagning af

effektivt men det koster nogle penge ligesom skov koster nogle penge og elektrificering af hele vores persontransport

ikke nok til de halvfjerds pct men ret mange og at det også er noget vi bliver nødt til at investere nogle penge i for

jeg bare henvise til den klimaplan som enhedslisten fremlagde i februar som netop med konkrete virkemidler angiver hvordan vi skal løse det problem netop halvfjerds procent reduktion af klimagasser i

er finansieret på en sådan måde at det ikke vender den tunge ende nedad altså at det ikke er

også ønske os at andre spillede ind med ligeså detaljerede og gennemarbejdede forslag men vi har faktisk et samlet bud på hvordan det kan være men det som jeg

det konservative folkeparti har det med at have brugt så utrolig mange penge på skatte og afgiftsnedsættelser

og samtidig efterlader man en regning til os andre på tre milliard kr som vi så skal samle op

rigtig gode til at lave permanente skattelettelser men

kun blive midlertidige bevillinger det løber så tilfældigvis

i den seneste regeringsperiode det har vi det jo fantastisk godt med

vi er taknemlige for dem der har stemt sammen med os for at få sat skatten

sænket skatten endnu mere vi har ikke efterladt nogen regning tværtimod har vi efterladt et kæmpe råderum

er en mulighed for at hæve de offentlige udgifter uden at det er nødvendigt at hæve skatterne og der vil stadig væk være overskud på statsbudgettet der er

endda blevet opjusteret flere gange her i de seneste måneder efter at vi har forladt regeringskontorerne så det eneste man kan ærgre sig over er selvfølgelig at

til at opkræve for mange penge af skatteyderne

selvfølgelig betale tilbage til skatteyderne når nu man

brug for så det er måske den eneste malurt i bægeret men ellers er vi rigtig stolte af de skattelettelser vi

det godt være at herre rasmus jarlov står og siger at

og tyve er rigtig stort og nogle ting virkeligheden er bare

bare sige at hvis ikke der var blevet givet midlertidige bevillinger til for eksempel politiet

mere i forhandlingsreserven til de her finanslovsforhandlinger og der er også andre reserver vi kan kigge på men det er bare et faktum det kunne

mest er til gavn for dem i toppen men når det kommer til politiet

ret højt vi synes det er en kerneopgave for en stat at sørge for at bekæmpe

og sikre borgernes sikkerhed så det er vi også

vi har jo ikke efterladt noget hul vi har efterladt dansk økonomi i exceptionel topform med et kæmpe råderum som betyder at man kan bruge flere penge eller

nu må vi vente at se hvad regeringen kommer med hvad er det man fra konservativ

side ønsker at investere i konkret klimahandling nu vil man være med til at se på hvordan vi kan rejse penge til at lave de store investeringer der skal til eksempelvis som den borgerlige regering i holland gør gennem grønne obligationer er der andre tiltag man ville

nu og her for at vi kommer i gang og vi ikke kommer til at lave det generationsskifte som vi desværre

i hvert fald ikke så skarpe hos os på alt hvad der er af teknologiske muligheder så vi føler at det er i det konservative gruppeværelse vi skal sidde og finde på hvad der samlet set skal til for at nå i mål med en halvfjerds procentsreduktion af

regeringsapparatet med de tusindvis af embedsmænd som sidder der

de grønne organisationer og erhvervsorganisationer bliver samlet og finder ud af hvad for nogle løsninger der er mest effektive det får vi en bedre klimaplan ud

derude hvordan tager vi vores ansvar på os herinde og laver konkret handling det kræver at vi rejser pengene til det og ikke står og venter på andre men peger på hvordan

af øgede skatter for at betale

for en klimaomstilling vi mener jo altså at skattetrykket er højt nok i danmark i forvejen og vi mener godt at der kan prioriteres rundtomkring

som skal til det vil i hvert fald være vores klare udgangspunkt vi er enige

indføre en masse afgifter planøkonomi og alt muligt andet socialisme som vi er modstandere af der kommer vi selvfølgelig forskellige steder fra men vi skal nok bakke op og vi skal nok være med til

for politiet for de sidste fire år

meget kritiske over for at at man ikke laver en aftale nu

situationen for politiet er jo alvorlig politiet er underbemandet det kan vi se politiet er bemandet efter situationen før al qaeda og islamisk stat og alle de andre udfordringer

enhedslistens indlæg for lidt siden

frem nemlig at der er afsat den bevilling der har været de sidste fire år vil enhedslisten åbenbart

potentielt forligsparti ikke engang vil videreføre den økonomi

blandt andet terrorsikring og alt muligt andet som trækker enormt store ressourcer

hundrede og halvtreds netto ekstra politibetjente

tør sætte præcise tal på hvor mange ekstra politibetjente vi godt kunne

var det jo ikke regeringens skyld

fri telefon ikke blev vedtaget i tide

tænkt sig blev gennemført hurtigere og det er heller ikke sådan at

når vi står her i dag efter fire år med en borgerlig regering så er der ikke nogen ting der kan gøres bedre i danmark vi ville stadig gerne have fortsat og arbejdet videre for at gennemføre en masse gode ting til gavn for danmark og

konkret spørgsmål hvorfor blev det ikke implementeret fra

på det tidspunkt vi vil altid gerne

så hurtigt som muligt der ville givetvis også have været en del flere skattelettelser hvis det havde været konservative som havde siddet alene der er

vi har været et af de partier som har kæmpet mest for at få sænket skatten sammen med

været gjort endnu bedre selv om vi har været en del

men jeg synes at når jeg hører herre rasmus jarlov nu her kommentere lidt på hvordan finansloven og udviklingen kommer til at være

forslag om at normalisere eller fastholde bo

i den forbindelse vil jeg gerne spørge ordføreren om han er uenig med den tidligere skatteminister herre karsten lauritzen og tidligere finansminister

begge to har svaret folketinget at der ikke er adfærdseffekter og dermed ikke effekter på vækst og beskæftigelse forbundet med at justere på bo

de danske virksomheder om man lægger en kæmpestor millionregning hos dem

som regeringen har foreslået

der jo er alt for mange inde på midten der tumler rundt inklusive konservative hvis ikke man vil gå til yderligheder er

jeg vil gerne sige at jeg er overrasket over at vi nu i næsten

godt nok er langt mellem de ordførere der diskuterer udviklingsbistand og klimabistand selv om vi ved at det er det der kan komme til at påvirke økonomien temmelig meget altså hvis ikke vi giver udviklingsbistand er der en rigtig stor risiko for

får rigtig mange flygtninge især hvis man ikke giver noget af den langsigtede udviklingsbistand

at fremhæve noget positivt over for midterpartiet de konservative

under den borgerlige regering med at afdæmpe nedskæringerne på udviklingsbistanden vil konservative være med til at sikre at vi får nogle nye penge til klimabistanden så verdens fattigste også kan give et bidrag måske endda store bidrag for små penge når vi skal lave klimaforbedringer i fremtiden sådan at vi ikke skal vente

vi har levet op til vores forpligtelser om at yde bistand

udviklingslande det vil vi fortsat gerne

vil se at vi vil foreslå at vi skal ud at lave store dramatiske hævninger

noget af det vigtigste vi kan gøre for klimaet rundtomkring i verden

andre som er førende inden for grøn teknologi får gode muligheder for at udbrede den til resten af verden det er formentlig et større bidrag end det vi kan opnå ved

der er en trend i øjeblikket

at man gerne vil tage fra verdens fattigstes udviklingsbistand og give den som klimabistand det vil sige

skoler hospitaler og medicin og sådan

der bliver i hvert fald mindre

at gøre det på den måde eller vil man se en reel progressivitet i de konservatives holdning til klimabistand sådan at man finder nye penge uanset om det gavner danske virksomheder eller ej

til at hæve udviklingsbistanden vi

og vi har også holdt hånden over den skulle blive skåret ned som der tidligere var andre borgerlige partier der ønskede

kommunernes landsforening lige indgået en økonomiaftale som giver

milliard kroner mere til velfærd i to tusind og tyve og sikrer en en realvækst i det offentlige forbrug på

en procent betydelig mere end hvad den

ordførerens partifælle michael ziegler som jo er borgmester i høje taastrup og bestyrelsesmedlem

at den ikke leverede nok penge til velfærd

har siddet i kommunernes landsforenings bestyrelse ikke ville stemme for

også værd at nævne at michael ziegler altid har stemt for tidligere aftaler også i

og sytten hvor aftalerne var væsentlig dårligere end den der blev indgået i år

være venlig at forklare mig hvordan

men jeg vil tro at han og de øvrige konservative borgmestre har det på den måde at de gerne vil have et budget som gør at

mulighed for at leve op til alle de mange opgaver som de bliver pålagt af folketinget

minimumsnormeringer rundtomkring i institutionerne det

lille smule forvirret hvis herre michael ziegler mener at der er brug for et større

og ordføreren siger at der ikke er brug for et større forbrug

er konservatives politik altså er der brug for et større forbrug

et større offentligt forbrug men vi er også tilhængere af at man behandler kommunerne ordentligt og man ikke læser en hel masse ekstra opgaver over på dem nu vil socialdemokraterne have flere flygtninge det kommer til at give ekstra udgifter rundtomkring i kommunerne

som folketinget lover at kommunerne skal løse

også nødt til at give de penge som det kræver at løse de opgaver og der

undren i forhold til hvad

de bidrager til at der er lige adgang til sundhed

så stort et hul at der mangler så mange ressourcer i

ser de at andre virksomheder ikke gør det så jeg kan ikke helt se sammenhængen mellem at den tidligere regering skulle have været ufejlbarlig og det kæmpeproblem

ting der kunne gøres endnu bedre selv efter at vi har siddet fire år med en borgerlig regering som jeg synes har gjort det udmærket men som selvfølgelig

og ikke guddommelig og derfor ikke var ufejlbarlig

lige så meget modstandere som enhedslisten måtte være af skattesvindel det er klart

jeg synes eksempelvis det mest oplagte for at til at fungere var at mere simple skatteregler

så at gå til opgaven og sørge for at skattesystemet bliver til at forstå

administrere deres opgaver og så borgerne kan forstå hvad det

og i forhold til at nogen skal kunne håndtere de her opgaver

den opgave i stedet for at have blind tillid til at det kan være en it løsning der kan gøre det og netop når vi taler om glimt i øjet og humor

jo nærmest det enhedslisten blev mødt med når vi sagde

for at høre om reglerne for at udleje en

så ringer man til tre forskellige

i per eller hvad han nu hed som var ham der vidste noget om

reglerne for udlejning af varevogne og han siger så jamen jeg tror nok reglerne er

her men jeg tør ikke give et bindende svar fordi jeg er ikke helt sikker selv ret

blandt andet ved at sørge for er skatteregler der er til at administrere

oppositionsrollen som de konservative

måske nogle af de andre borgerlige partier der kunne der kunne

talte varmt og stærkt for at vi skal passe godt på vores natur og det

som ligger ude i vores natur og sviner og

er plastik derfor har regeringen jo i forbindelse med

bæreposer vi ønsker at gøre bæreposer halvtreds øre dyrere og vi ønsker at hæve prisen for engangsservice med lige i omegnen af tyve procent det vil give tyve procent færre bæreposer og det vil give næsten

det også bliver opfattet på den måde vi håber også regeringen

vi mener faktisk at det i være til gavn for danmark

fremsætte nogle meget skrappe krav

muligheder derfor ser vi det som vores pligt at byde os til og sørge for at hjælpe regeringen og vi håber vi kan være med på rigtig mange områder

håber vi meget at vi kan komme med vi er ikke allergiske over for grønne afgifter

hørt nærmere om effekterne af en plastikafgift men vi er ikke allergiske over for det der kan være et udmærket økonomisk rationale

tilhængere af at skattetrykket stiger så skal man sænke

miljø natur og andre tiltag i forbindelse med det her og som ordføreren for konservative også spurgt om af enhedslisten

rigtig mange flygtninge nu ikke flygter fra sult og krig men

bare spørge ordføreren som opfølgning på det spørgsmål stillet tidligere

at kigge på en omlægning altså målrette mere

når vi nu kan se at folk flygter på grund af klimaforandringer giver det vel egentlig mening at bruge udviklingsbistanden til at sikre at de her mennesker også kan dyrke deres jord og sørge for

den type af hjælp rundtomkring

jo selvfølgelig også enige med dansk folkeparti i at det er vigtigt at vi adresserer flygtningeudfordringerne rundtomkring det

sammen om i de sidste fire år og også før det og det vil

vi får evalueret nogle af dem som ikke giver så meget

man bare kigger på noget som det afrikanske kontinent

faktisk af protein fra havet derfor kunne det jo være givtigt hvis man eksempelvis kiggede på om kan være med til at sikre at der kommer mindre plastik i verdenshavene

set sikre at der er et større grundlag for at skaffe føde

tilbage i juni valgte en ny regering tror jeg mange gjorde det fordi de ønskede en ny retning et politisk kursskifte ville vælgerne have haft mere af det samme nemlig flere skattelettelser flere og billigere benzinbiler flere arbejdsmarkedsreformer ja så havde valgresultatet nok set anderledes ud men sådan gik det som bekendt ikke borgerne besluttede at det var tid til et tronskifte de valgte

tid klimaets tid de udsattes tid børnenes tid og de offentligt ansattes tid disse løfter om forandring en ny tid

sidder og læser regeringens finanslovsudspil det oplagte spørgsmål er derfor om udspillet står står mål med den forandring som vælgerne blev stillet i udsigt kan man faktisk se at danmark har fået en ny regering og en ny regering der også vil en ny retning det korte svar på det spørgsmål må umiddelbart og desværre være et nej forslaget er ganske vist bedre end det vi så fra den tidligere regering

er som sådan heller ikke noget galt med de fleste forslag nej problemet handler faktisk om alt det der

blev plads til men som man jo på en eller anden måde havde stillet befolkningen i udsigt det er lidt som om regeringen drejer lidt på nogle

små knapper men at maskinen i det store og hele er den samme det er nogle gode små justeringer men det vi ikke ser

vi kommer videre med den systemforandring som må og skal til groft sagt

det er jo rigtig fint at regeringen vil øge

stort set ikke ud over det prioriterer nye penge til natur og klima det er som om regeringen har glemt at den grønne omstilling kræver ambitiøse

fristes til at spørge hvor de mange milliarder til socialdemokratiets grønne investeringsfond er blevet af dem talte man meget om under valgkampen hvor er pengene der skal finansiere femoghalvfjerdstusind ha

i foråret med en galoperende

er det altså lidt skuffende at der ikke er mere grøn omstilling med

man meget åben over for at øge ambitionerne så længe der følger penge med og fair nok

derfor har vi selvfølgelig også taget imod finansministerens invitation for

indfri de grønne løfter fra valgkampen vi har tidligere foreslået at finansiere den grønne omstilling igennem grønne afgifter forureneren betaler princippet og så videre så er vi også kommet

om at fremrykke pensionsbeskatningen det kunne frigøre tyve milliard kroner om året til

viser godt kan lade sig gøre da den danske økonomi jo er godt rustet i fremtiden sidst men ikke mindst har vi som jeg nævnte under åbningsdebatten for et par uger siden

grønne obligationer kort fortalt handler forslaget om at staten kan finansiere de helt nødvendige investeringer vi skal lave i

den grønne omstilling ved at udstede grønne statsobligationer det kan vi gøre til en ret lav rente og det gør det altså til en attraktiv model dels fordi vi nu og her kan få finansieret de investeringer vi skal lave dels fordi investorerne får et bæredygtigt og sikkert sted

deres penge på den måde leder vi altså private midler over i de gode grønne tiltag vi skal lave i fællesskab

og igen kigger jeg over på den borgerlige del af folketinget som jo faktisk lavede grønne obligationer for fem og fyrre milliard

det var en succes med tanke på at de danske pensionskasser vil bruge tre hundrede og

oplagt at udnytte obligationstanken så investeringerne foretages her og derfor

det hollandske eksempel virkelig vække regeringens og flere andre partiers interesse

vi ikke for at de mange danske pensionsmidler kan investeres her i landet og i den omstilling vi skal i gang med i stedet for at de alle sammen ryger til udlandet så vidt det grønne område regeringens udspil bærer jo titlen velfærd først og det fremgår da også ret tydeligt af indholdet at regeringen virkelig sætter velfærden først selv om vi også godt her kunne tænke os at der faktisk var tale om et systemskifte så er det jo godt at regeringen vil afsætte flere penge til at løfte kernevelfærden ikke mindst er det positivt at man har øremærket tre hundrede

løft i forhold til sygeplejersker det er helt sikkert noget der er brug for på hospitalsgangene for hvis personalet skal kunne følge med og hvis vores velfærdssamfund skal kunne levere den tryghed og service som vi alle sammen er med til at betale for så skal vi væk fra nedskæringspolitikken vi skal væk fra kassetænkningen og vi skal over i en forebyggelsespolitik og mennesketænkning

også meget tilfredse med at regeringen lægger op til at styrke skattevæsenet med en milliard kroner i

sidder med en følelse af uretfærdighed og vrede når vi ser den ene skatteskandale efter den anden tage avisoverskrifterne i de senere år

er ros for at tage alvorligt og seriøst fat på den opgave i starten af min tale

sagde jeg jo at vores skuffelse mest var

der ikke var med i det her udspil men der er dog én markant undtagelse og det er nemlig forslaget om at spare på friskolerne siden kommunalreformen i to tusind og syv er mellem tyve og fem og tyve procent af de danske folkeskoler enten lukket eller slået sammen med større skoler i mere end ti år har vi set en kontinuerlig centralisering på det her område som faktisk har tømt provinsen for små skoler som er så afgørende for at lokalsamfund har en ordentlig sammenhængskraft

evner at fastholde og tiltrække familier og dermed også virksomheder og arbejdskraft for mange mennesker i landdistrikterne og de små byer har muligheden for at starte og drive en friskole været helt afgørende for at de i dag kan bo leve og arbejde uden for de større byer så når regeringen foreslår at sænke koblingsprocenten til en og halvfjerds

der bare rammer nogle få rige privatskoler tværtimod rammer helt almindelige familier det rammer de små samfund det rammer foreningsdanmark og det rammer altså mennesker i hele danmark som har startet en friskole som reaktion på at politikerne har lukket deres lokale

jeg ved godt at regeringen har afsat en pulje på fem og halvfjerds million kroner til at afhjælpe i yderområderne men det løser langtfra problemet for man kan jo ikke bare genåbne de mange skoler som er lukket siden to tusind og syv for fem og halvfjerds million kroner og derfor vil jeg virkelig opfordre regeringen til at genoverveje det

synes jeg lidt det ligner et misforstået ideologisk korstog mod friskolerne som er helt unødvendigt man kan sagtens styrke

handler om vilje og prioritering og det her synes vi er en nødvendig prioritering for sammenhæng i hele landet hvis jeg til sidst skal

vil vi i alternativet meget gerne hjælpe regeringen med at levere den forandring den omstilling og den nye kurs som den er blevet valgt til at levere der skal ikke herske tvivl om at vi har højere forventninger til regeringen end det her udspil lægger op til og hvis danmark skal have den finanslov som tager os med ind i en ny tid så skal ambitionsniveauet

hvis ikke man også kan se de visioner blive til virkelighed

uden hjælp fra andre og derfor

er vi forsigtige optimister og møder op og hjælper til alt det vi kan sammen med de andre partier der også viser viljen til det og vi glæder os til de

der også har været med alternativets beskæftigelsesordfører herre torsten gejl

kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen

jo på mange samråd gentaget at hvis de ydelser ikke blev sat op

alternativet ikke støtter regeringen

der jo var en fire årig økonomisk plan også i forhold til at afskaffe kontanthjælpsloft og integrationsydelse det er stadig væk vores politik som vi selvfølgelig også tager med

der måtte blive indgået med eller uden alternativets medvirken hvis det er

den så ikke har en positiv klimaeffekt jeg er

ret mange ressourcer og kræfter på også tidligere at diskutere klimapolitik så så hvordan og hvorledes indgår det her spørgsmål i

femten faktisk har fremlagt klimaplaner fremlagt finanslovsplaner for hvordan vi kan lave reel handling

til et reduktionsmål i to tusind og tredive

handlingsforslag vi har foreslået tidligere der er blevet grint af bliver endnu mere presserende for

i gang med handling nu ikke om et par år men lige nu og her og det er selvfølgelig også det som vi

spørge lidt til om alternativet er positive ved tanken om

sænke elafgiften til det eu tilladte altså en væsentlig sænkning af elafgiften og

jo den grønne el og ikke bare en generel sænkelse af elafgiften det der er problemet i dag er jo at hvis man bare laver en sænkelse så kører den på tværs af alle de forskellige måder man har lavet

energien altså ellen på så vi er ikke bare med på at sige en sænkelse

så kan man køre derudad nej vi skal også se på det energibesparende i det og det er jo der hvor afgifterne også er med til

de to forslag vi fremlagde i sidste valgperiode som handler om

tres kroner i ét hug men også gerne mere end det vi har stadig væk den samme politik som vi havde før valget er jo så glad for at venstre har ændret holdning til det her jo en skam at man ikke stemte for alternativets forslag da de var i salen tidligere men at man valgte at stemme imod

svar på om alternativet er parat til at

at det bliver mere end det man har set tidligere men det er jo så rart igen

partierne rykker i løbet af et splitsekund lige pludselig man fodslæbende igennem fire år i regeringsmagten men nu vil man gerne rykke og det synes jeg er rart det er godt at se at ambitionerne kommer op også i

ordfører er herre lars boje mathiesen fra nye borgerlige

tak for det og velkommen tilbage fra

der sker jo visse ting i dansk politik i dag det er

jeg kan toppe den med et ordførerindlæg her som virkelig

det giver jo en regning til borgerne på

og det giver jo så en regning på seks hundrede og tredive million kroner til borgerne

folketinget har ligget på solsengen med en drink i hånden

enkelt uges forfejlet indvandring koster hver

rundt år efter år ja når vi her om sandsynligvis en måned lukker en finanslov så vil regningen på den periode have ramt tre milliard kroner

tre milliard kroner

det samme som regeringen har afsat i ekstra midler til kommunerne og regionerne tænk lige over hvad man kunne gøre med de ekstra penge hvis vi bare anlagde det sunde og det rationelle princip at enhver indvandring til danmark selvfølgelig skal gavne danmark og det skal det gøre økonomisk det skal gavne danmark kulturelt og det skal gavne danmark retsmæssigt

når jeg sad til budgetforhandlingerne i aarhus kommune

altid sådan en bestemt bortforklaring som gik igen jeg kunne nærmest stille mit ur efter

borgernes skattekroner på at øge normeringerne

end at bruge dem på kunstneriske mimetrafikassistenter endnu flere kommunalt ansatte journalister og fødselsdage for bygninger kommunale jordbærbede og kommunal cykellapning ja listen

undskyldningen bortforklaringen jamen det er jo en helt anden kasse

og det er

af borgernes penge på eksterne konsulenter

på grundlæggende kernevelfærd

til at sænke skatten på virksomheder så de efterspørger arbejdskraft

af borgernes penge på udviklingsbistand

af borgernes penge på en finanslovsmæssig erhvervsstøtte

når man bruger fire milliard kroner af borgernes penge på stats tv og medier

lade borgerne beholde pengene selv så de kan købe det fjernsyn og tv som de ønsker at se

på at sænke skatter og afgifter for virksomheder

når man bruger tre og tredive milliard

på en dybt forfejlet ikkevestlig indvandring

på skoler på børnehaver på vuggestuer for vores børn så deres fremtid bliver bedre

på helt grundlæggende ting som el vand og varme samt en bil til familien

så det hænger sammen sådan er det ligegyldigt hvor meget man her

til syvende og sidst ét sted i den her sal det handler om politiske prioriteringer

finanslov som intet ændrer

forøger forslaget en i forvejen alt for stor offentlig sektor og det finansierer man ved endnu en gang at straffe borgerne og

at blive videreført man gør det vanskeligere og dyrere at ansætte folk på kanten af arbejdsmarkedet man gør det vanskeligere og dyrere

at drive en friskole det kan vi på ingen måder støtte i nye borgerlige og det bliver aldrig borgerlig politik

ordførerens forsøg på at stille det regnestykke op er lidt anderledes end det vi måske

sektor skal være markant mindre dækker det så også politiet

i nye borgerlige har vi intet imod at bruge penge på grundlæggende kernevelfærd og det mener vi også politiet er

intet imod at bruge flere ressourcer politiet samtidig skal vi selvfølgelig

politiet har brug for flere ressourcer

den anden del af ligningen som man fra regeringens side og fra det

hvor vi ikke havde brug for så meget politi

er det sjældent at de der hurtige løsninger er gangbare

man mener man skal afskaffe en del af den kernevelfærd som ordføreren samtidig snakker man

for mig er kernevelfærd jo også sundhedsvæsenet uddannelser folkepension

mener jeg helt sikkert bliver en af de ting vi kommer til at diskutere

hvert fald inden man sad med regeringsmagten at man skulle spare tre milliard kroner på det område det er det som vi siger her i nye borgerlige der bruges så mange midler inden for det offentlige som ikke er grundlæggende kernevelfærd så selvfølgelig kan vi sikre grundlæggende god kernevelfærd samtidig med

nok offentligt hev sider ud af anders

hev sider ud af finansloven med med de bemærkninger som ordføreren havde i sin tale her

skattevæsenet og den måde vi finansierer vores skattevæsen på

sørger for at der er bidrag til skat og at vi

staten større men man har ikke fået den grundlæggende kernevelfærd med man har brugt pengene forkert og man tvinger borgerne til at aflevere stadig flere kroner når vi kommer til skattevæsenet synes jeg

herinde fra folketinget starter et forkert sted man starter med

prøve på at lappe et hul i en spand i stedet for at se på hvad det var der skabte det her hul når det er svært for

lovgivningen falder ansvaret jo herinde i folketinget fordi man ikke har fået lavet et simpelt skattesystem i sidste uge skulle vi faktisk behandle noget omkring det her it system og der viste

skattesystemet var så komplekst at et it system ikke

og partiet overhovedet indgå i nogen diskussion hvis ikke man vil være

forenkle skattesystemet fjerne toppen stoppe skatten fjerne arbejdsmarkedsbidraget at fjerne selskabsskatten fjerne registreringsafgiften på bilerne have et lige skattesystem på den måde kunne man gøre det langt lettere at drive virksomhed og langt bedre for borgerne

at lave deres selvangivelse sådan er det ikke på nuværende tidspunkt og det skal vi da

skal være med til at bruge endnu flere midler på et skattevæsen skal vi da være sikre på at det rent faktisk løser den her problematik

når nogle tilbyder snuptagsløsninger og jeg savner da også helt konkrete forslag fra nye borgerliges side til hvad det så er der skal ske i stedet for i stedet for

bidrage mere eller hvordan det nu skal foregå med regeringens forslag til finanslov

og tyve lægger vi jo op til en vækst i det offentlige forbrug på

procent nye borgerlige har ved tidligere lejligheder fastslået

bruge pengene på vi kan sikre en langt bedre grundlæggende kernevelfærd samtidig med at borgerne beholder flere penge selv selvfølgelig kan vi det det handler om politiske prioriteringer det handler om at sige

giver vi direkte ud decentralt til de enkelte steder

derfor vi har foreslået at midler vi giver til skoler og til daginstitutioner

skal gå direkte ud til daginstitutionerne direkte ud til skolerne således at de ikke bliver samlet

år i tre forskellige kommuner at der faktisk bruges meget lidt på administration og temmelig meget på borgernær velfærd i det omfang man overhovedet har frihedsrettighederne dertil men tilbage til mit spørgsmål jeg synes

nye borgerlige vil foreslå der skal ske

lang række afgifter som rammer borgerne

øgede de kommunale udgifter med to

kommunerne øget med fire og fem og tredive million kroner så det

klar og politisk og til at forstå

svar til en af mine kollegaer at nye nye borgerlige arbejder for minusvækst i den

det ligger jo temmelig langt væk fra den socialdemokratiske linje hvor vi ønsker

egentlig også stykke væk fra eksempelvis venstre som jo med velfærdsløftet har sagt at man vil vækste den offentlige økonomi på en måde så man dækker det demografiske træk

formand herre jakob ellemann jensen egentlig er er nye borgerliges

jeg det da jeg kiggede på den tidligere regering altså venstre gik i to tusind og femten til valg på

nulvækst konservative på minusvækst

så går de ind i et forhandlingslokalet

ud kommer der et regeringsgrundlag hvor der er et øget offentligt forbrug

er mig et under hvordan det kunne ske og der er ingen tvivl om at vi er et borgerligt parti og vi ønsker at staten skal slankes borgerne skal ikke give så mange penge til politikere som de gør nu for politikere forvalter dem ikke ordentligt og det vil selvfølgelig også været noget vi vil sige til venstres leder og det er også det vi står for og det vil vi både gøre før et valg og efter et valg der skal føres borgerlig politik i danmark og det er ikke nok

om nye borgerlige peger på herre jakob ellemann jensen som statsministerkandidat når vi på et tidspunkt om forhåbentlig mange år skal til til valgurnerne igen det er jo sådan at et af de spørgsmål hvor man hvor man ikke kan tale udenom

dronningen på et tidspunkt spørger

melde klart ud så jeg

et fuldt asylstop vi skal udvise kriminelle udlændinge konsekvente efter første dom og vi skal kræve at udlændinge der er her

forsørger sig selv det er vores krav til en

herre ole birk olesen fra liberal alliance

vores nye socialdemokratiske regering slut med

virkeligheden har ramt s regeringen og virkeligheden har et navn finanslov åh

her tvinges til enhver regering til at

og hvilke der omvendt bare skulle skaffe stemmer fra folk som kunne narres til at tro på de sædvanlige ufinansierede overbud fra socialdemokratiet tre gange har socialdemokratiet vundet regeringsmagten inden for de seneste to årtier alle tre gange ved at love vælgerne en politik som socialdemokratiets politikere udmærket vidste at de ikke havde penge til

og så få bidrag til at skaffe de penge at planen ifølge finansministeriet var underfinansieret med ni og tredive milliard kroner

valgperiode måtte den socialdemokratisk ledede regering derfor droppe valgløfter for cirka de ni og tredive milliard kroner

så mette frederiksen regeringens tur til i sin finanslov at afsløre hvad den i virkeligheden vil og hvad socialdemokratiet bare sagde i valgkampen for at få stemmer uden ambition om at levere på det lovede

er at valget mellem at

meget entydigt er faldet ud til fordel for det røde uden nævneværdig plads til det grønne den grønne omstilling koster jo det samme gør al den velfærd som

regeringen har valgt at bruge milliarderne på flere offentligt ansatte i stedet for bruge dem på den grønne omstilling der er penge i finansloven til at øge antallet af offentligt ansatte med hele en

især i en tid hvor private virksomheder melder om voksende problemerne med at skaffe hænder nok i produktionen i to tusind og tyve vil de danske virksomheder få endnu sværere ved at skaffe arbejdskraft på grund af denne finanslov som er meget rundhåndet med offentlige jobopslag så der er færre hænder tilbage til de private virksomheder den grønne omstilling må nøjes med blot tredive million kroner til at forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler hvis elen købes via tjenester fra for eksempel clever og e on folk der lader deres bil via egen stikkontakt i carporten skal fortsat betale verdens højeste elafgifter

fra en socialdemokratisk regering som bildte vælgerne ind at den var langt mere grøn end vi borgerlige hvad mangler så

først og fremmest en bevidsthed om at den meget høje elafgift som vi har i danmark bremser elektrificeringen af det danske samfund

folk skal have lyst til for eksempel udskifte deres benzin eller dieselbil med en elbil og de skal kunne se fordelen i at skrotte deres oliefyr og i stedet installere en elektrisk varmepumpe for bare at nævne to eksempler fra husholdningerne det kommer ikke til at ske

danmark betaler mest i hele verden for deres strøm på grund af alt for høje afgifter men regeringen afsætter nul kroner på sin finanslov til at sænke elafgiften

i august to tusind og nitten var to procent af de solgte biler elbiler det er dobbelt så mange som i august året før men det kunne godt gå hurtigere hvis danmark gjorde som i norge og helt afskaffede registreringsafgiften på elbiler regeringen lægger med sin finanslov op til at gøre det stik modsatte nemlig at øge opkrævningen af afgift på elbiler elbiler som for eksempel den nye og mindre udgave fra tesla

så de bliver mellem attentusind

det er samtidig også folk som med deres bilkøb er med til at igangsætte den grønne omstilling af bilparken i danmark og så er spørgsmålet jo hvorfor er det så pokkers vigtigt for regeringen at være rød ved at beskatte disse biler hårdere frem for at være grøn og hjælpe elektrificeringen af persontransporten på vej

jeg hørte påstande om at de var langt grønnere end vi blå politikere jeg tror ikke at en eneste elev eller studerende fra de mange valgdebatter på østjyske uddannelsesinstitutioner som jeg deltog i sammen med socialdemokratiske folketingsmedlemmer og sammen med finansministeren gik derfra med det indtryk at en socialdemokratisk regering ville øge beskatningen af biler som kan lade strøm fra vindmøller og derefter køre på vejene uden at forurene

den grønne omstilling er et meget centralt eksempel på at socialdemokratiet igen har lovet meget mere end vores nye socialdemokratiske regering har intentioner om at levere på jeg gentager blot tredive million kroner er hvad vi kan se på finansloven det står i skærende kontrast til det indtryk som socialdemokratiet gav vælgerne i valgkampen arven fra poul nyrup rasmussen og helle thorning schmidt fornægter sig ikke i valgkampe gælder alle kneb mener socialdemokratiet heldigvis plejer vælgerne

gør regeringen præcis hvad socialdemokratiet lovede i valgkampen vi får flere skatter og vi får højere skatter de familieejede virksomheder må holde for når de skal overleveres fra den ældre til den yngre generation i familien så skal staten godt nok have sin andel buldrede socialdemokratiet i valgkampen og det leverer finansloven nu

til de femten procent det er en hård belastning for enhver familieejet virksomhed der skal pludselig hives kapital ud af virksomheden blot fordi de gamle ejere gerne vil gå på pension hvad ville der være

pengene bliver jo så i virksomheden hvor de kan bruges til at ansætte flere medarbejdere eller til at investere i produktionen med nye maskiner eller ny forskning hvis arvingerne vil trække penge ud af den arvede virksomhed til deres eget private forbrug via udbytte eller løn bliver de faktisk beskattede af deres indkomst

høje procenter men hvis pengene bliver i virksomheden hvorfor mener regeringen så at det er bedre at femten procent af dem går i statskassen tror finansministeren virkelig at han kan gøre mere godt med de penge end virksomhederne som har tjent dem kan ved fortsat at have dem til rådighed for nye job og nye investeringer det tror vi i liberal alliance ikke vi er overbeviste om at pengene gør mere gavn i virksomhederne end i regeringens

de havde set frem til at de ikke længere skulle beskattes af det arbejdsredskab som telefonen er de modtog med glæde beskeden om at

telefonisk til rådighed for arbejdsgiveren og virksomhedens kunder når arbejdsdagen er slut men desværre er der i dag ikke længere blåt flertal i folketinget og den socialdemokratiske regering under ikke folk at have en arbejdstelefon med hjem uden at de skal betale skat af at telefonen også kan bruges til at sende en sms

hvilken luksus det må beskattes

så små sko vi er i liberal alliance ikke imponeret af regeringens

kunne have været meget bedre hvis regeringen var liberal i stedet for socialdemokratisk tak for

tyndt kan det blive må man spørge ordføreren nu har vi hørt sådan en moralprædiken her fra talerstolen om at s lovede mere i valgkampen end man kunne levere efterfølgende måske er det fordi ordførerens parti har store erfaringer med den slags ordføreren siger også at vælgerne husker ja det må man sige

et bevis på at vælgerne gør

i den seneste periode med et borgerligt flertal så skulle man have den store lup frem

fremlagt den ene store ambitiøse plan efter den anden og det gjorde man også

og tredive plan hvoraf det fremgår at pensionsalderen skal stige med op mod en år at man skal fjerne

og så videre jeg går ud fra at det stadig væk er liberal alliances politik

jo flere gange man siger det jo sjovere man siger det og jo mere frækt man siger det jo mere rigtigt tror vælgerne nok det er det er herre jeppe bruus et godt eksempel på at retorik skal erstatte substans liberal alliance fik rigtig meget igennem i den daværende regering rigtig meget på et tidspunkt blev regeringen endda kritiseret af fru mette frederiksen for at den bar alt for meget præg af liberal alliances politik også dansk folkepartis leder herre kristian thulesen dahl var ude at sige at liberal alliance fyldte alt for meget i regeringen vi fik meget igennem vi fik ikke alt igennem i regeringen og der blev gjort et stort nummer ud af det vi ikke fik igennem

liberal alliance som jo havde store vanskeligheder

ting herunder at vi skabte for meget ballade i blå blok det ved vi godt borgerlige vælgere kan ikke lide partier der skaber så meget ballade internt i egen blok

og gaveafgiften ikke skal tilbage på det niveau den var

at familierne igennem utallige generationer er flettet sammen og så videre

det virker utrolig mærkeligt

man ikke skulle have en forlomme

ind fordi man tilfældigvis var født i en bestemt familie

går så meget op

for den samfundsøkonomiske aktivitet og så videre men det

ifølge dem er det samme som at være socialist hver eneste gang det sker

tit jeg morer mig over det her jeg kan fortælle så meget at liberal politik er at når folk først har betalt den skat de skal betale af deres indkomst må de altså selv bestemme over det de har tilbage det gælder også det de har sparet op igennem et helt arbejdsliv og når de så

vælger at stille træskoene eller når træskoene stiller sig selv eller hvordan

det folk selv der må bestemme hvem der skal have de penge efterfølgende de har betalt skat endda alt for meget skat af deres indkomst i løbet af deres arbejdsliv

det ypperligste sammen med med hvad ved jeg registreringsafgift

gå op i som som ærkeliberal jeg forstår

landene det er credit suisse som er

et resultat af at vi har lavet nogle fornuftige reformer som gør folk i stand til at spare op til egen pension sådan at de ikke er afhængige af det offentlige og det er rigtig rigtig godt danmark er på rigtig mange områder og det viser

et meget meget liberalt land med

meget frit erhvervsliv et arbejdsmarked der ikke

og derfor er danmark et meget liberalt land som dog har

var gået tilbage ved valget nok havde været at vælgerne ikke satte pris på et parti der lavede så meget ballade i den

fra åbningsdebatten at herre ole birk olesen lavede et ret hårdt angreb på min partiformand angående boligskatterne

været med til at blåstemple en stigning af boligskatterne

kommuneaftalen mellem regeringen og kommunerne

bare høre om herre ole birk olesen kan bekræfte at liberal

har stemt for identiske aktstykker de sidste syv år for det undrer mig at man

finanslovsforhandlinger efterfølgende hvor vi kunne annullere det der skete i det aktstykke i finansudvalget det var det der skete ved den første finanslov i femten og det skete også ved de efterfølgende finanslove så vi annullerede den beslutning som blev truffet

det aktstykke i finansudvalget derfor

til trods for at man var i stand til at annullere

har skiftet politik på det tidspunkt hvor man kunne annullere det i finanslovsforhandlingerne ville man ikke stemme for aktstykket men nu hvor man ikke kan annullere det i

også da herre ole birk olesen sad som formand for finansudvalget det kan man ikke undskylde med at man sad

man har siddet i regering det er underligt

først selv konsekvent stemmer for noget

en katastrofe at andre stemmer for det samme og

som blev vedtaget via aktstykke om bloktilskud i finansudvalget det gjorde vi også da vi ikke sad i regering da vi kun var et støtteparti for venstreregeringen vi gjorde det ved den første finanslov det der bare er underligt er at hvorfor gjorde konservative noget ud af at man stemte imod i to tusind og femten hvor man kunne ændre på beslutningen i finanslovsforhandlingerne mens konservative nu stemmer for i en periode hvor man ikke kan ændre på noget som helst i finanslovsforhandlingerne fordi

den tidligere regering havde foreslået problemet var jo at man besluttede det i

et folketingsvalg

med det samme syntes at det var en god idé

for at det skulle ske så tidligt som muligt men der var ikke opbakning i det flertal

til at det kunne ske allerede i to tusind og nitten det skal også siges at regeringen jo godt

forhøjelsen af beskatningen af

den ind under finansloven hvor man så bare kunne dreje på nogle finansmæssige knapper

forslag der koster to hundrede million kroner eller fem hundrede million

et mindre procentbeløb i forhold til hvor mange penge man sidder med i sådan en finanslov

lave om på nogle ting effektivisere nogle steder holde op med at bruge penge der hvor

midten af nullerne og frem hvor man bare tænkte vi kan bare spare en masse penge vi kan bare nedlægge tusindvis af stillinger det kommer ikke til at betyde noget som helst

som om at den recept som liberal alliance har for hele det danske samfund

liberal alliance mener at det at det offentlige forbrug

skal skal sænkes altså hvad er målet for liberal alliance hvor lavt skal det offentlige forbrug være

socialdemokratiske regering nedsatte under helle thorning schmidt

produktivitetskommissionen som undersøgte hvor store forskelle der

hvor dyrt kommunerne producerede deres service forskellige steder i landet og de kunne se

ville der på ældreområdet og børneområdet og skoleområdet kunne spares godt ti procent

konkluderede så at det havde sandsynligheden med sig at det gjaldt for hele den offentlige serviceproduktion at der ville kunne spares ti

vi synes ikke at borgerne skal betale ti procent mere

mange forbehold for de konklusioner man kommer frem til i forhold til det datamateriale der bliver brugt til at drage de konklusioner

en stor fed streg under det tal og så sige at man kan spare

som herre ole birk olesen står og siger er simpelt

den rapport hvis man læser den seriøst og jeg må sige at

jamen så er det jo bare at liberal alliance vil lave en skat på hele det danske samfund og vi har

også i den her rapport er forbehold er jo ikke et bevis på at der er noget galt med den rapport for det gør de altid så nej vi ønsker ikke en skat på ti

ved at servicen bliver ti procent dårligere eller mindre vi ønsker at den samme service skal leveres ti procent billigere fordi

ikke ville stå op dagen efter sagde han til mig hvis do ka

at høre ordføreren stå her og rose sig selv til skyerne for at have sænket registreringsafgiften

sænker registreringsafgiften efterlader et kæmpestort hul

til festen og sænke afgiften men i var ikke klar til at finansiere sænkelsen

af sit sekretariat og som man skal stille nede i salen skal man lige tjekke om

det som de har ment at ordføreren ville sige i talen

at jeg har pralet af

så det er jo dumt at sige at jeg har sagt det når jeg

men vi har gjort det over tre omgange

at man skulle have blandt andet en vejafgift som ramte udenlandske

der insisterede på at have det som en del af finansieringselementet vi syntes ikke det var særlig godt men

derfor er det der vi føler ikke noget ejerskab til det

et ekko af mange andre taler

liberal alliance er ordføreren klar til at tage ansvaret for at finde de penge der nu mangler fordi liberal alliance har holdt fest

en invitation til forhandlinger om finansloven og der vil sidde på lige fod med enhedslisten og radikale osv så vil vi komme og vi vil komme med gode bud på hvor man kan finde penge

og elleve og den i nitten otte og halvfems for at vise det mønster der er hver gang socialdemokraterne vinder regeringsmagten mønsteret er at man lover en masse ting som man ikke har intention om at holde når man så kommer til magten

og halvfems var det efterlønnen og nyrup i to tusind og elleve var det de velkendte mange mange goder fra fair løsning som man manglede ni og tredive milliard kroner til at gennemføre og den her gang er det blandt andet den grønne omstilling som får tredive million kroner i finansloven og

hvad socialdemokratiet gav vælgerne indtryk af i valgkampen

er ude at have med folk at gøre det er også de medarbejdere som bruger halvdelen af deres dag på at lave papirarbejde hvis de ikke skal

de være ude at have med folk at gøre til gengæld er det der er resultatet af planen som

beskæftigelsen i den private sektor stiger tilsvarende som beskæftigelsen i den offentlige sektor falder og endda endnu mere fordi vores plan også rummer

som vil øge væksten markant i danmark

man gik ud og sagde at man ville kompensere for det demografiske træk altså at man ville sørge for at betale regningen i forhold til at vi får flere ældre og flere børn heldigvis får vi flere ældre og

efter valget men heldigvis kunne vi jo ved åbningsdebatten konstatere at jakob ellemann jensen som ny formand

så er spørgsmålet jo til liberal alliance om liberal alliance så kan se sig selv

omvendt står for minusvækst og

demografiske behov når der kommer flere børn og flere ældre det er den ene side af sagen den anden side af sagen er at vi

den offentlige sektor kan gøres mere effektiv

vi vil effektivisere den offentlige sektor og nogle af de midler der skaffes ved det afsætter vi så til at man følger det demografiske træk og og følger med og ansætter flere de steder hvor der

liberal alliance vil besparelser på

velfærden på halvtreds milliard kroner over de kommende år det betyder

det betyder tre tusind færre sosu assistenter fire tusind færre sygeplejersker tre tusind færre pædagoger tusind færre politibetjente er det et velfærdsløfte og igen vil liberal alliance virkelig kunne se sig selv i regeringen med venstre som altså vil

der er en demografisk udvikling i forhold til behovet på sundhedsområdet som gør at man dér har brug for flere medarbejdere så kan det sagtens rummes inden for vores politik vi synes jo at demografien skal følges og at man skal ansætte de mennesker der er nødvendige for at behandle de mennesker der skal have behandling men samtidig skal den offentlige sektor også kunne gøre tingene mere effektivt

de mest effektive kommuner kan producere det samme for færre penge i forhold til de mindst effektive kommuner den gevinst som man kunne få af at alle kommuner var effektive skal da opnås

liberal alliance flere gange har sagt at man gerne flere private aktører

er at borgerne skal gives et udpræget frit valg sådan som vi kender det for eksempel fra vores friskoleordning hvor man får en andel af de penge som en offentlig skoleplads koster

så kan man også i ældreplejen i dag for eksempel få de penge

med over til at købe en privat hjemmehjælper og så er det jo borgernes valg

en udskiftning af de offentligt ansatte med nogle privatansatte der leverer servicen i stedet for vi ønsker at udbrede det frie valg

børnepasningsområdet være dejligt hvis der kunne opstå noget konkurrence om at levere den bedst mulige børnepasning så vi ikke alle sammen var afhængige af de

en gang imellem har vist sig i forskellige tv dokumentarer har nogle store store problemer

konkurser efter at ting har været udliciteret til det private og det har efterladt kommuner men ikke mindst borgerne i nogle rigtig pinagtige situationer

et beredskab en konkurs kommer jo lige pludselig og det har været et kæmpe problem i rigtig mange kommuner

et problem for borgerne og det synes jeg er rigtig svært at se på

et område som for eksempel ældreområdet ikke skulle udliciteres længere

der skal vi i stedet have medarbejderne over i nogle af de dygtige virksomheder som kan finde ud af at drive sig selv det er den måde markedsøkonomien fungerer på er derfor markedsøkonomien

går de konkurs og så er der nogle andre virksomheder der

men jeg håber i holder ud lidt endnu hos inuit ataqatigiit er vi glade for at deltage i finanslovsforhandlingerne det er helt på sin plads på sigt håber vi også at vi får den samme ligeværdige status som de øvrige partier også når det gælder forligsforhandlingerne i folketinget

i dag er en historisk dag for ia i folketinget

ikke ligeværdigt når vi får at vide at vi skal sidde som observatører uden at det bliver defineret yderligere hvad det egentlig betyder vi vil blive ved med at kæmpe for en respekt og en ligeværdighed for grønland ikke for vores skyld men for grønland med en ny regering kommer der nye prioriteringer

kommer også nye arbejdsmetoder og vi glæder os over at vi fortsat kan deltage i finanslovsforhandlingerne vi har desværre også måttet minde den nye regering om at vores deltagelse i finanslovsforhandlingerne

begrænses til nordatlantpuljen puljen blev oprettet af den tidligere borgerlige regering og var egentlig tiltænkt

nye udviklingstiltag i rigsfællesskabet herunder penge til nye dokumentarer og udsendelser om rigsfællesskabet til studieture til unge studerende både i grønland

som vi fra inuit ataqatigiits

den nye regering har valgt at forhøje puljen fra femten til tyve million kroner årligt så langt så godt det er rigtig positivt

men en nordatlantpulje bør ikke være en spændetrøje for udviklingen af driften en nordatlantpulje bør ikke begrænse

den drift som staten har ansvar for i grønland så set op imod de udfordringer som vi i fællesskab konstaterer der er i grønland på statens ansvarsområder bliver det skævt et klokkeklart eksempel på det er den urimelige forskelsbehandling som fortsat fortsat finder sted for statens ansatte i grønland i danmark og færøerne er det sådan at

mindre i løn vi er alle sammen enige om at politiet udfører en vigtig og indimellem livsnødvendig opgave for alle os andre

at hvis vi ønsker en lønforhøjelse til de grønlandske politibetjente må pengene tages fra nordatlantpuljen det er simpelt hen at blande æbler og pærer sammen udviklingsmidler med driftsmidler projekter med permanente tiltag

overgreb på samme måde mener vi også at forældrekompetencerne skal styrkes behandling

børn i form af børnehuse og styrkelse af forældrekompetencerne bør være en del af de firs million

som regeringen vil afsætte på socialområdet i grønland

rapporten som politiet i grønland har skrevet om situationen med seksuelforbrydelser i tasiilaq har bidraget med ny og nødvendig viden det har skabt en tiltrængt debat også hjemme i grønland

kæmper vi i finanslovsforhandlingerne for at det næste skridt må

uanset hvor voldsom situationen i tasiilaq lyder

det kun en dråbe i havet de resterende tre og halvfjerds af seksualforbrydelserne mod børn og unge i grønland finder sted uden for tasiilaq og vi mener at rapporten i tasiilaq

vi på den måde kan være med til at identificere sociale undtagelseszoner

vi vil også gerne være med til at sikre lige løn for lige indsats for politibetjente at uddanne ansætte og fastholde hjemmehørende hos politiet er vigtigt blandt andet på grund af den kulturelle og

sproglige forståelse som folk kan bidrage med antallet af tilkaldte politibetjente fra danmark

mere end fyrre procent siden to tusind og seksten og vi står med en massiv rekrutterings og fastholdelsesudfordring hos politiet i anstalterne ser det

tre og tres procent af fungerende anstaltsbetjente i den nye anstalt er under uddannelse og vi hører historier om anstaltsbetjente som er nødt til at låse sig inde på deres kontor af frygt for de indsatte og vi må konstatere at de krav som der stilles til de ansatte for at kunne tage sig af de indsatte på anstalterne er løbet fra de kompetencer som vi sikrer de de folk der passer på os alle sammen øget uddannelse efteruddannelse og fastholdelse af anstaltsbetjente er en nødvendighed

skal se en kriminalforsorg

på trods af massive investeringer i de fysiske rammer i den nye nye anstalt i nuuk må vi erkende at der er afdelinger som bliver lukket ned på grund af manglende personale

anstaltsbetjente peger selv på at lønniveauet er den største udfordring og melder om at de som statsansatte har så ringe vilkår at offentlige ydelser såsom boligsikring

en nødvendighed for at få økonomien til at hænge sammen og det er skammeligt at vi behandler statsansatte så ringe målet må være at få flere hjemmehørende

her er den massive lønforskel stadig en hindring som vi håber på

her i folketinget kan finde en god løsning på det vil vi i hvert fald gerne være med til at sikre og vi håber at der er vilje til det

konstatere at grønland er kommet på landkortet de seneste par år og i dag er der en større amerikansk delegation der er taget til grønland amerikansk tilstedeværelse i grønland kan blive en

mellem grønland danmark og usa det handler også om at skabe en mere ligeværdig og en mere meningsfuld relation internt i rigsfællesskabet vi har en kamp for et fredeligt arktis oprindelige folks rettigheder og et moderne samfund langt mod nord som bør være et forbillede for andre arktiske nationer det må være det som vi sammen bør kæmpe for i den kamp er det vigtigt at stå sammen det er vigtigt at danmark er sit ansvar bevidst men det er også lige så vigtigt at grønland er sit ansvar bevidst mere forskning mere lokal viden og et mere oplyst beslutningsgrundlag er en forudsætning for meget af dette dette og derfor har vi peget på

der skal foregå i grønland med disse ord siger vi tak

med nogle rigtig gode fokusområder i forhold til

er jo et område hvor jeg tror at grønland og danmark kan få rigtig meget ud af et styrket samarbejde

desværre også et område hvor man nogle gange fra grønlands side har haft en vis

vi nødvendigvis kan tingene bedre men vi har alt andet lige nogle flere ressourcer i i danmark hvad hvad kan

at selv om vi prøver at løse det og selv om der også bliver sat mange gode ting i gang i grønland

så det var sådan set ia ia der var med til at presse på

det også er på er på listen så håber jeg man kan fortsætte den den positive ånd det ser vi også i forhold til udviklingen af lufthavne og så videre jeg tror der er rigtig rigtig meget vi kan få fælles

grønland skal ikke stå med hatten i hånden for altid det er virkelig også vigtigt at

barnet kun skal komme ét sted i stedet for at barnet skal komme fire fem forskellige steder hen for at få hjælp

det giver jo rigtig god mening at samle kompetencerne som i dag er delt

det er jo en gråzone når der både er danske myndigheder og grønlandske myndigheder der har ansvaret for for det her og har berøringsflader med de her børn der synes jeg man skal samle kræfterne ét

have et sted hvor man kan facilitere det her samarbejde i højere grad så vil jeg sige at

ved vi jo godt hvordan det ser ud i grønland

havde et børnehus kunne man have satelitter man kunne have rejsehold

firs små øer fordi hver bygd måske har forskellige behov

der større behov end andre vi har talt med med kommunerne og og mange af kommunerne har også meldt positivt tilbage omkring det her og jeg skal til grønland i morgen og mødes med naalakkersuisut

at fastholdelsen af anstaltsbetjente

er en virkelig virkelig stor udfordring vi kender det jo også i forhold til fængselsbetjente i kriminalforsorgen herhjemme men det lyder som om der virkelig er nogle nogle problemer og

urimelige forskelsbehandling i lønnen der er i forhold til anstaltsbetjente

og fortælle lidt mere om hvad det vil betyde for muligheden for at rekruttere nok personale hvis man i højere grad får en rimelig løn eller simpelt hen får den samme løn som

man man får i danmark altså at der ikke er den urimelige

når de så har fået den her uddannelse og været nogle år hos politiet

at sikre en ligeværdighed jeg tror i virkeligheden at kodeordet her

er ligeværdighed altså man sætter sig ind i samme patruljevogn det eksempel har jeg brugt mange gange herinde

personen fra grønland får mindre for i

så er der en skævvridning som man er nødt til at kigge på det er sådan set der hvor vi mener

vil man godt kunne også eventuelt med penge fra den her nordatlantpulje hvis det det

og hvad der vil være rimeligt

i den her folketingsperiode og i hvilken sammenhæng

som der ikke er fundet finansiering til men som der er opbakning til kan jeg forstå både hos rigspolitiet

jo ikke fordi vi skal blande os i overenskomstforhandlinger vi kan bare se

en politisk betydning så vi vil gerne være med til at finde en politisk løsning frem for at det her

kommer i den her syltekrukke som det desværre er kommet

udsatte børn men jeg var lidt uforstående

den danske indsats især til til søs jeg vil jo mene at

med den den nye arktisk kommando i nuuk

forstå ordføreren korrekt mener ordføreren virkelig

ikke mindst i forhold til sar operationer osv

ikke mindst i samarbejde med med de lokale grønlandske myndigheder men jeg synes det er forkert at sige at den samlede danske støtte over de senere år har været

skruet op de seneste par år i den periode hvor jeg har

i folketinget har vi været med til at sikre resultater for tre milliard

det i forrige valgperiode var cirka to hundrede million kroner

internt ønske hos politiet

så det er sådan set ikke noget som politiet selv har sat sig ned og sagt er det de gerne vil det er sådan set noget som tasiilaq

de ønsker hvis der er et ønske om at man gerne

tage det med til nogle finanslovsforhandlinger men det kunne jeg

en lang række af nye tiltag der er blevet taget er man nået i mål nej men man er i hvert fald nået et langt stykke ad vejen og det gælder også på justitsområdet og på alle mulige andre områder så jeg synes

anerkende den indsats som ikke kun de grønlandske folketingsmedlemmer men

hele folketinget har gjort de seneste par år det tror jeg ikke handler så meget om partipolitik men det handler måske i virkeligheden om at

hvor vi har haft lejlighed til

debattere regeringens forslag

næste års finanslov på mange måder er det vel gået som man kunne have forestillet sig fra rød side har man sagt at

regeringen bruger for få penge og fra blå side har man sagt at vi bruger

faktisk rammer balancen rigtig godt at vi samtidig med at der er styr på økonomien får gjort det som socialdemokratiet gik til valg på nemlig at sætte velfærden først at vi satser på tryghed og at vi samtidig også sætter en meget klar grøn retning det har også været en

til de forskellige ordførere

vil starte med at takke både

som regeringens parlamentariske grundlag og også som medforfattere til det forståelsespapir som jo er en vigtig del af det arbejde der foregår herinde er med i nogle

meget konstruktive drøftelser om hvordan vi kan lave en god finanslov

utrolig mange gode ideer og også for de mange ambitioner man lægger for dagen

selv om vi synes i regeringen at vi har

og det håber jeg vi kan gøre i fællesskab det gælder både velfærden det gælder det grønne og det gælder i det hele taget når at sætte den retning som mange af os jo i fællesskab bad om mandat til fra danskerne for kort tid siden

de forhandlinger der ligger forude

meget optimistisk i forhold til selv om jeg også fuldt ud tager

hvor der er kritik de steder hvor der er uenigheder og de steder hvor vi i det hele taget ser forskelligt på tingene men det får vi lejlighed til også

gå dybere ned i i de forhandlinger som nu for alvor

tak for ordførertalen tak for positive indspark og tak for at man også byder sig til i forhold til de forhandlinger

ikke nogen hemmelighed at alternativet selv har valgt at man ikke vil være en del af forståelsespapiret og ikke en del af regeringens parlamentariske grundlag men det betyder ikke at man ikke kan samarbejde rigtig godt med hinanden

jeg hører også

og værdimæssigt budskab fra alternativet hvor man gerne vil

måtte jeg også forstå det sådan at ordføreren for alternativet gerne vil iføre mig

det vælger jeg at se som et udtryk for vores fælles grønne ambitioner og ikke som en hård dom over mine evner udi herremode selv om det sidste nok ville være fortjent og selv om jeg ved at herre rasmus nordqvist har langt større evner i den retning

også været farver at finde i kommentarerne der

bælte i proces

ville måske så tilføje at i dagens tale

var det måske mere sort tale

man ikke rigtig havde så meget andet end kritik med sig for jeg må bare konstatere at det store parti som ønsker statsministerposten ikke har valgt at lægge et

sigtelinjer på skrift

er der vist ikke nogen af partierne der endnu har fremlagt

debat det vil også give nogle klarere linjer for hvad

i dansk politik men det er selvfølgelig op til hvert enkelt parti at beslutte hvad man vil sige til danskerne og hvad man i det hele taget har på hjerte

hvor herre rené christensen var ude i sit kritiske lune og sagde at

jeg vil da gerne sige til herre rené christensen at selv om det var en lidt bister tilgang og selv om man vist nærmest skulle læse det mellem linjerne de steder hvor der kunne være ros til regeringen

håber jeg meget at vi i de kommende måneder og år kan få et fortsat rigtig godt samarbejde med dansk folkeparti det har vi haft da vi var

herre lars boje mathiesen var et frisk pust uanset om man er enig eller uenig

vi forhåbentlig i mange andre sammenhænge over de næste år vil kunne få et godt samarbejde mellem regeringen og nye borgerlige det synes jeg vil være rigtig godt og det tror jeg

fra liberal alliance var

rene ord for pengene det var nærmest en svovltale der blev holdt om alt det der var forkert ved socialdemokratiet

det er jo et

at indtage og jeg tror

der blev sagt fra herre ole birk olesens side

én ting som jeg bed mærke i og som jeg synes var et vigtigt budskab og det var da herre ole birk olesen sagde

vi kommer til at diskutere i den her folketingssal hvad er det pengene skal bruges

jeg kan sige til herre ole birk olesen hvis hede drøm fortsat er store skattelettelser at det

det der står øverst på den her regerings

os er det velfærd først det er tryghed først det er en grøn retning først og der har vi bare en fuldstændig forskellig tilgang til politik

har det været sådan lidt surt

at høre på mange af de indlæg der har været fra blå side det virker som om man lige skal finde sine ben og at man skal finde jahatten frem

håber jeg også at man der vil komme i arbejdstøjet og at vi kan lave ting i fællesskab og jeg synes faktisk at man kan lade sig inspirere af herre rasmus jarlov fra det konservative folkeparti

lyttede meget til talen og det var bestemt ikke fordi

jeg rigtig godt kunne lide ved herre rasmus jarlovs tale var at han blandt andet sagde og jeg citerer jeg håber at regeringen bliver en succes for det er vigtigt

herre rasmus jarlov og det konservative folkeparti pludselig er blevet vores parlamentariske grundlag men at der er en ægte vilje til

uanset hvem der har regeringsansvaret om det er rød eller blå så er det godt for danmark hvis regeringen har styr på tingene og kan lave

og at det konservative folkeparti har tænkt sig at være borgerlige stemmer der arbejder og det vil jeg gerne takke for for danmark har brug for et bredt samarbejde over midten og det gælder uanset om det er en rød eller en blå

ikke alene på talerstolen her i dag men også i forhold til de forhandlinger der pågår omkring finansloven det er vigtigt at vi har den nordatlantiske stemme klart rungende ikke alene fra grønland men også fra færøerne og alle fire nordatlantiske folketingsmedlemmer har engageret sig kommer med ideer visioner

derfor er der selvfølgelig et samarbejde der pågår i forbindelse med en finanslov og det der i øvrigt sker men der er også en regeringsperiode forude hvor vi i rigtig mange sammenhænge kommer til at arbejde tæt sammen og jeg vil bare gerne på regeringens vegne sige at det samarbejde ser vi meget frem til et ligeværdigt respektfuldt samarbejde hvor vi kan være enige eller uenige men hvor vi samarbejder tæt og det tror jeg vi kan

den femte juni fik regeringen et klart mandat af danskerne et mandat om at sætte en ny retning for danmark hvor vi styrker vores fælles velfærd og hvor vi gør danmark til en grøn stormagt igen det mandat er regeringen gået i gang med at gøre til virkelighed vi ved godt at vi ikke kan nå det hele med det samme og vi er meget ærlige om at der er utrolig meget vi gerne vil levere på og man kan ikke få det hele på plads i den første finanslov men vi kan tage afgørende første skridt og det har vi gjort med vores finanslovsforslag velfærd først tryghed tillid og en grøn fremtid og den nye retning

er det også klart at vores velfærdssamfund flere steder er spændt for hårdt for de der passer på vores børn vores ældre og vores syge løber for stærkt på uddannelsesområdet er der blevet sparet rigtig meget hvilket presser uddannelserne i vores yderområder og når det gælder vores klima og miljø

er det gået for langsomt med den grønne omstilling det er de udfordringer vi tager de første skridt til at løse med vores forslag til finanslov for det første sikrer vi en offentlig velfærd hvor vi sørger for at pengene følger med når der i de kommende år bliver flere børn og ældre og det er vigtigt for lige så dejligt det er at der kommer flere børn og ældre i de kommende år lige så vigtigt er det at vi sørger for at pengene følger med så man kan give den pleje den omsorg og de muligheder som vores børn og ældre fortjener

vi have tryghed om danskernes hverdag og tillid til myndighederne

for det tredje ønsker vi at sætte en ny grøn retning vi skal simpelt hen have et grønnere danmark

helt konkret betyder det at vi styrker velfærd og uddannelse

lægger tingene på bordet at vi afsætter

til vores politi og skattevæsen og at vi prioriterer mere end to milliard kroner til en ny grøn retning dermed ikke sagt at vi med et fingerknips løser alle problemerne i vores velfærdssamfund for det gør vi ikke men vi tager vigtige skridt

har vi også afsat en forhandlingspulje på mere end to milliard

til gode ting i forhold til vores velfærd

til kultur og hvad der nu måtte være et ønske om

det vigtigste på forhånd valgt at gøre noget andet vi har valgt at række hånden frem og sige

godt være at der faktisk var nogle gode ideer også hos nogle andre partier end i regeringen og jeg skal love for at man har taget imod den hånd det vrimler ind med gode ideer og det er godt men det er også klart

på et tidspunkt må kigge hinanden i øjnene og sige at kassen

og selv om jeg som finansminister rigtig gerne vil gøre alt hvad jeg kan for at vi kan tage yderligere skridt så skal der være balance og jeg har ikke et pengetræ stående uden for finansministeriet som jeg kan ryste hver gang der kommer en god idé og det er afgørende vigtigt at prioriteringerne

at opgaven ikke bliver lettere af at den tidligere regering efterlod regninger og uløste opgaver for tre milliard kr for en sund økonomi er forudsætningen for at vi kan gennemføre vores ambitioner for danmark og det er afgørende at dansk økonomi i udgangspositionen står stærkt hvis der skulle komme dårlige tider den gode nyhed er at dansk økonomi helt overordnet set er robust forventningerne til fremtiden er grundlæggende positive

selv om tempoet bliver lidt mere afdæmpet sammenlignet med tidligere år det går også fornuftigt på arbejdsmarkedet flere end nogen sinde før er nu i beskæftigelse og ledigheden er lav konkret ventes cirka niogtredivetusind flere i beskæftigelse i år og seksogtyvetusind til næste år og det er alt sammen positivt det har vi i fællesskab et ansvar for og det har vi i fællesskab været med til at skabe mulighederne for i det her folketing sammen med resten af det danske samfund ikke mindst vores erhvervsliv

men jeg tror også at alle kan se at der er mørke skyer i horisonten på det seneste har dårlige nyheder om global økonomi fyldt rigeligt i nyhedsbilledet og en lille åben økonomi som den danske vil blive berørt hvis den globale vækst og samhandel går ned i gear

det er ikke mindst brexit som vi er opmærksomme på og her vil det i særlig grad være et hårdt brexit som vil ramme danmark det kan få betydning for dansk økonomi selv om vi forbereder os

kan også ramme danmark hvis ikke der opnås enighed om en aftale mellem de to lande det samme gælder spændingerne mellem usa og eu i fredags havde jeg lejlighed til at vende dette med direktøren for præsident trumps økonomiske rådgiverpanel larry kudlow i det hvide hus og jeg gjorde det i den forbindelse klart at hvis man i usa er bekymret for en aftagende økonomisk vækst så er nye handelshindringer den helt forkerte vej at gå det sidste europæisk amerikansk

også dansk økonomi har brug for er en handelskrig mellem eu og usa endelig kan

være mere langvarig end vi før har troet

samtidig med at vi glæder os over det der går godt

opmærksomme på hvad der kan gå skidt og at vi som et lille land med en åben økonomi kan være sårbare det kræver at man fører en fornuftig og ansvarlig økonomisk politik

har vi styrket den med aftalerne med kommunerne og regionerne

det regeringen har lagt frem

det er en fornuftig aftale der er blevet lavet med kommunerne

helt afgørende vigtigt for regeringen var at sige at når der kommer flere børn

det er vi simpelt hen nødt til at gøre noget ved betyder kommune regionsaftalerne at alle problemerne er væk ude i vores kommuner og regioner nej det gør de ikke men de er et stort skridt i den rigtige retning og det er et skridt som skal følges af flere når vi laver aftaler i de kommende år

og vi vil ud over den del vi har lavet i regionsaftalen også løfte sundhedsområdet med tre hundrede million kroner til næste år og siden hen seks hundrede million kroner årligt det gør det nemlig muligt at ansætte tusind flere sygeplejersker

en og tyve det er rigtig vigtigt for vi har virkelig brug for mere sundhedspersonale og herunder flere sygeplejersker vi afsætter også penge cirka to hundrede million

og tyve med fokus på sociale indsatser og vi annullerer omprioriteringsbidraget på uddannelsesinstitutionerne ved at tilføre cirka syv hundrede million kroner i

vi afsætter cirka en hundrede og halvfjerds million

samlet set går vi virkelig ind her og laver nogle prioriteringer til gavn for vores velfærdssamfund til gavn for vores unge til gavn for vores erhvervsliv hertil kommer forhandlingsreserven som vi jo blandt andet skal se på når det gælder velfærd minimumsnormeringer uddannelse

jamen betyder det

ikke en finanslov der er til ugunst for dansk erhvervsliv og der er mit svar at noget af det

er veluddannet arbejdskraft så når den tidligere regering år efter år

det også betydet at vores uddannelser er blevet svækket år efter år efter år til skade for den enkelte unge men jo også til skade

det synes vi simpelt hen er forkert og uklogt regeringen ønsker et stærkt dansk erhvervsliv hvor vi sammen sikrer veluddannet arbejdskraft for netop veluddannet arbejdskraft er et af de vigtigste grundlag for et konkurrencedygtigt erhvervsliv derfor annullerer regeringen omprioriteringsbidraget på uddannelsesinstitutionerne og det betyder at uddannelsesinstitutionerne samlet set friholdes for besparelser på cirka seks

over de næste fire år det er mange penge samtidig viderefører vi kvalitetspuljen på cirka en hundrede og halvfjerds million kroner årligt til erhvervsuddannelserne det har stor betydning for vores erhvervsliv

med finanslovsforslaget for

og tyve er vi også med til at sikre tryghed om danskernes hverdag og tillid til myndighederne derfor afsætter vi en

det er helt nødvendigt for noget af det der er blevet efterladt til regeringen

er sat nok penge af til politiet til næste år det hedder i finansministeriel jargon en skrænt på cirka en milliard kroner vi har fundet den milliard

så vi kan videreføre en række flerårsaftaleinitiativer så vi sikrer politiskolen i vestdanmark et meroptag på

og en grænsereserve til blandt andet politiets indsats ved den dansk tyske grænse vi vil ikke acceptere at der skal skæres ned på dansk politi og derfor sætter vi også

indbetaler til fællesskabet opgaven med at styrke skattevæsenet er desværre ikke løst til næste år selv om vi gerne ville oprydningsopgaven og regningen i skattevæsenet er større end ventet og alle partier må tage del i oprydningen det er et arbejde som vil komme til at strække sig mange år frem

et arbejde hvor alle folketingets partier sammen må vise ansvarlighed vi afsætter en en halv milliard kroner til næste år

vi også etablere et nyt kontrolskattecenter og ansætte to hundrede og halvtreds nye kontrolmedarbejdere så vi blandt andet kan sætte ind mod den snyd og svindel og kriminalitet

og hvor udenlandske typer har haft sugerøret nede i den danske statskasse det har kostet rigtig meget vi har som samfund været vidne til

og skal vi stoppe derfor vil vi med det nye kontrolskattecenter styrke kampen mod skattely og aggressiv skatteplanlægning samt styrke indsatsen mod fejl snyd og organiseret kriminalitet på skatte og momsområdet men vi vil mere end det regeringen sætter også en ny og ambitiøs

i det forståelsespapir vi har lavet med det radikale venstre sf og enhedslisten og også med stærk og god og vedholdende inspiration fra alternativet

i fællesskab sat nogle utrolig ambitiøse klimamålsætninger det er vigtigt for danmark

at andre partier i det her folketing også stempler ind på den dagsorden

for der er nogle emner i politik der er så vigtige at de virkelig ikke egner sig til at man skal gå ned og

at finde hår i suppen men i stedet for egner sig til at man i fællesskab løfter sig op og prøver at sætte en retning som virkelig kan få betydning ikke alene for os og for nuværende generationer

for vores børn og børnebørn og oldebørn det her er et af de områder

målene vil blive forankret i den kommende klimalov og arbejdet med det grønne område begynder med finanslovsforslaget for

og tyve vi vil komme med flere initiativer der skal hjælpe os til at nå vores ambitiøse grønne målsætninger regeringen vil blandt andet sikre konkrete forpligtelser i den kommende klimalov dernæst udarbejde en klimahandlingsplan som skal bidrage til at sikre at nationale reduktionsmål nås og vi vil følge op på elbilkommissionens arbejde så vi bedst muligt kan realisere målsætningen om at alle nyregistrerede biler senest fra

og tredive er lav og nulemissionsbiler

men arbejdet begynder naturligvis allerede med forslaget til finanslov for

et grønnere danmark hvor vi gør brug af hele paletten af værktøjer regeringen vil blandt andet afsætte en milliard kroner til ny grøn forskning fordoble afgifterne på bæreposer og engangsservice og øremærke yderligere seks hundrede million kroner inden for udviklingsbistand til grønne projekter

vigtigt at sige at også her er der kun tale om en begyndelse og at vi

om vi måtte hæve ambitionerne yderligere kan

folketinget det vil kræve en enorm indsats fra hele danmark fra civilsamfundet fra erhvervslivet

og derfor er der også grund

givet tilsagn om et tæt partnerskab for at nå de halvfjerds procent

alle de ting

kun bliver til virkelighed hvis vi kan skaffe et flertal

vil vi meget meget se frem til

i fællesskab med jer kan blive endnu bedre jeg vil gerne takke for alle de drøftelser jeg har haft med alle partier og de fire nordatlantiske medlemmer det har været en god oplevelse og jeg ser frem til at vi forhåbentlig en dag i november

set ikke meget nyt i det jeg kender også finansministeren fra hans tidligere virke

minder meget om den tid meget analytisk meget lidt politisk meget embedsmandsagtigt

at finansministeren nu efter at man er gået fra opposition til regering ikke er i stand til at levere på det løfte

i kan man sige indtægter ved at bruge færre konsulentkroner det er jo noget som er kommet som en åbenbaring

i løbet af ret kort tid hvad er det der gør at man fra man præsenterede udspillet i valgkampen og

frem til august måned hvor man gik i gang med at lave finansloven

nåede frem til at det som var det største finansieringsbidrag i den såkaldte socialdemokratiske økonomiske plan så

det har jeg ikke specielt været og jeg synes egentlig at vi skal holde os til hvad det er vi snakker om her nemlig politik

er også dér herre troels lund poulsen er bedst når det angår spørgsmålet omkring konsulenter ja så er det regeringens holdning at der bliver brugt for mange penge

i danmark og at det ville være bedre at vi brugte nogle af de penge på vores ældre

dér hvor man kan mærke det og det er

vi også har drøftet med kommunernes landsforening

det her er jo en udfordring ikke alene i staten men jo også ude i regionerne

derfor har vi sat os for i fællesskab at se på hvordan

brugen af eksterne konsulenter til gavn for velfærden i danmark det synes jeg er en seriøs og fornuftig måde at gøre det på og jeg håber da meget at

venstre

engagere sig i den debat man har jo tidligere lavet politiske aftaler hvor man har sagt at der skal spares på konsulenter uden at man sådan helt fortalte hvordan det skulle gøres

vi vil gerne lave et grundigt stykke arbejde her

troels lund poulsen det er fortsat vores ambition

som man har præsenteret nu men

det der gør danmark rigere men når man ser på det forslag

med den finanslov der nu bliver forhandlet

diskutere og spørge finansministeren om hvor

en af de allerbedste måder vi kan sikre det på er det som jeg også brugte lidt tid på i min tale

hvis der er noget som jeg også har hørt der har været kritik af i forhold til den tidligere regering

vi lever i en verden som er global

hver eneste dag derfor har vi

at vores unge mennesker ikke er blandt de allerallerbedste i verden når de går ud med et eksamensbevis i hånden og vi har slet ikke råd til at for mange af dem ikke har fået det eksamensbevis

i forhold til beskæftigelsen

tryghed tillid og en grøn fremtid

og nu vil læse op her hvad det er for nogle mennesker som vi har på tålt ophold i danmark vi har atten som har begået narkokriminalitet der er atten der har begået krigsforbrydelser tolv der har begået voldtægt og voldtægtsforsøg otte der har begået drab seks der har begået grov vold

to brandstiftelse to er menneskesmuglere

statens sikkerhed og en har forsøgt at begå terror

på lindholm hvor man kunne holde styr på hvor de her mennesker

i dag færdes de jo frit

og hvordan ønsker den nye regering at holde styr på hvor de her

er der ikke meget tryghed og tillid i

når man er på et udrejsecenter er det fordi man ikke længere skal være

nogle af de personer vi her taler om har begået utrolig alvorlige forbrydelser og det tror jeg vi i fællesskab ser på med den allerallerstørste alvor så er spørgsmålet

så er den bedste placering og der har den tidligere regering jo så sammen med dansk folkeparti fundet ud af at det skulle

der tror jeg bare at man i al stilfærdighed må sige at det er et utrolig dyrt og ikke særlig hensigtsmæssigt sted at placere de her mennesker derfor vil regeringen jo

initiativ til at vi finder en bedre løsning end den som

kom med det var et løsningsforslag

hvor de her mennesker skulle være indtil de kan udrejse af danmark det er jo folk der har fået dom i danmark af en dansk dommer på at de ikke må opholde sig i danmark længere

når man ikke vil det som den tidligere regering og dansk folkeparti ville

er det bare et udrejsecentre hvor man kan komme kørende i bmwen gå ind og krydse sig af og så kan man køre afsted igen

eller er det et sted hvor man faktisk forventer at man kan have styr på de her mennesker

der også optræder blandt de her

er et spørgsmål om at vi skal finde et sted hvor vi har styr på folk og hvor

om den placering og den løsning man havde fundet under den tidligere regering sammen med dansk folkeparti var den klogeste og der siger vi nej det synes vi ikke det var en utrolig dyr løsning og det var også en

meget lang tid at gennemføre og derfor må man jo stille sig selv spørgsmålet hvis det er noget der er enormt dyrt og tager meget lang tid at gennemføre er det så det rigtige at gøre der tror vi at vi kan finde på noget klogere og det vil vi selvfølgelig vende tilbage til folketinget med når vi har det konkrete bud på

halvfjerds procentsmål om reduktion af drivhusgasser

også og tak for det at der skulle hjælp til at nå derhen

virkelig et ambitiøst mål og vi tager ambitioner

er rigtigt der i socialdemokraternes finanslovsudspil

eneste initiativ der reducerer drivhusgasudledningen i

om halvfjerds procentsmålsætningen

med de partier der har peget på regeringen og alternativet og

er kommet til

også med den aftale vi forhåbentlig kommer til at indgå blandt andet med det radikale venstre tage yderligere initiativer i forhold til det regeringen allerede har lagt frem vi har en forhandlingsreserve på mere end to milliard kr vi også kan bruge

også i det finanslovsforslag vi har lagt frem initiativer som jeg da meget håber vil bidrage til at nedbringe

og ni og tyve hvis vi skal have de nye værktøjer som vi ved vi får brug for og vi må også bare konstatere at forurening og klimaproblemer jo ikke er isoleret til kongeriget danmark det er i høj grad også en global udfordring derfor er det også at vi meget gerne vil bruge udviklingsbistanden

nogen konkrete initiativer

en milliard kroner jordudtagning af de sårbare landbrugsjorder fordi

vil finansministeren også se på andre tiltag

jeg tror også at man skal være meget opmærksom på

man dér kan se på det er jo også uden at røbe for meget ideer som ikke alene det radikale venstre

være et værktøj vi kan bruge og så synes jeg det er vigtigt at sige at når det gælder den her indsats er det ikke alene finansloven så er det også en klimalov og så er det en klimahandlingsplan

første

må man jo også hvis man har flere ønsker komme med nogle finansieringsforslag

til børnene og en mere ambitiøs klimaindsats så skal vi også

trækker i den rigtige retning i forhold til at mindske uligheden og sikre grøn omstilling

nævne tre eksempler på

der ligger ud over det regeringen har som finansiering

skal man finde nogle andre indtægtskilder jamen så er det klart at

det vil vi også lægge vægt på men jeg glæder mig til i de kommende uger

på ikke alene hvor man kan bruge pengene men

have finansiering som trækker i den rigtige retning i forhold til at mindske uligheden

det jo fordi det står nævnt adskillige gange i forståelsespapiret at

vil gøre en indsats for at mindske uligheden og med al respekt

er det jo ikke regeringens finanslovsforslag for

holde hånden under det velfærdssamfund som har været udsat for en rimelig hård behandling

og hvor rigtig rigtig mange af vores

ulighed er noget der også optager den her regering ligesom det optager sf

er glad for at vi nu har fået en regering og et flertal i danmark for hvem bekæmpelse af ulighed er noget vi lægger vægt på

ud over det demografiske træk

ikke sket et løft som sikrer imod forringelser

til de sidste fire år det må man jo også som

demonstrerende forældre og bedsteforældre

penge til den grønne omstilling som klimaaktivisterne har demonstreret for så

finansministeren når finansministeren har hørt debatten i dag og har hørt indlæg fra radikale

det så ikke

meget stort indtryk på finansministeren at alle de tre partier sådan

synes at der skal flere penge på bordet og at

er finansieringsforslag som kan virkeliggøre det handler det

kommer med ideer og forslag

men det der er min opgave som finansminister

fornuftige balancer både i forhold til hvad vi bruger pengene på og det er for mig at se velfærd først blandt andet synes jeg er utrolig vigtigt med flere sygeplejersker og flere medarbejdere i det hele taget både i vores kommuner og regioner det er det

med kommune og regionsaftalerne har taget skridt til

sørge for at der er en økonomisk balance og vi har faktisk med det her

på velfærd og jeg glæder mig over at enhedslistens ordfører også anerkender at det er en helt anden måde at gribe tingene an på

grænsen op hvis vi skal fjerne uddannelsesloftet og hvis psykiatrien skal have en akutmilliard

der ikke penge nok og når vi samtidig har en situation hvor der jo tydeligvis er bred enighed

yderligere finansieringskilder som kan indgå i finanslovsforhandlingerne så er det vel egentlig bare et spørgsmål om den politiske vilje til at

bruger vi da på noget som i forvejen fremgår af forståelsespapiret og som det er indlysende at vi skal

i dag at der er utrolig mange ideer til hvordan vi kan bruge

flere penge men det er ikke nødvendigvis sådan at dem der

vi har lagt frem giver et klart

ikke løse det hele i den første finanslov og jeg kommer

for kort til at sidde og være sur opposition så det har vi ikke

hvilken økonomisk politik man vil anlægge

den nye lykketoft corydon eller anker jørgensen det er meget spændende

indflydelse på hvor mange der kommer i arbejde og et

hvor man hæver skatterne selv om der er et meget meget stort råderum jeg har lidt svært

skatterne og stadig væk have et strukturelt overskud

sætter en klar retning der sætter velfærd først

vi samtidig også styrker vores politi og

vil jeg da være meget glad for det eftermæle

at skrive mit eftermæle jeg har kun siddet i jobbet i meget kort tid og jeg håber at få lov at sidde i det lidt længere så det er nok lidt tidligt at

men noget af det jeg håber vil være en del af det eftermæle

om arbejdsudbud og overskud på statsbudgettet

finanslov med et negativt arbejdsudbud og igen hvorfor skal skatterne hæves når

til næste år så regner vi med at der kommer cirka seksogtyvetusind

efterfølgende men jeg tror at noget af det vi forhåbentlig i fællesskab også kan komme til at tale om er hvordan vi kan lave kloge reformer fremadrettet og noget af det jeg meget gerne vil lave også med de konservative er det man kalder andengenerationsreformer hvor det ikke bare handler om hvor mange mennesker man får i arbejdsudbud men hvad det er for kvalifikationer

jeg kunne forstå på et tidligere svar at finansloven ligesom finanslovsudspillet er første skridt og så kommer

hørt nogen der bare klappede ad finansloven og sagde her gør vi det rigtig godt

det udspil der er kommet fra regeringens side

smykke sig med det jeg har sagt er at jeg gerne vil være en

jeg som finansminister ikke også kan have de dyder en finansminister normalt har

stemme der skal have styr på tingene vi skal have orden i prioriteterne

også tro er noget af det som man i alternativet vil give mig ret i at i år to tusind og nitten er det ikke nok man er også nødt til at sætte sig nogle grønne målsætninger og noget af det vi er for dårlige til i dag er faktisk at kunne se hvad

effekten af de tiltag vi tager er det er derfor jeg vil afsætte penge til at lave grønne regnemodeller

diskussionen her i dag lader jeg mig inspirere af den ja det gør jeg er jeg optimist også efter haft besøg af alternativet i finansministeriet ja

når man nu ser hvad der sker ude i verden på det her område green new deal bliver præsenteret i europa i usa i

lejlighed til at mødes med finansministre fra det meste af verden

en god oplevelse fordi der har man en forsamling af finansministre der ligesom jeg siger at vi skal kunne noget mere og at vi skal koordinere på tværs vi skal tænke det grønne ind ikke bare som noget man snakker om i skåltaler men som en rygrad i

det her minut som jeg nu har lad os nu tage det her med konsulenter

er at man finder ud af hvor stor en andel af de

reducerer man bidraget til regionerne med den procentsats

i de drøftelser vi kommer til at have både med kommunernes landsforening og med danske regioner i fællesskab kan finde ud af hvordan vi gør det her klogest sådan at

det har nogen dårlige effekter derude

staten og kommunerne og regionerne at man kan gøre tingene klogere end man gør i dag og at vi har et ansvar for

og som herre lars boje mathiesen sagde fra den her talerstol det er blandt andet herfra

vil have en ti procentsreduktion vi lægger det ud til de enkelte magistratsafdelinger så må de levere på den målsætning vi vil have

her penge kan bruges bedre end på eksterne konsulenter og så tager vi skridtet og så sætter vi kravene det krav burde regeringen også sætte

man i aarhus kommune også i den her sammenhæng kan inspirere regeringen og folketinget

jeg jeg tror også at der er vigtige erfaringer fra andre kommuner og regioner og måske oven i købet også fra staten men det man i hvert fald kan sige

en regering der prioriterer det her og har sat arbejdet i gang

de samme uddannelsessteder og tale med de unge mennesker

han og socialdemokratiet ville prioritere den grønne omstilling meget højere end han påstod de blå partier ville

hvor mange af de unge mennesker tror finansministeren mon regnede med at finansministeren

sin første finanslov ville hæve

landet gav er et budskab til os politikere på tværs af partier om at det grønne skulle sættes i højsædet de har en meget klar forventning om at det også

den regering som jeg er finansminister i har lige lagt et finanslovsforslag frem hvor vi sætter mere end to milliard kroner af til en styrket indsats på det grønne vi kommer med en klimalov som jeg ikke ved om herre ole birk olesen vil være en del af men det håber jeg og derefter

havde en forventning om nemlig at vi sætter handling bag ordene

en grøn bil som kan strøm fra vindmøller om natten og så bruge af den strøm om dagen jeg tror ikke at et eneste af de unge mennesker havde en forestilling om med de ord som finansministeren brugte i de debatter

han som sin første gerning som finansminister ville fremlægge en finanslov med højere afgift på elbiler jeg tror at de unge mennesker føler sig svigtet af finansministeren jeg tror at de unge mennesker føler at han har snydt dem i valgkampen

af politikere i al almindelighed i for lang tid nemlig snydt på den måde at vi ikke herinde

sætte en grøn retning det gør den nye regering for danmark

det er afgørende i en dansk sammenhæng det sætter en retning på globalt plan og i stedet for at forholde sig til én

lidt som et plaster på såret for nogle af de andre aftaler men virkeligheden er

at allerede nu lægger regeringen op til ti lempelser på udlændingeområdet man vil give markant flere penge til flygtningefamilier

kontanthjælp selv om man ikke har været i danmark længe man vil gøre det nemmere for flygtninge at blive i danmark vi ser jo tal fra finansministeriet der viser

det danske samfund årligt er på omkring tre og tredive

den ikkevestlige indvandring har finansministeren regnet på hvor meget de her ti lempelser koster det danske samfund i kroner

vil tage ansvar at videreføre den faste og stramme

og som jeg også håber at et flertal i det her folketing fortsat bakker op om for jeg er helt overbevist om at befolkningen gør det og vi kommer ikke til at slække på udlændingepolitikken men der har været beslutninger som vi synes

at man ville bruge en masse masse penge mere end man behøver på noget der i øvrigt tager alt for lang tid

og det er bare ét eksempel hvor man kan sige at der vil vi fortsætte en stram udlændingepolitik

at blive i et land betyder noget og det er jo præcis to af de ting som jeg nævnte lige før man vil give flere penge til flygtningefamilier man vil gøre det nemmere at optjene kontanthjælp selv om man ikke har været

i danmark længe og man vil gøre det nemmere at

kan ministeren ikke se at det her

jo er nogle af de mest klokkeklare og stærkeste lempelser man overhovedet

hvis ministeren ikke vil komme med et økonomisk tal på

kan ministeren så sige sige hvor meget af den danske kultur

udlændingepolitik for det her land det er en helt grundlæggende og afgørende

den her regerings arbejde og jeg formoder at der fortsat er et stort flertal i folketinget der bakker op om det

i de kommende år når den her regering skal udfolde sin udlændingepolitik og så håber jeg da at de erfaringer man har gjort sig fra de seneste fire år

kan man så også få glæde af i opposition

jo desværre ikke alle besparelser på uddannelse

videreførelsen af taxameterløftet til humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser

udspillet og det til trods for at finansministeren faktisk selv har anvendt det såkaldte

om regeringen har glemt at få taxameterløftet med

i den første finanslov vi laver løse alle problemer men vi kan tage nogle vigtige skridt i den rigtige retning noget af det allervigtigste når det gælder uddannelse er at vi kan komme af med det omprioriteringsbidrag som virkelig

utrolig stor skade bredt i den danske uddannelsesverdenen og det synspunkt tror jeg også det radikale venstre deler så har vi ikke kunnet få alt med derudover men jeg vil bare også i al stilfærdighed gøre opmærksom på at vi jo har

som jeg blandt andet forventer at skulle drøfte med det radikale venstre og der har partierne jo mulighed for at komme med deres ønsker og

kan i jo også selv kigge i det radikale forslag der har vi i hvert fald fundet finansiering til både afskaffelse af omprioriteringsbidraget geninvestering i uddannelse afskaffelse af uddannelsesloftet og en videreførelse af taxameterløftet men

skulle uddannelserne ikke bekymre sig om beskæringer

nu har vi jo rent faktisk været med til i hvert fald at gøre socialdemokratiet til et regeringsparti

eksempelvis i forhold til hum sam men vi har også taget tingene i rækkefølge og den allerallervigtigste opgave vi stod med på uddannelsesområdet var at komme af med det omprioriteringsbidrag det betyder ikke at vi ikke også gerne vil forbedre vilkårene i forhold til hum sam og så siger jeg bare vi har faktisk en forhandlingsreserve i fællesskab vi nu skal drøfte og der tager jeg meget gerne imod gode forslag og

og decideret sige at investeringerne i uddannelse i den

spørgsmål som skulle være ret nemt for en finansminister at svare på og det er hvad er bnp effekten af de øgede investeringer i uddannelse

det vi gør er jo i virkeligheden at vi sætter en stopper for de planlagte planlagte besparelser

at vi begge to deler den passion men forskellen er at herre tommy ahlers havde den opgave

være minister i en regering som sparede på uddannelse over en bred kam så nytter det jo ikke noget at man har al den gode vilje i verden

og de bedste intentioner og i øvrigt en stor indsigt og viden for det har herre tommy ahlers hvis der ikke er en regering der også er parat til at sætte handling bag ordene

hvad er den konkrete bnp effekt af de investeringer i uddannelse

under forudsætningen af at andre partier kommer igennem med endnu mere investering i uddannelse

eller fordi ministeren ikke tror der er en bnp effekt af den investering

hvad vil bnp effekten blive hvis den her regering i øvrigt laver en aftale med andre partier som

have mange bolde i luften er ikke spåmand og jeg ved ikke endnu hvad det er for en finanslov jeg kommer til at lave med andre partier og dermed hvad bnp effekten på uddannelsesområdet måtte være

som regering især når man er en etpartiregering og

i hvert fald er der et stort rundt nul at finde i regeringens finanslovsforslag

det er den rigtige og det er den seriøse måde at gøre det på må vi forstå på finansministeren i dag ja det er da nok helt rigtigt men hvorfor fortalte man ikke det ærligt til danskerne

i stedet lavede man en økonomisk plan hvor man sagde at man allerede i

tyve kunne finde tre milliard

mit spørgsmål skal så være til finansministeren når nu det kræver et grundigere stykke arbejde

ikke lever op til sine løfter i år vil finansministeren så garantere

politik der bare kan gøres med et fingerknips men vi har sagt at vi synes der bliver brugt for mange penge på eksterne konsulenter i det danske samfund det er blevet gjort under den tidligere regering

under socialdemokratisk regering

og derfor er det vel meget fornuftigt at man sætter nogle mennesker sammen der hver især har et ansvar for hvordan vi kan få bragt

med kommuner og regioner og når vi laver det arbejde

vi ønsker at skære ned på konsulenterne som man bruger for mange af ellers var der

set ingen grund til at lave det arbejde sammen med

såre undrer mig at socialdemokratiet i sin økonomiske plan allerede for to tusind og tyve indlagde en finansieringskilde i øvrigt den største finansieringskilde overhovedet i den socialdemokratiske økonomiske politik lå der tre milliard

så hvis det ikke kunne gøres med et fingerknips hvilket vi er enige om

processer og alt muligt andet men tilbage til mit spørgsmål som finansministeren ikke svarede på vil man garantere fra finansministerens side at man på finansloven for to tusind og en og tyve med det forslag regeringen skal præsentere her lever op til sit løfte og finder en besparelse på tre milliard

eneste

man rent faktisk har lavet den manøvre

at fortælle hvordan det skulle foregå

en aftale der blev lavet under den tidligere regering hvor fru sophie løhde måske ovenikøbet sad med ved bordet

uden at man så i øvrigt angav hvordan det skulle gøres

har et behov for at få tjekket op på hvordan det hele skal hænge sammen med den aftale

ligger der så et arbejde vi gør tingene seriøst i den her regering og vi arbejder fortsat på at få nedbragt brugen af eksterne konsulenter

være helt sikker på at det er der en garanti for

gælde for alle og vi skal gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige

danskere jeg vil gerne spørge ministeren om landmanden spiludvikleren murerfirmaet restauranten og mange andre familieejede virksomheder får bedre eller dårligere muligheder for at investere i nødvendig teknologi grøn omstilling eksport nye arbejdspladser altså alt det der lige præcis skal være med til at finansiere vores velfærd og vores grønne fremtid hvis

jeg synes at uanset hvad vi i øvrigt måtte mene om det konkrete forslag så er der grund til at folketinget også på en aften som i aften udtrykker den respekt og den anerkendelse så er det rigtigt at vi vil

det er sund fornuft at vi omgør den beslutning der er truffet tidligere det øvrigt også det som det økonomiske råd har sagt giver mening

den tidligere regerings ministre har givet udtryk for ikke har nogen

fra et svar der er blevet givet

af min forgænger herre kristian jensen samlet set er det således vurderingen at der ikke er belæg for at antage væsentlige adfærdseffekter forbundet med ændringer af bo og

den tidligere regering som

vedrørende virksomheders værdiansættelse som jo handler om goodwill og fremtidig indtjening for det kunne måske også være med til at hjælpe lidt på sagen der er jo en metode i dag

som gør at virksomhederne ikke aner hvad det er de egentlig bliver beskattet

i forbindelse med generationsskifte vi i være villige til at kigge på det vil ministeren

det er jo et udtryk for at vi gerne vil have en konstruktiv løsning i samarbejde med dansk erhvervsliv fordi dansk erhvervsliv er så utrolig vigtigt

det gælder både de små og større familieejede virksomheder og også alle andre virksomheder i det her land så svaret er at erhvervsministeren har meddelt at

og jeg vil tro at det også er noget fru mona juul vil høre nærmere

lagt op til at der skulle ske en evaluering af den for at se hvad resultaterne har været af det arbejde den har kunnet bidrage til og det

man vil lave den evaluering færdig

vi afslutter finanslovsforhandlingerne

og jeg tror det var sundhedsministeren der var socialdemokratiets daværende landdistriktsordfører og

til at styrke indsatsen for at sikre bedre bredbånd til danmark jeg glæder mig da over at

det må jeg håbe kan brede sig til andre medlemmer af venstres folketingsgruppe

og derfor tusind tak for

og danske regioner og som er en del af den samlede finanslov og som jo netop betyder at vi nu kan holde en hånd under velfærden og når der

flere ældre hvilket er rigtig dejligt

på alle måder positivt så må der også følge penge med og det er faktisk det vi har lavet en aftale med danske regioner om

det er det vi har lavet en aftale med

i forhold til hvad der sker ude lokalt løser det vi har gjort her alle problemer nej men jeg glæder mig oprigtigt over også som tidligere borgmester at vi nu kan tage et vigtigt skridt i den modsatte retning af nedskæringer og nedskæringer hvor man har skullet løbe stærkere

afsætte penge til at der kan ansættes tusind yderligere

naturligvis da vi afsatte faktisk

og det er ikke noget der løser alt heller ikke i forhold til vores svageste ældre men det er et første og det er et vigtigt skridt og jeg vil meget håbe at den her regering kan få lov til at tage flere skridt

der kan være med til at skabe bedre forhold for vores svageste ældre også i forhold til psykiatri og det gælder både

med psykiske problemer men også langt bredere end det for det er der brug for og der opfatter jeg jo det radikale venstre som et af de partier der vil være en stærk forbundsfælle

handler om udgiftslofterne og der vil vi jo egentlig gerne benytte lejligheden til når

folketingssalen også at sige at

måske er ved at være tid til i forhold til

mere fleksibel løsning

anlægsbudgetterne jo bliver større og større hvis en kommune eksempelvis skal bygge en folkeskole

kan den hurtigt koste et par hundrede millioner efterhånden vi kan se at der er et stort efterslæb i

det der sker er jo at projekterne nogle gange flytter sig mellem årene og så er det man står med de her udfordringer

egentlig bare en opfordring til at den siddende finansminister tager med i sine overvejelser

er ved at være tid til at se på en mulighed for at justere ikke for at fjerne lofterne men for at gøre det mere fleksibelt i forhold til anlægslofterne så det var bare en bemærkning i forhold til forslaget men igen det er et forslag som vi

budgetloven som vi jo i

folketingsår skal se på en revision af det skal ikke være nogen hemmelighed at

vi helst så budgetloven skrottet helt af mange forskellige grunde budgetloven fører blandt andet til overdreven

skrappe økonomiske sanktioner over for kommunerne ved budgetoverskridelser hvis kommunerne under et forbruger mere end budgetteret vil budgetoverskridelsen bliver modregnet i bloktilskuddet i det kommende år

det er en mekanisme som har ført til en spareadfærd i kommunerne

har forplantet sig helt ned i de enkelte institutioner af frygt for at bruge blot en smule for meget sparer alle institutioner op og når alle led i kæden sparer i så høj grad fører det jo til et stort mindreforbrug i forhold til det budgetterede man kan jo se hvis vi ser på årene to tusind og elleve til sytten at så har kommunerne brugt i alt en og tredive

besparelse på godt fire milliard kroner eller knap to procent af kommunernes samlede nettodriftsudgifter eller hvad der svarer til godt og vel ni tusind offentligt ansatte

mindreforbruget medfører jo at kommunerne leverer mindre velfærd end hvad borgerne betaler for og derfor er regningen for budgetloven sendt til modtagerne af velfærd

giver et pres for at bruge pengene sidst på året årsagen til det er jo at der ikke med budgetloven er givet adgang til at mindreforbrug i et år kan føre til merforbrug

året efter uden at bryde det nye års budgetrammer

i forhold til en revision af budgetloven og det er jo også en af de ting som vi nok kommer til at lave en revision af nemlig en

form for flerårige budgetter som kan resultere i en opblødning af budgetloven som trods alt alt andet lige vil føre til

der er også andre forslag som vi har tænkt os at bringe på bane i

til hele diskussionen omkring budgetloven hvis det er at man ikke vil følge vores forslag om helt at skrotte budgetloven så kan man jo følge en håndfuld

man kan for eksempel undtage

klimainvesteringer bør efter vores opfattelse være undtaget anlægsloftet på den måde kan der skabes en øget fleksibilitet man kan indskrive i loven som foa har

at den offentlige økonomi skal følge befolkningsudviklingen og den øvrige velstandsudvikling det vil sige det

velstandssikrede demografiske træk

procent af bnp kan jo udvides til en

man kan stille krav om at fjerne sanktionerne og erstatte dem med løbende overvågning henstillinger eller følg eller forklar princippet eller gøre sanktionerne lempeligere om man vil så de udmåles over en fire årig periode og ikke hvert år som nu

vi er grundlæggende modstandere af budgetloven som institution vi mener den har ført til uhensigtsmæssig brug af offentlige midler den har skabt en spændetrøje som har ført til mindre forbrug

vi ser meget frem til at der kommer en revision af budgetloven som måske ikke fører til en skrotning men

så i hvert fald fører til så mange ændringer af budgetloven at vi får en fornuftig fornuftig måde at styre

med så mange revisioner at det måske ikke bliver en skrotning men i hvert fald

budgetloven enhedslisten er modstandere af budgetloven og derfor kommer vi heller ikke til at stemme for l to og l tre som som vi heller ikke har gjort ved tidligere behandlinger

jeg vil også kort tage ordet

med det samme budskab netop fordi vi nu gennem

medaljen ved at have en budgetlov i modsætning til enhedslisten mener vi i

ikke at det er skadeligt at have en budgetlov men vi synes det er skadeligt at have den budgetlov som vi har

og deslige på et tocifret milliardbeløb penge som det demokratisk er blevet besluttet skal bruges på velfærd

for voldsomme for kommunerne

bruge det der rent faktisk var var sat af så vi ønsker en budgetlov der er

er mere elastik i krisetider så man kan føre

på sanktionerne så vi ikke får det her meget skadelige underforbrug ude i kommunerne og regionerne

budgetter og endelig også som herre rune lund var inde på at vi rent faktisk tænker de klimainvesteringer som vi skal have foretaget

på anlægssiden undtager klima og

en rimelig buldrende økonomi lige nu så det er også et udmærket styringsredskab i forhold til ikke at overophede økonomien men vores budskab til finansministeren er

allerede nu burde sidde i forhandlinger om netop budgetloven

har strammet op på den rigtige måde og den måde som det er indrettet på nu fordrer

en ansvarlighed og en selvstændighed og også giver et manøvrerum ude i de enkelte kommuner hvor de kan adressere de behov som de har hver især det mener jeg

ansvar og frihed går altså hånd i hånd og det skal det også gøre på den her måde hvis man giver mere frihed til kommunerne

skal de også begynde at tage ansvar i stedet for det lidt bistands og

som de i dag har til regeringen og til folketinget at hvis der

de sig over det andet så frihed og ansvar hører altså sammen omkring de to men vi

til formål at fastsætte de konkrete niveauer for udgiftslofter for stat kommuner og regioner for finansårene

det følger som bekendt af budgetloven at der hvert år fastlægges udgiftsloft for det nye fjerde år så der hele

er fastlagt udgiftslofter for en rullende fire årig periode det følger endvidere af budgetloven at der i særlige tilfælde herunder i forlængelse af folketingsvalg og i forbindelse med større reformer eller ved andre væsentlige større ændringer af statens indtægter kan fremsættes et forslag til lov om ændring af de gældende udgiftslofter

og udgiftslofterne skal understøtte at de offentlige udgifter udvikler sig i overensstemmelse med det planlagte og at de finanspolitiske målsætninger og prioriteringerne i de mellemfristede økonomiske planer overholdes de foreslåede udgiftslofter afspejler de udgiftspolitiske prioriteringer i forbindelse med finansloven og tyve og de indgående økonomiaftaler med kommuner og regioner

udgiftslofterne afspejler således bla

vi som led i de indgåede økonomiaftaler med kommunerne og regionerne har afskaffet det kommunale moderniserings og effektiviseringsbidrag og omprioriteringsbidraget i regionerne de foreslåede udgiftslofter for

og tre og tyve er fastlagt i overensstemmelse med en opdateret mellemfristet fremskrivning der er baseret på regeringens finanslovsforslag for

og de foreslåede udgiftslofter er fastlagt i overensstemmelse med målet om strukturel balance

og fem og tyve i forbindelse med en kommende opdateret mellemfristet plan hvor regeringens overordnede prioritering af den økonomiske politik lægges fast vil der i henhold til

jeg skal for god ordens skyld gøre opmærksom på at lovforslagene er sendt i høring med frist til den tredivete oktober og høringssvarene vil blive fremsendt til finansudvalget umiddelbart efter og vil ligge til grund for andenbehandlingen af lovforslagene

jeg er naturligvis klar til efterfølgende under udvalgsbehandlingen at besvare de forskellige spørgsmål der måtte være og derudover tager jeg de kommentarer der er kommet fra de forskellige ordførere til

er nogle voldsomme uhensigtsmæssigheder i den måde

vi har skruet det her sammen på altså vi hører

ene groteske eksempel efter det andet en skimmelsvampramt skole

det kommer til at koste halvtreds procent mere at renovere den end at at

en ny men man bliver nødt til at vælge renovering fordi det er

skole og sådan er der utallige eksempler

er det for at undgå overophedning af dansk økonomi

jo så i forbindelse med med de aftaler vi har lavet med kommunerne faktisk hævet anlægsloftet netop for at give kommunerne mulighed for at investere mere i eksempelvis bygninger end de har haft mulighed for tidligere og derfor tror jeg at det er vigtigt at sige at det vi her har lagt frem er det vi for nuværende synes er den mest fornuftige måde at håndtere det på men

kunne løfte sløret lidt for hvilke tanker finansministeren og regeringen i øvrigt har i forhold til hvad man kan kigge på af ændringer af

jeg kom selv med nogle ideer til hvad man man kunne kigge på og jeg tænker på om finansministeren så også lige kan løfte sløret for hvad

have af forslag til ændringer men noget af

som kunne være en mulighed for at man

ude i kommunerne eksempelvis kan lave en mere fornuftig planlægning

af offentlige kroner ved at man skynder sig at bruge budgettet

være rigtig væsentligt men jeg tænker også i disse klimatider hvor vi jo skal lave en en hurtig grøn omstilling og investere i i vedvarende energi og solceller og andre ting

være godt hvis man vedtager en positivliste hvor man siger den her type investeringer

for klimaet og kampen mod klimaforandringer dem kan man undtage

muligheder og jeg ved ikke om finansministeren er klar til at melde ud her men jeg synes

der er mange måder man kan revidere budgetloven på som giver rigtig god mening

jeg synes at det er fornuftigt og det afspejler også de aftaler vi har lavet med kommuner og regioner

er en af de diskussioner der er relevant jo flerårige budgetter der kan også være andre

er at uanset hvad formålet måtte være med en

også påvirker i forhold til en eventuel overophedning

vi hele tiden skal veje nogle ting op i forhold til hinanden

også kunne fremlægge nogle overordnede prioriteringer i den økonomiske politik

det håber jeg da så også at der i givet fald vil være opbakning til i folketinget det er jo selvfølgelig også en drøftelse vi i givet fald skal tage med venstre

en spade for en spade det her er jo noget der er aftalt og som skal gennemføres

her som ligger med med de flerårige budgetter

på de forskellige områder som åbner op for at de decentrale områder sagtens kan køre med

forstået det sådan at der fra en række borgmestres side er et ønske om at få en udvidet adgang til at kunne lave flereårige budgetter blandt andet

kommuneaftale der rækker mere end

år frem og det er der nogle fordele ved